jeg gør opmærksom på at der vil blive stemt om eventuelle forslag til vedtagelse inden mødets afslutning

fru ellen trane nørby til begrundelse af forespørgslen men jeg ser ikke fru ellen trane nørby

vi i dag præcis som vi gør det hvert år gør status over folketingsåret der

på hæld jeg skal derfor på vegne af forespørgerne anmode statsministeren om at give en redegørelse for den indenrigs og udenrigspolitiske situation

så vigtigt

arbejder er fællesskabet stærkere når vi arbejder mere bliver vi rigere

gøre en ekstra indsats det kræver handling det kræver hårdt arbejde det kræver tæt samarbejde

for vi har gjort det før i danmark i tider som var mere vanskelige end de er i dag

til at samarbejde i en tid hvor totalitære kræfter havde

satte danske politikere sig sammen på tværs af ideologiske skel de mødtes i en lejlighed på østerbro og indgik forlig kanslergadeforliget satte skub i økonomien og

en socialt retfærdig måde

efter anden verdenskrig og skabte et unikt velfærdssamfund så skyldes det vores samlede arbejdsindsats vi blev bedre uddannet vi brugte ny teknologi

på samme måde og ved at stå sammen ved at træffe svære beslutninger ved at flytte danmark

det skal vi gøre igen for det er ikke en mulighed at stå stille

på samme måde som vi gjorde dem i dag

at vi kommer til at træffe svære beslutninger da krisen ramte danmark

ordentlig forberedt vores indtjening faldt mere end den gjorde i andre lande vi tabte titusindvis af arbejdspladser

at konjunkturerne vender vi må ikke tro at arbejdspladserne kommer retur af sig selv for vi har tre store udfordringer der rækker ud over den aktuelle krise

er vores skrantende konkurrenceevne

til krisen løb økonomien løbsk der blev skabt en boble på boligmarkedet priserne steg og steg det kom selvfølgelig nogle til gavn så længe det varede men det var en stakket glæde

økonomien blev overophedet virksomhedernes omkostninger steg mere end produktiviteten vores konkurrenceevne blev forværret med tyve procent i nullerne det hæmmer vores muligheder

er der brug for store reformer den dårlige konkurrenceevne er vores første udfordring den anden udfordring er arbejdsstyrken

folkepensionist frem mod

kun være tre personer i arbejdsstyrken for hver folkepensionist derfor skal vi arbejde mere den tredje udfordring er at sikre en sund

udvikle velfærden og investere i fremtiden derfor skal vi finde finansiering til hver krone vi bruger vi har store udfordringer

hvilket samfund vi får ikke bare i det forjættede år

og tyve men også for de kommende generationer jeg oplever at danskerne er parate til at træffe svære valg

tørn der skal til for at få danmark i arbejde forårets overenskomster viser at mange er parate og jeg kan sige med sikkerhed regeringen

som for alle vores andre reformer danmark i arbejde regeringens beslutninger handler om én ting vi skal arbejde os til et rigere danmark

for ekstra afskrivninger for investeringer i maskiner og

og det vil betyde flere danske arbejdspladser

det vækstlag som nye succeser skal vokse ud af regeringens skatteudspil giver erhvervslivet bedre vilkår for at skabe arbejdspladser

at vi bliver passet når vi er syge og at hele vores hverdag fungerer

sælger grønne løsninger til korea og enzymer til indien og tjener penge hjem til vores land

der hver eneste dag står op og går på arbejde

næsten til dobbelt størrelse det vil gavne mennesker med

industriarbejdere sosu hjælpere frisører

ekstra fradrag til de enlige forsørgere

får dermed ikke fordoblet men tredoblet sit beskæftigelsesfradrag det giver større gevinst ved at komme i arbejde så færre sidder fast i et liv uden arbejde

skal bremses af skattegrænser

når de overvejer om de er parat til at tage et par timers ekstra arbejde regeringens samlede

almindelig familie med to børn over syv tusind kroner mere om året og finansieringen

så finder vi dem et andet sted vi giver ikke skattelettelser som vi ikke har råd til

øge beskæftigelsen med det der svarer til næsten femtentusind flere i arbejde

arbejde mere når der samtidig er andre håndværkere der går ledige

en ekstra tørn når der står arbejdsløse sekretærer klar til at tage over

på det spørgsmål

arbejde til de ledige håndværkere og sekretærer og alle andre

ved renovering af boliger med

investeringer i infrastruktur

de investeringer som er en del af skattereformen mit andet svar er at vi også bliver nødt til at se længere frem for det nytter ikke noget at vi først løser problemerne når de er der så kortsynede må vi ikke være

vil vi mangle arbejdskraft i morgen

skal vi i danmark arbejde mere

trepartsaftale den såkaldte fælleserklæring

aftale en aftale som fejrede jobfest i stedet for

støbte fundamentet til et af verdens mest robuste og omfattende pensionssystemer

nu er det vores tur nu skal vores generation

ansvar vi skal støbe fundamentet til flere arbejdspladser og bedre uddannelser

arbejder mere

kan vi finde penge til de ting vi gerne vil i vores samfund

kan få mere uddannelse til at de ledige kan få en

unge kan få en praktikplads og gøre deres erhvervsuddannelse færdig

er hårdere ramt end netop de unge

gøre noget ved de unge skal have en chance for at uddanne sig passe et arbejde og vise hvad de kan regeringen har fremlagt en ungepakke som indgår i trepartsforhandlingerne

vi forhandler om i trepartsforhandlingerne vil kræve nye love her i folketinget og nogle af de temaer vi vil tage op

omfattet af politiske aftaler det vil regeringen naturligvis respektere

opgave at bringe danmark

regeringen har også fremlagt et udspil til en reform af førtidspension og fleksjob

der skal få de unge til at blive hurtigere færdig med

i regeringens meget ambitiøse

få tallene i statens regnskab til at stemme på en bundlinje der ligger otte år ude i fremtiden

vi vil også bygge danmark op

især i den private sektor det er vores mål at den samlede beskæftigelse frem mod

tyve skal vokse med det der svarer til ethundrede og firstusind flere i arbejde for det andet vil vi styrke de offentlige finanser så vi kan udvikle vores velfærd

og investere i fremtiden lad mig nævne nogle vigtige eksempler regeringen vil investere i sundhed

til behandling af flere ældre med telemedicin som giver patienterne mindre besvær lægerne større effektivitet og hele taget giver ordet

stuegang en ny betydning regeringen vil

et danmark hvor kul er skiftet ud med vind

og ny eksport

bredere grønnere og mere perspektivrig end nogen sinde før i danmarks historie

en bred trafikaftale en aftale

til bedre og billigere kollektiv trafik

regeringen vil satse på uddannelser uddannelse er og bliver de unges bedste forsikring på et arbejdsmarked hvor kravene bare vokser og vokser vi skal

og vi skal starte med børnene

jeg har stor respekt for alle de lærere der hver eneste dag gør

arbejde med at give vores børn lærelyst og lærdom alle vores børn

der har det svært

sammen regeringen har opstillet det mål at

det vil indgå i det folkeskoleudspil

blandt skoleledere lærere forældre og elever og også her i folketinget

muligt at bevare og udvikle det danmark vi holder af men kun

den almindelige lønmodtager skal arbejde mere

og som ikke kom med på arbejdsmarkedspensionerne

skal skabe nye arbejdspladser og skaffe praktikpladser til de unge

vi skal træffe svære beslutninger og vi skal hele tiden huske på hvorfor vi gør det

i regeringens arbejde

vi har siddet i regering i snart otte måneder og vi har nået meget

med en kickstart der skaber aktivitet i år og til næste år vi styrker lånefinansiering til vores virksomheder med ny

kunne en ufaglært ledig ikke få et truckcertikat eller et buskørekort uden at betale for det selv nu har vi afskaffet prisloftet på selvvalgt uddannelse for bedre uddannelse giver større chance for at få et arbejde

dumping vores børn skal have en tryg start på livet vi har skaffet penge til flere voksne i vuggestuer og børnehaver vi sikrer tre tusind ekstra skolepraktikpladser i år det er dobbelt så mange som sidste år

eller fire er ikke mindre værd end barn nummer et og to vi har fjernet loftet over børnechecken vi sikrer flere penge til de kommuner der har

at kæmpe med og flest udsatte børn vi er en regering som ønsker at behandle alle ordentligt

forkert spor

til femten år

en ny balance i udlændingepolitikken ikke med nysprog som starthjælp og udlændingeservice men med ny handling

at mennesker skal have en særlig lav kontanthjælp fordi de kommer fra et andet land

de første bøsser og lesbiske kunne blive viet i en kirke

skal have mulighed for behandling ikke kun dem der selv kan betale

vi vil ikke gemme os bag grænsebomme vi har sat en ny retning for danmark

om mange vigtige resultater

partier her i folketinget

det skal i have tak for

skattereform trepartsforhandlinger reformer af førtidspension og fleksjob

sammen reformerne vil øge arbejdsindsatsen de vil give penge til velfærd og uddannelse men formålet

større end den direkte effekt

inden for vores rækkevidde

så der kommer nye arbejdspladser hvor forbrugerne igen bruger penge fordi de tror på fremtiden

af ny fremgang et danmark

for at sikre fællesskabet

at europa skal vælge mellem økonomisk ansvarlighed på den ene side og vækst på den anden side men har gældskrisen i europa ikke netop vist at en uansvarlig økonomisk politik er den største trussel mod vækst og arbejdspladser og dermed mod de mennesker som har mest brug for fællesskabet heldigvis

langt mere nuanceret

der findes ingen lette løsninger

betyde at de unge kommer i arbejde med et snuptag

til den anden det er et langt sejt træk

flere fronter samtidig for tingene hænger sammen for

alle eu lande bevare fokus på at få styr

skal landene gennemføre de nødvendige nationale reformer

for det tredje skal vi være bedre til at udnytte vores fælles vækstmuligheder

det danske formandskabs tilgang fra dag et

måneder hvor der er truffet vigtige beslutninger

at få styr på økonomien og få gang i vækst og arbejdspladser vi har vedtaget en finanspagt som

at genoprette tilliden til europæisk økonomi og det er en afgørende forudsætning for ny vækst

at spekulation igen kan føre til nye kriser

fik det danske formandskab et stærkt mandat til at forsætte arbejdet med en samlet vækstpakke

jeg vil fremhæve tre vigtige områder i vækstpakken

bedre de skal målrettes initiativer som skaber arbejdspladser

skal vi have mere ud af eus finansiering til projekter og virksomheder vi har aftalt et forsøg med projektobligationer som skal sikre penge til ny infrastruktur

for det tredje

af det indre marked det indre marked er eus vækstmotor det har givet store fordele for europæiske virksomheder og forbrugere men vi kan høste endnu større gevinster

række andre initiativer standardiseringspakke forslag om det indre marked for venture kapital

måske nok burde kunne finde nogle mere mundrette overskrifter til de her direktiver

at hele det arbejde

kan munde ud i at vi på topmødet i juni kan vedtage

for at møde europas dobbelte udfordring at sikre tillid til den økonomiske politik

skabe ny vækst og arbejdspladser

danmark er et lille land men vi tager et stort ansvar i verden

måned havde jeg igen muligheden for at møde danske soldater politifolk rådgivere læger og sygeplejersker i afghanistan

de

men de viger ikke tilbage

en hilsen til de udsendte i afghanistan i gør en vigtig og modig

at folketingets brede opbakning betyder utroligt meget

at være kvinde under taleban og det skulle hun heller aldrig opleve kvindernes budskab var

folk ikke vil tillade at taleban får fodfæste igen men selvfølgelig sad frygten dem

hvorfor vi er i afghanistan

at de kan leve et liv i frihed

jeg tænker på når danmark tredobler

bidraget til finansieringen af de afghanske sikkerhedsstyrker

når danmark øger udviklingsbistanden til afghanistan frem mod

i de kommende år skifter vores indsats gradvis fra kamp til træning og bistand vi finder en ny balance men vi vender ikke afghanerne ryggen den

nye balance kendetegner hele regeringens udenrigspolitik

i de skarpe militære opgaver

international anerkendelse for vores indsats i afghanistan i libyen

senest da jeg var til nato topmødet for godt en uge siden der er stor anerkendelse af danmarks indsats men vi ønsker samtidig at styrke den mere langsigtede indsats og om muligt forbygge de voldelige konflikter

derfor er fremme af menneskerettigheder et

for udviklingsbistanden og derfor bakker vi op om frihed og demokrati

for fred og demokrati i verden et ansvar der rækker ud over vores størrelse et ansvar der støttes af et bredt samarbejde i folketinget

af vores samarbejde i rigsfællesskabet samarbejdet mellem danmark grønland og færøerne

det bygger på en fælles historie

på bånd mellem familier på stærke venskaber

eksempler på at rigsfællesskabet har vist sit værd senest har grønlands landsstyre med regeringens medvirken forhandlet en fornyelse af fiskeriaftalen med eu på plads og hensynet til færøerne og rigsfællesskabet vejede tungt

når eu vil give mulighed for sanktioner sanktioner over for lande

fisker bæredygtigt det er en sag som har meget stor betydning for færøerne

det færøske landsstyre for den gode og tætte dialog som vi har haft hele vejen igennem og jeg glæder meget til rigsmødet i grønland til sommer

ud af krisen med vores solidariske velfærdssamfund i behold

og lidt til når vi ser ud over danmarks grænser er europa stadig hårdt ramt af krisen

lande som formår at træffe de svære og nødvendige beslutninger nu

de lande der kommer godt ud på den anden side af krisen

af de lande den mulighed skal vi gribe som vi har gjort det før i vores historie jeg vil opfordre til at vi her

rækker ud efter det der samler os jeg vil opfordre til

om de nødvendige beslutninger og jeg vil opfordre til at vi når resultater

til forhandlingen og den første er fru ellen trane nørby

man kan lære af ret tidligt sådan sagde winston churchill og man kan jo håbe på et udsagn som regeringen vil tage til sig her hvor vi nærmer nærmer os folketingsårets afslutning

koks i betalingsringen

at regeringen har gjort det mere attraktivt

og danskerne skal nu betale mere for helt almindelige dagligvarer skattestoppet er afløst af et skattehop

som danske familier og danske arbejdspladser skal betale

skal findes ved at danskerne nu får mere motion at skubbe deres tungt læssede indkøbsvogne i grænsebutikkerne

at regeringen lærer af sine fejl og det hurtigt om ikke for egen skyld her hvor en sjettedel af regeringstiden er gået

europamesterskab i høje skatter og afgifter ikke gavner den danske konkurrenceevne

der præsenterede regeringen

danmark bakser med status efter otte måneders sejlads med vestager

med søvndal som letmatros er nemlig at regeringen har skubbet fem tusind mennesker varigt ud af arbejdsudbuddet

job når deres kickstart kom i gang

nødvendige for danmarks skyld i venstre er vi klar

skilles fra fodnotepartierne som er villige til at sige hvad som helst og love hvad som helst for at få magten

der siger et for at opnå magten og dernæst

og efterfølgende designer et nyt projekt

holde fast på nøglerne til statsministeriet

et niveau hvor man kunne håbe på at ministrenes dyrt betalte spindoktorer vil udstyre dem med en gps så de kan finde en politisk vej regeringens holdninger har nemlig ofte holdt i så få dage eller så få timer som høringsfristen på deres lovforslag nej ingen er fejlfri heller ikke os men vi er ikke argumentresistente

i to tusind og ni skattereformen fedtafgiften gavner ikke danske virksomheder

og spillefladen er i dag en helt anden end den var før valget regeringen har taget seks milliard kroner fra danskerne og afskaffet skattestoppet derfor er tiden moden til at give danskerne deres penge tilbage

med perspektiv en ambitiøs skattereform eller ingen

ikke gang i hjulene ikke bedre konkurrencevilkår og ikke flere job

der var nødvendig for at sikre dansk økonomi

at socialdemokraterne og sf efter valget har tilsluttet sig efterlønsreformen og senest også vk regeringens forslag om en moderat vækst i det offentlige på nul procent med

vel at mærke følges af målrettede vækstinitiativer og private investeringer frem for ukontrolleret vokseværk

som allerede i dag er blandt verdens største

om at arbejde mere mens arbejdsløsheden fortsat er høj skal vi som politikere sikre at der er job til dem

i kitlen og virksomheden der gerne vil udvide produktionen i danmark og ansætte flere hvis regeringen vitterlig mener at den vil diskutere reformer

og sænke skatten på arbejde så er vi klar til at bruge den historiske mulighed

opstået nu hvor sf og s har kastet dele af den skattesocialisme fra tolv minutters planen over bord som de ellers gik til valg på men selvfølgelig har vi nogle krav

med til at bestemme over dem skal regeringen ikke solde op sammen med enhedslisten på overforbrug pengene skal investeres fornuftigt

to tusind og seks globaliseringspuljen

og uddannelse fordi vi ved at målrettede investeringer i forskning og unges uddannelse betaler sig

hvad regerings første gerning

fra budgettet i investeringer til viden det må ikke gentage sig

når den eksisterende løber ud med udgangen af to tusind og tolv vil regeringen

det op om dansk deltagelse i fælles nato projekter

som både er billigere og bedre end den regeringen havde lagt op til det er derfor vi deltager i forhandlingerne om

for i venstre lytter vi til danskerne

og hendes ministerhold bevæge sig ud bag de tykke mure

på et gartneri på fyn eller hos den butiksansatte som netop er blevet fyret fordi salget er flyttet til grænsebutikkerne

ikke for hendes egen skyld men for danmarks skyld jeg skal på vegne af venstre dansk folkeparti og det konservative folkeparti læse følgende forslag

til vedtagelse folketinget konstaterer at

ved at afskaffe starthjælpen og kontanthjælpsloftet beklageligvis er arbejdsudbuddet blevet reduceret varigt med fem tusind personer skattestoppet har regeringen

mange af skatterne og afgifterne vender den tunge ende nedad og på trods af en stigende grænsehandel fortsætter regeringens skatteudspil

den forkerte retning for danmark i en tid hvor vores konkurrenceevne er

løsningen på danmarks problemer er en ansvarlig økonomisk politik som igennem blandt andet reformer forbedrer rammevilkårene for danske arbejdspladser sikrer råderummet i familiernes økonomi og løfter kvaliteten

jeg har noteret følgende til korte bemærkninger magnus heunicke sofie carsten nielsen jesper petersen per clausen nadeem farooq ole birk olesen thomas jensen maja panduro og joachim b olsen vi når ikke alle men vi ser hvor langt vi når magnus heunicke

og vi lytter altid meget nøje efter fordi det er meget småt hvad der kommer af konkrete ting fra venstre

er mit spørgsmål fuldstændig klart kommer der noget fra venstre i dag kan vi få noget fra venstre som er et svar på de udfordringer vi står over for

hvad skal væksten være i den offentlige sektor

ikke har lyttet til indholdet af min tale og derfor gentager jeg gerne vk regeringen lavede en

tyve plan hvor væksten i det offentlige lå på en realvækst på nul på nul procent det nævnte jeg også i min tale det er det vi ønsker det skal være fremover og det glæder os sådan set at regeringen også har tilsluttet sig den ambition

forhandle om hvad de skal bruges til og der er vi meget konkrete vi mener at de skal bruges til at sænke skatten på arbejde

på vores danske virksomheder så de kan ansætte

det der er behov for i modsætning til den her kickstart som mest af alt har kickstartet grænsehandelsbutikkernes

omsætning og hvor vi jo i går kunne se at antallet af danske sodavand og øl der bliver købt syd for grænsen

fordi konjunkturerne ikke er blevet bedre siden venstre fremlagde sin

sin plan om at den offentlige sektor skal vokse med

er penge nok til ældrepleje sundhed og så videre den vækstprocent er vi enige i men det kan sig gøre hvis venstre samtidig siger at man vil tage fem milliard kroner fra den offentlige sektor og sprede ud

fra de ældre fra sygehusene fra børnepasningen så er der jo to gigantiske huller

folketinget spørger venstre kan vi få et svar fra venstre på

en plan fra venstre i dag lad os få en plan der er gennemregnet som har et svar på

tyve plan som regeringen selv har lagt frem ville herre magnus heunicke vide at der ikke er noget hul den tilbagetrækningsreform som vk regeringen aftalte sammen med det radikale venstre og dansk folkeparti betyder at hvis vi gik på ferie i morgen og holdt ferie frem til

i reformer

jeg

som jeg kan forstå på

to milliard kroner på uddannelsesområdet

investere to milliard kroner på uddannelsesområdet det betyder at de titusind ekstra studiepladser som regeringen gerne vil have skal komme skal findes inden for det nuværende budget som jeg sagde

vi har foreslået regeringen at vi i fællesskab skaber en ny globaliseringspulje når den globaliseringspulje som vi har nu løber ud ved årsskiftet

elleve til to tusind og tolv sparer fire hundrede og nitten million kroner på forskning det

folketinget adskillige gange

vores ambitioner er store fra to tusind og et til to tusind og elleve

gennem reformer kan sikre flere penge til målrettet at investere

når

løsningsforslaget er at vi bare alle sammen skal lægge os op i hængekøjen

der er kommet noget der kommer ikke en sammenhængende plan så henviser man til en gammel to tusind og tyve plan som er

skattelettelser uden at venstre ret konkret vil sige hvordan det skal finansieres så vil være med til de reformer som regeringen

hvad venstre vil med de ting vi har gennemført hvor man er imod finansieringen og med den skatteaftale der kommer nu skal der komme nye skattelettelser ikke med omlægninger men med reelle som man kalder det skattelettelser før man kan være med til at lave

politik og stå ved den samme politik efter et valg som før et valg

helt forkert for sf at man faktisk kan mene det samme i venstre står vi ved den ambition

og tyve plan om at realvæksten i det offentlige skal være

på nul procent det mener vi er stort nok til at kunne håndtere

så spørger herre jesper petersen

tyve plan frem er at regeringen har afskaffet skattestoppet

i ekstra skatter og afgifter fra danskerne og fra danske virksomheder

at sørge for at danskerne får nogle af de her penge tilbage hvis de skal kunne købe de samme varer skal kunne investere i nyt produktionsapparat

ærgerligt at skulle stå til ansvar for gamle citater i børsen man løber fra så hurtigt som en

man kunne leve op til den og nu er man så i

i gang med at bruge af penge der

penge fra den offentlige sektor til at give skattelettelser ergo kommer man under

har lavet en kæmpe regnefejl i den der servietudmelding man kom med i går i mangel af en plan

af gruppeformand herre kristian jensen og

om man overhovedet ville de nul procent vækst i den offentlige sektor der er vi nået frem til nu men man er alligevel allerede begyndt at bruge de penge der skulle være gået til velfærd til skattelettelser

ikke det hænger sammen kom nu med en plan inden dagen er omme det

det må regeringspartierne selv finde ud af

og tyve plan hvor der jo sort på hvidt står

vi traf sidste år med et flertal som ikke længere eksisterer som ikke nåede at blive implementeret

kan sikres tretten milliard

som partierne bag reformerne så efterfølgende kan finde ud af hvordan skal udmøntes

alle sammen forpligtet os til at vi kommer til at levere det vi taler om nu

vælge om man vil bruge dem til offentligt overforbrug

to enkle spørgsmål er det rigtigt forstået fru ellen trane nørby at venstre mener at man godt kan levere den vækst på nul

i den offentlige sektor og samtidig få råd til milliarder i skattelettelser det vil jeg gerne have svar på for

helt uanede muligheder for de forhandlinger enhedslisten skal føre med regeringen fremadrettet det andet jeg godt vil spørge fru ellen trane nørby om er er det rigtigt forstået at fru ellen trane nørby mener at det er af afgørende betydning for arbejdsløsheden i danmark at nogle tusinde mennesker ikke længere lever i fattigdom

at nogle tusinde mennesker ikke længere lever i fattigdom nogen som helst betydning for

have et offentligt realforbrug på nul procent og

samtidig have en ambitiøs plan om at give nogle af pengene som regeringen har opkrævet i ekstra skatter og afgifter tilbage til danskerne så de i stedet for kan bruges til at give familierne et større råderum og kan bruges til at virksomhederne kan ansætte flere siden statsministeren satte sig i

er blevet fyret danskere fra danske virksomheder syv tusind seks hundrede og halvtreds mennesker er blevet fyret siden statsministeren satte sig

får sænket omkostningerne for det danske erhvervsliv så de faktisk har råd til at ansætte flere så de har råd til at producere i danmark

ja det gør vi vi er dybt bekymrede over at regeringen har hævet overførselsindkomsterne

man har skubbet fem tusind mennesker

spørge fru ellen trane nørby om det er rigtigt forstået at hun mener at de fem tusind

lidt flere end fem tusind mennesker som tidligere levede i fattigdom har fået et dårligere eller bedre liv af at vi har afskaffet fattigdomsydelserne jeg vil også godt gentage mit spørgsmål til fru ellen trane nørby

havde været en eneste mere i arbejde i dag hvis vi ikke havde afskaffet fattigdomsydelserne

bare sige til fru ellen trane nørby at skal lade være med at gennemgå hvordan arbejdsløshedstallene udviklede sig og hvor mange der blev fyret i den private sektor da herre lars løkke rasmussen

skulle være udtryk for et isoleret dansk problem

sige at hvis man går ind og kigger i statistikkerne kan man se at den hastighed som danmark tabte arbejdspladser med i to tusind og ni og to tusind og ti er fuldstændig tilsvarende

jeg håber heller ikke at herre per clausen mener

at danmark blev ramt af en økonomisk finanskrise som ramte hele verden men lad nu det ligge

der er skillelinjen

skal være sådan at det kan betale sig at gå på arbejde

nu også vil være med til at hæve beskæftigelsesfradraget så der reelt set kommer et økonomisk incitament

det er jo et beskæftigelsesfradrag som vi i sin tid indførte så der netop var en økonomisk gulerod ved at gå ud og tage et arbejde på det tidspunkt var s og

og venstre er også

jeg vil også sige at venstre er

begavet med rigtig mange dygtige politikere

alt sammen er uomtvisteligt men der er ét spørgsmål der trænger sig på hos mig hvis jeg sådan ser lidt bort fra ordførerens lange salgstale og det er når det kommer til stykket hvad vil venstre

sfs politiske ordfører herre jesper petersen også var inde på at der er nogle gode takter i

hvor meget vil venstre hvor meget tør venstre

områder men vi kan kigge på de store linjer som i høj grad er dem vi diskuterer i dag hvad vil venstre på skatteområdet

sikre at der er en økonomisk gevinst ved at træde ind på arbejdsmarkedet

sådan at der også er en en gevinst for dem der gør en ekstra indsats og fordi vi også mener at ikke kan passe at skolelærere metalarbejdere og slagteriarbejdere skal betale topskat

topskatten var tænkt og derfor har vi

at man kan skabe job til de danskere der i dag er arbejdsløse

ikke også giver nogle bedre vækstbetingelser for de danske virksomheder og skaber nogle bedre konkurrencevilkår men det vi ikke vil

sammen med sf og s hvor man siden regeringsskiftet har sat skatter og afgifter op med over seks milliard kroner med den følge at grænsehandelen er steget voldsomt det tror vi

var venstre med til at overbevise også de konservative om at hæve skatter og afgifter to hundrede og syv og firs gange og alene erhvervslivet måtte

det sådan at forstå at venstre nu tager afstand

med til at lave en skatteomlægning

vi skatten for en og halvtreds milliard kr mens vi sad i regering

på det tidspunkt haft et sf og s som ikke bare råbte og skreg om øget offentligt forbrug og som krævede at skattelettelserne skulle rulles tilbage

gjort det endnu bedre men men sådan var virkeligheden jo ikke vi afskaffede mellemskatten vi indførte beskæftigelsesfradraget vi udvidede beskæftigelsesfradraget vi sænkede selskabsskatten

siden man indførte indkomstskatten i danmark

og hævet skatter og afgifter med over seks milliard

chokoladefabrikker så nej det mener vi ikke

delvis korrekt at regeringen har

det er delvis korrekt fordi fru ellen trane nørby glemmer de tre milliard

de tre milliard kroner fra energiforliget så vi altså i alt er oppe på ti milliard

delvis i samarbejde med venstre har gjort det dyrere at være dansker

og som liberal alliance med glæde kommer til forhandlinger om at vi kommer med en målsætning om at skattereformen ikke skal gøre det dyrere at være dansker for nogen

nogen der skal komme ud efter skattereformen og opleve at

betaler mere i skat sammenlagt

går venstre til skattereformforhandlinger med den samme ambition om at ingen mennesker i danmark skal komme ud af skattereformen

beskæftigelsesfradraget skal øges markant

topskattegrænsen skal hæves

vil gerne lave en erhvervsselskabspakke som gør det mere attraktivt for virksomhederne at investere i danmark og som gør det muligt for dem at udvide produktionen og ansætte flere

et ønske om at sænke skatten på arbejde hvordan det fuldstændig flugter i forhold til liberal alliances sætning skal jeg ikke kunne stå og sige heroppe men jeg oplever

set at vi ønsker at trække danmark i den samme retning nemlig en retning som er helt anderledes end det regeringen har præsenteret indtil videre hvor de har hævet skatter og afgifter så spørger herre ole birk olesen til den energiaftale som venstre har indgået sammen med

regeringen sammen med dansk folkeparti og sammen med enhedslisten og det konservative folkeparti

var at sørge for at ikke blev unødig dyrt og det var også derfor vi fik sikret at energiaftalen blev over to milliard kroner billigere

og skatter af hensyn til miljøet skulle man sænke tilsvarende andre steder og

jo ikke igennem energiforliget at skatter og afgifter skulle

sænkes tilsvarende andre steder så jeg vil nu sige at

det var om

en kommende skattereform ikke resultere i at der er danskere som kommer til at betale mere i skat efter reformen end de gjorde inden reformen det er

vi har sat nogle klare prioriteringer op og jeg kan ikke heroppe fra talerstolen gennemskue

er fuldstændig identisk med det vi har sagt når vi siger at vi gerne vil have sænket skatten på arbejde markant ved at hæve beskæftigelsesfradraget ved at hæve topskattegrænsen og ved at lave en erhvervsselskabspakke men det vi går ind til forhandlingerne med er selvfølgelig et ønske om at styrke den danske konkurrenceevne give folk et økonomisk incitament til at gøre en ekstra indsats og sørge for at der er de arbejdspladser til rådighed

når herre ole birk olesen nævner energiaftalen

og bare var blevet væk fra forhandlingerne eller havde meldt os ud allerede på den første dag så havde konsekvensen for danskerne jo været at de havde skullet betale

at det var bedre at gøre det billigere og

for erhvervslivet og for en typisk lo familie førte det til skatte og afgiftsstigninger på seks tusind kroner jeg synes nu nok at det er

tal vi skal prøve at få nævnt her i dag nu når fru ellen trane nørby står og harcelerer sådan

i hvert fald én ting at en ekstra øget indsats

regneundervisningen i folkeskolen

påstår man kan opretholde velfærden i den offentlige sektor faktum er bare at man skærer ned

fem milliard kroner i den offentlige sektor hvis man skal give den skattelettelse på tretten

kan venstre ikke forklare talerstolen i dag

så sige at netop fordi to tusind og ni skatteomlægningen var en skatteomlægning og ikke en

thomas jensen ellers også nogle gange skruer sig op til at sige

er tiden ikke længere til at man kan lave skatteomlægninger

perspektiv være ambitiøs og så nytter det ikke noget at man bare omfordeler fra den ene lomme til den anden lomme

det udgangspunkt vi går ind til forhandlingerne med i forhold til det økonomiske og

vismænd udsendte en rapport som faktisk viser at dansk økonomi overordnet set er sund at de initiativer vi tog mens vi sad i regering har været med til at stabilisere dansk økonomi danmarks statistik har udsendt en opgørelse som viser at dansk økonomi i dag er stærkere

to tusind og tretten når man vil gennemføre de her skattelettelser

for uddannelserne og i den offentlige sektor men der bliver også nogle penge som man flytter rundt i den offentlige sektor

fra de borgerliges bureaukrati

bedre børnehaver i den offentlige sektor

fjerne fra danskerne og på den måde også sikre at vi får en dårligere velfærd så mit spørgsmål er til venstre igen

ikke bare være ærlige og fra talerstolen

sige

tyve plan frem hvori man er enig med vk regeringens tidligere målsætning om at have en realvækst på nul procent

lave en eller anden taldiskussion om de grafer som regeringen har fremlagt i

at der ud over væksten på de nul procent ligger tretten milliard kroner

mindre pinlig

den eller prøve på at tale udenom

han siger den seksogtyvende maj

noget

procent på øget realvækst i herinde fra venstres side og fra regeringens side må vi forstå når vi læser deres

og tyve plan en ambition om at vi skal

at målrette det sundhed og uddannelse det

i sin tale i dag lægger vægt på at offentlig service ikke kun er et spørgsmål om hvor mange penge

gøre noget for at få ekstra ud af vores fælles velfærdskroner

af venstres oppositionskammerater som er utrolig enige i

når på

jeg tror egentlig at den her diskussion om tal er en teknisk diskussion som egentlig er et forsøg fra socialdemokraternes side på at dække over de politiske forskelle der er

noget helt andet fordi de ni milliard kroner kommer fra nogle reformer et andet sted

afskaffet skattestoppet

er den forkerte politik vi ønsker at sikre at de penge kommer tilbage til danskerne

de arbejdsløse der er i dag kan komme ud på arbejdsmarkedet så vi kan sørge for at danske virksomheder kan konkurrere med udlandet det er der forskellen ligger vi må desværre sige at det der står tilbage efter otte måneder med en ny statsminister er at der er fem tusind mennesker der er skubbet ud af arbejdsudbuddet

det taktiske det rent partistrategiske spinkrigen må vige nu skal der arbejdes nu skal der samarbejdes og fællesskabet skal vise sit værd for vi står jo ved en korsvej og det er nu vi skal måles på vores resultater og kendes på vores værdier der er kun os selv danskerne der sammen kan få os ud af krisen

på deres arbejdspladser de flittige elever og lærere i klasseværelserne

frivilligt arbejde

som ikke har noget arbejde at stå op til men som bruger hele dagen på at skrive ansøgninger gå til samtaler og løbe folk på dørene for at finde et de arbejdsløse

med ind på arbejdsmarkedet med ind at trække i fællesskabet trække danmark fri af krisen det vigtigste mål for os socialdemokrater

skabe bevare og sikre arbejdspladser i danmark derfor laver vi en kickstart af dansk økonomi der sætter gang i renoveringen af nedslidte skoler og almene boliger derfor laver vi

energiaftaler der sætter gang i investeringer i energirenovering og bygger vindmøller og derfor har vi nu fremlagt en skattereform der giver virksomhederne et rygstød til at foretage investeringer og skabe arbejdspladser i alt skaber regeringen næste år nittentusinde

det er ikke nok til at hente alle dem hjem som vi mistede under den tidligere statsminister i herre lars løkke rasmussens regeringstid tabte danmark nemlig

hundrede og tredive arbejdspladser i den private sektor et minus

hundrede og tredive job om dagen så er man ikke på vej ud af krisen så skaber man en krise derfor skal der nu gang i hjulene igen regeringens målrettede satsning på danske arbejdspladser i produktion i bygge og anlæg i iværksætteri betyder at vi hver dag næste år får skabt halvtreds nye arbejdspladser det er et langt sejt træk og det er vores vej ud af krisen vi har nu fremlagt vores bud på hvordan danmark kommer videre en ambitiøs to tusind og tyve plan der viser udfordringen og mulighederne et oplæg til en trepartsaftale der vil skabe et klogere rigere og mere konkurrencedygtigt danmark og senest en skattereform

men en rugbrødsreform en reform der giver ekstra trækkraft til den rugbrødsmotor der holder samfundet kørende nemlig de helt almindelige hårdtarbejdende lønmodtagere en typisk lo familie med to børn

få syv tusind fem hundrede kroner ekstra med hjem

og halvtredstusind danskere slipper for at betale topskat

aldrig været meningen at metalarbejdere og skolelærere med almindelige gode indtægter skal havne i

de enlige mødre og enlige fædre bliver beskæftigelsesfradraget tredoblet så de får mere ud af at gå på arbejde og kan se frem til fem hundrede kroner ekstra på kontoen hver måned og så er det ikke nogen tilfældighed at de grupper der har mindst får mest ud af vores skattereform det gælder folkepensionister

får et løft på fem tusind kroner om året og det gælder førtidspensionisterne der nu får mulighed for at komme over på den nye ordning

kun rimeligt men det er med skattereformen som

arbejdspladser vores job og investeringspræmie til virksomhederne vil give et økonomisk rygstød til at lave investeringer i produktion i det private erhvervsliv derfor er det den rigtige reform på det rigtige tidspunkt den skaber arbejdspladser og den letter skatten på arbejde

forhandlingerne begyndte som bekendt i går og jeg håber på en bred aftale vejen ud af krisen er jo lagt med reformprogrammet vi har styrket vores velfærdssamfund og vi indhenter de tabte arbejdspladser dag for dag

har det brugt tiden på parlamentarisk arbejde tja venstre har præsteret

selvstændigt forslag til folketingsbeslutning her i salen og været medforslagsstiller på ti jeg har talt

det tager ikke så lang tid sjovt nok er det helt præcis samme aktivitetsniveau som partiet fokus lagde for dagen i sidste folketingssamling

om at rette op på underskuddet som venstre efterlod

nye arbejdspladser til danskerne for

om deres egen løn og pension bingo da resten af folketingets partier begyndte at ændre på eftervederlaget fordi vi egentlig

skal betale høje eftervederlag til folk der tjener rigeligt ved siden af vågnede venstre op som holger danske i kronborgs kasematter rejste den sovende mand sig pludselig og råbte i holder fingrene fra vores eftervederlag så kom der endelig et forslag fra venstre om at sylte det hele i en kommission og det er det hele det er to streger under facit på venstres folketingsår rent parlamentarisk er venstre nærmest gået i stå de har nedlagt arbejdet har de så brugt tiden på at samle oppositionen nej det er lidt svært at se hvad

kan blive enige om ovre i den blå blok økonomisk vækst de konservative vil have nulvækst i det offentlige liberal alliance vil have minusvækst og dansk folkeparti vil have flere penge til sundhed retspolitik og udlændingepolitik liberal alliance har støttet vores opgør med den politik som var kommet ud af balance under de sidste år med vko og tak for det mens konservative og dansk folkeparti er uenige om man skal forsvare den gamle vko politik skat df kan ikke se behovet for en skattereform de konservative vil have store skattelettelser men bliver overtrumfet af liberal alliance

så det er svært at pege på bare ét konkret område hvor oppositionen har

det går muligvis fint for herre lars løkke rasmussen som partileder

samle oppositionen kan man ikke beskylde ham for at have brugt sin tid på

deres tid ved regnemaskinen for at udvikle deres egen politik de efterlod et hul på fem og firs milliard kroner i deres

derfor må spørgsmålet i dag være hvornår kommer venstre med en samlet plan for dansk økonomi en plan for udviklingen af velfærd og uddannelse en plan der betaler regningen og skaber arbejdspladser fredag var der endelig nyt fra den front to minutters video fik vi på internettet

og halvtreds ord på en hjemmeside på de to minutter stod herre lars løkke rasmussen og brugte penge fra reformer der ikke er gennemført endnu brugte penge på skattelettelser som er reserveret til uddannelse og sundhed og foreslog nye skattelettelser til de allerrigeste

de allerrigeste skal have mere så må vi skære på velfærd vi må skære på skoler på ældrepleje

børnepasning det har vi prøvet i ti år ti forspildte år lad os komme videre en ting kan vi blive enige om der er faktisk en mulighed nu en mulighed for at vise danskerne at deres folkestyre virker når det gælder en mulighed for at løfte os sammen ud af krisen for at sætte kurs mod et stærkt grønt og mere solidarisk danmark i to tusind og tyve i det land danmark år to tusind og tyve

sikkert nogle på partiernes landsmøder der tænker tilbage på de afgørende år i den nyere danmarkshistorie og spørger kan i huske kan i huske hvordan der blev ryddet op efter det spildte årti med boligbobler ufinansierede skattelettelser og gigantiske underskud kan i huske da vi løftede i flok og skabte arbejdspladser og uddannelser igen og kan i huske hvem der var med til at tage ansvar og hvem der af taktiske grunde placerede sig i hængekøjen mens store dele af europa kæmper midt i krisen har vi lagt vejen ud af krisen vi gør det ved at arbejde skulder ved skulder ved at løfte i flok ved i fællesskab at trække danmark fri af arbejdsløshed boligbobler og underskud det forventer danskerne af os og de forventer noget særligt af os

vi må lægge taktikken til side og finde hinanden finde løsninger

derfor inviterer socialdemokraterne alle folketingets partier uden undtagelse til at være med til at løfte den opgave vi har chancen for at vise at vi kan skabe et danmark sammen der har frihed for alle et stærkt fællesskab og ubrydelig solidaritet med samfundets svageste en nation

bomstærk i konkurrencen et samfund hvor der er brug for alle

alle bidrager til fællesskabet og et samfund hvor man kan sætte børn i verden få hjælp til at få børn blive ramt af sygdom have et handicap blive arbejdsløs eller være helt almindelig folkepensionist alt sammen i tryg forvisning om at vi er her

lyder folketinget konstaterer at regeringen siden sin tiltrædelse har lagt en ny kurs for danmark der er gennemført en økonomisk kickstart som skaber tusindvis af arbejdspladser de særlig lave ydelser i kontanthjælpssystemet er afskaffet der er sat målrettet ind mod social dumping på arbejdsmarkedet der kommer mere personale i daginstitutionerne erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser er styrket der er vedtaget en ambitiøs energiaftale som både skaber arbejdspladser

en fremtid uden kul olie og gas der er skabt en ny balance i danmarks integrations og udlændingepolitik solidariteten mellem fattige og rige kommuner er blevet styrket den vanskelige internationale økonomiske situation påvirker fortsat danmark

behov for at fortsætte en ansvarlig økonomisk politik med fokus på at skabe arbejdspladser på både kort og lang sigt folketinget opfordrer på den baggrund regeringen til at fortsætte sit arbejde med at skabe et rigere dygtigere grønnere

naturligvis i de videre forhandlinger

en del medlemmer der har bedt om korte bemærkninger jeg nævner lige hvem det er ellen trane nørby pia kjærsgaard simon emil ammitzbøll benedikte kiær

josefsen gitte lillelund bech hans kristian skibby joachim b olsen tina nedergaard tom behnke martin henriksen jacob jensen martin geertsen ole birk olesen mike legarth og mette bock vi kan af gode grunde ikke nå alle men jeg vil tilstræbe at vi når de første otte af de nævnte ligesom vi havde otte i forrige ordføreromgang

beslutningsforslag og diskussioner herinde i

siden regeringen trådte til og så siger

at der skal være tryghed for den arbejdsløse og for kontanthjælpsmodtageren og for pensionisten i det socialdemokratisk regerede

sige at stjæler tre milliard kroner

ikke sammenhæng i det

hvordan beslutningsforslag er blevet diskuteret herinde i salen

syv tusind seks hundrede og halvtreds

hun åbenbart har den hobby at klippe ud fra aviserne når der sker dårlige ting på det danske arbejdsmarked når folk oplever

forskellige interesser vi er mere optaget af at skabe arbejdspladser

når regeringens politik næste år skaber nittentusinde og femhundrede arbejdspladser i danmark så er det en kombination af vores skattereform

fremrykning af investeringer i boligrenoveringer i de almene boliger og fremover kan vi se at der kommer endnu flere job i den grønne omstilling af samfundet det er vores vej ud af krisen

det er meget vigtigere at skabe arbejdspladser end at tælle

blomstrer fordi

at man synes

at det skulle gå godt

den statsminister som hed lars løkke rasmussen han hedder det jo stadig væk man han er ikke

hver eneste dag at tabe en hundrede og tredive arbejdspladser i den private

det kan være lidt ubekvemt at høre det er en sandhed som ikke er rar at høre

hundrede og tredive arbejdspladser i den private sektor næste år skaber vi med vores politik halvtreds arbejdspladser

gøre det endnu hurtigere så vi lynhurtigt kunne rette op på de tidligere fejl der blev begået af den tidligere regering det kan vi

men det er et langt sejt træk hvor vi dag

danmark rigere ruster danmark

i den her skattereform jeg kommer tilbage til mange andre ting når jeg skal op og holde min ordførertale

der er altså temmelig mange absurditeter

som jeg godt vil bede ordføreren om at svare lidt mere konkret på

rammer man folkepensionisterne det havde jeg aldrig nogen sinde forestillet mig at s og sf ville gøre og landets nuværende statsminister svarede jo også i altingets

hvis man nogen sinde skulle røre ved folkepensionens grundbeløb blandt mange andre ting som statsministeren også var helt uenig i og som

til skattereform jeg synes det er så problematisk at en rød regering begynder at røre ved folkepensionens grundbeløb

giver et løft til de folkepensionister som har

på fem tusind kroner om året jeg synes det er uforskammet at kalde det almisser nej det er et velfortjent løft til mennesker som har knoklet på arbejdsmarkedet

haft råd til at spare op til sin alderdom og så får man et løft

nye flertal af den nye regering det synes jeg er fremragende og det skuffer mig faktisk helt vildt og overrasker mig også dybt

raser imod at vi løfter de folkepensionister som har mindst

men rettigheden forsvinder og det var det jeg forholdt

se på det skuespil der foregår deroppe den der kunstige

selvretfærdighed som bliver oppisket en anden ting

er at den nuværende statsminister

for at give noget til nogle andre når der skal ske nogle omlægninger kigger man på børnechecken til de allermest velhavende

regeringens førende minister på området er nævnt et eksempel

i disciplinen selvretfærdighed fra folketingets talerstol slet ikke derudover

danskerne også bakker massivt op om at vi siger at de allerrigeste danskere

for dem er det ligegyldigt og lad os da i stedet for prioritere det der skete

var at man sagde lad os skære i børnechecken men lad os skære

der har flest børn de har åbenbart penge nok så dem skærer vi hos

dag står og siger om at et angreb på ægteskabet er

man så seriøst forestille sig at et ægtepar hvor

tjener et par millioner kroner hver så højt skal man jo op før man mister børnepengene

af indtægten jeg synes det er at tale ned til den danske ægteskabstradition og til

ikke skulle have en fælles politik

så til gengæld rose regeringen for at have fået en fælles politik jeg lagde mærke til hvordan ordføreren kiggede ned på økonomi og videnskabsministeren og på den radikale gruppeformand for det er jo i det spændingsfelt

regeringens politik bliver udformet nok om det lad os

den tidligere regering indførte en midlertidig særskat for pensionister

men alle mennesker som er fyldt fem og tres år skal have særlig høje skatter

af værste skuffe at man siger at

man bilder sig ind de mennesker som tager ansvar

lad os fordele pengene lidt klogere lad os fordele pengene på en måde

er på tide vi alle sammen giver den en ekstra skalle for at skabe arbejdspladser for at sikre at vi har et samfund der hænger sammen derfor har vi lavet en skattereform som skaber arbejdspladser

og det er nok det forskellen mellem os

socialdemokratiske ordfører det er så derfor man har pålagt nye skatter og afgifter på tobak

har man fundet på på de første otte måneder med lidt hovedregning bliver det til tres milliard kroner på fire år

lette lidt nu man har vel fået dårlig samvittighed

egen tilværelse for sig og sine sparer

straffes med en særskat på grund af det

damen foran mig og hendes parti der har fundet på

vi prioriterer at de dårligst stillede pensionister

have en tiltrængt velfortjent

vi står gerne ved vi står stolt ved den politik der handler om at

de dårligst stillede folkepensionister

sig gøre hvis man sikrer at pengene også kommer ind og derfor er vores skattereform fuldt finansieret det er derfor vi siger at vinderen af den her skattereform er de højst lønnede som liberal alliance ville ønske det var nej

er de hårdtarbejdende danskere det er lav

regeringen nu endelig begynder at tale om at det kunne være en god idé

på topskatten socialdemokraterne har jo

skridt i den rigtige retning at socialdemokraterne gerne vil

da diskrimineret i forhold til topskattegrænsen

når de bliver syv og tres

lad os primært lette skatten

skatten for dem og så siger vi hvad så med vores pensionister jo der mener vi at dem der har mindst skal have mest det er vores forslag

retfærdigt at skrue skattesystemet sammen selvfølgelig kan vi forhandle og selvfølgelig indgår

i drøftelserne med også de konservative men det er vores udgangspunkt og det får

det synspunkt at dem der har mindst skal have det lidt bedre i danmark

er ikke alle der går på pension

forslag nej tværtimod det vi gør er at vi vælger nogle grupper og siger at de her grupper skal vi give ekstra trækkraft

skal kunne betale sig mere at arbejde for dem som som er

venstremand eller som liberal alliance medlem mene at

det er ikke vores holdning vi mener at skatten skal lettes på arbejdsindkomster

og mellemindkomstgrupperne det er det valg vi har truffet i vores skattereform

vi er nødt til at reservere penge til at vi skal have råd til sygehuse

os ældre velhavende mænds liv i fremtiden

det er i en lidt anden boldgade hvornår blev det socialdemokratisk politik at

jo konsekvensen af det skattereformforslag som regeringen har

have hvad der svarer til forbrugsmuligheder der er to tusind kroner mindre der vil så gå cirka ti år så vil de have nogenlunde de samme forbrugsmuligheder som i dag

har næste ti år i vores forslag præcis samme penge til forbrug

det giver faktisk for dagpengegruppen treogfyrretusind kroner mere i to tusind og to og tyve når alt er fuldt indfaset

i forhold til i dag det er lidt mere end prisudviklingen vil stige og det vil sige at indkøbskurven i netto eller hvor man køber ind kan blive fyldt i samme grad som den kan i dag faktisk lidt mere når priserne stiger

jo er en forholdsvis ung mand skulle tage en snak med sin far eller andre ældre medlemmer af familien og spørge om hvad konsekvenserne er hvis man i rigtig rigtig mange år bare beholder det samme forbrug mens resten af befolkningens forbrug stiger

hvordan kan det være at da

henrik sass larsen der dengang var politisk ordfører og nu er gruppeformand og vel stadig har noget indflydelse i kraft af det

fordi man skal bruge nogle penge til skattelettelser til højtlønnede

folkeparti før valget var jo en fastfrysning af overførselsindkomsterne

kroner det er noget helt andet vi foreslår vi

overførslerne skal stige i takt med at priserne stiger der har vi forskellen

kontanthjælp at vores plan jo faktisk er

mennesker i arbejde vores plan er at skabe arbejdspladser det handlede en del af min tale også om og det er det som

har brug for og derfor er det

arbejde den nødvendige uddannelse og de kan regne med at når priserne stiger i deres supermarked på almindelige dagligvarer så stiger deres overførsler i samme takt faktisk endda lidt mere

laver alle mulige forsøg på besparelser rundtomkring det er selvfølgelig sympatisk

alting stiger og det er området der har med udlændinge at gøre der er ingen

jeg sad og regnede ud at i alt vil regeringen

dels til ulandsbistand dels til udlændinge her i danmark ulandsbistanden forhøjes med otte hundrede og fire og tredive million

million kr man afskaffer pointsystemet det er to hundrede og ti million kr og så lukker man asylansøgere ud

for folkepensionister som nu skal se

mod deres pension og for kommende

sammen til til en samlet udgiftspost på statens budgetter giver jo på ingen måde

det drejer sig om vores politik i forhold til integration

til hvordan vi behandler de mennesker der kommer til landet så er vi stolte over og glade for at vi nu har genoprettet balancen vi synes det gik over gevind

vi har genoprettet balancen og vi er også glade for at det er lykkedes med et flertal til venstre i

men faktisk også med et parti

nemlig liberal alliance

er glade for at det er lykkedes

få ud af det her når man ikke har

der pludselig ser en hel masse ændret

fordi der nu er forøvet et attentat mod folkepensionen noget som altid var ja faktisk fredhelligt blandt os alle herinde

i folketingssalen og har været det i mange år det tager

men samtidig kan man altså åbne kasserne for udlændinge for ulandsbistand hvor vi pumper penge af sted i nogle systemer og ingen

til udlændinge jeg tror det er svært at forklare

hvordan det kan være at man blæser på de danske pensionister

på danske pensionister og udfører et attentat på deres indkomst er der blev sagt nu her er dansk folkepartis retorik

vi giver fem tusind kroner ekstra til de folkepensionister som har mindst hvis dansk folkeparti synes at det er

hvor dansk folkepartis kontakt til hvad man tænker

jeg tror man tænker det var på tide det var godt og

at man i venstres folketingsgruppe er ekstremt optaget af sine egne pensionsvilkår det har jeg også

det som venstre virkelig har fokuseret på i det her folketingsår nemlig hvad har jeg

birgitte josefsen nu spørger om når hun fremsætter

bare sige at vi har ændret reglerne få eftervederlag for det synes vi er fornuftigt

i den arbejdsdygtige alder det er dem som vi prioriterer

andre grupper de mest velstillede pensionister

er det enkle svar på det spørgsmål

meget interesseret i nemlig hvad der sker for de allermest velstillede

manglende kendskab til regeringens eget udspil

der har i tre omgange været spørgsmål til det her og ordføreren forsøger at snakke

folketingets eftervederlag altså det regeringen foreslår

hvis man rammer pensionsalderen det vil sige at hvis man efter at have ramt pensionsalderen som syv og tres årig eller otte og tres årig

går på arbejde og tjener penge i samme omfang som en yngre kollega så skal man betale mere i skat

at en otte og tres årig der går på arbejde og tjener præcis lige så mange penge som en fire og tres årig som regeringen

skal betale mere i skat af den samme indkomst det må man da kunne forklare

så svare igen til herre lars løkke rasmussen vi

at betale topskat fordi vi flytter grænsen hvad betyder det jo det betyder at der ikke er ubegrænsede kæmpe megaskattelettelser til de allerrigeste

de rigeste pensionister eller andre og det betyder at vi flytter grænsen

har en indtægt der er over topskattegrænsen i dag

en ændring der omfatter ældre pensionister de mest velstillede får ikke gavn af topskattelettelsen det er vores politik hvorfor fordi vi prioriterer at give en lettelse

herre lars løkke rasmussen har måske fokus på nogle andre det er også fint og godt så er vi bare politisk uenige

og hermed kan redegøre for det nu beder vi om at få en begrundelse for det

skat af en højere indkomst så er det bare vi

det synspunkt når en tre og tres årig tjener en sum penge

hvad er ligesom forklaringen

aldersdiskrimination hvor to mennesker i fuldstændig samme situation to kollegaer en otte og tres årig og tre og tres årig skal betale forskellig skat af den samme indkomst det er det vi

det at vi løfter arbejdsudbuddet med

personer hvorfor gør vi det fordi danmark har behov for at få mere muskelkraft i arbejdsstyrken og så handler den her debat altså om hvem

hvem kan opleve den her skattelettelse vi fokuserer på lav og mellemindkomstgrupperne på lo familien på de enlige forsørgere venstre fokuserer på de allerrigeste pensionister når det gælder pensionister siger vi lad os give fem tusind kroner til de pensionister som har mindst venstre siger nej lad os prioritere de pensionister som har mest som betaler topskat derfor er grænsen vel egentlig meget fornuftig i dansk politik nemlig vi har partiet venstre

skal gives skattelettelser til dem der har

regeringspartierne som siger

magnus heunicke og socialdemokratiet og sf og r overhovedet ikke kan forklare det er jo helt langt ude

her tidspunkt for regeringen har jo så sent som i går

med en reform af førtidspension og fleksjob og meget mere

været ude for før må jeg sige i mine efterhånden mange år i i folketinget jeg synes det er lidt underligt at vi

regeringen i går en skattereform som ifølge regeringen sænker skatten på arbejde

ikke at gennemføre en finanslov med enhedslisten der hævede skatterne med fem seks milliard kroner regeringen siger også at man vil

regeringen kunne kunne jo have begyndt med ikke at sænke arbejdsudbuddet ved at gøre det mere attraktivt for indvandrere at ligge på sofaen end at

afskaffede starthjælpen og dermed gjorde det mere attraktivt for udlændinge at søge til danmark regeringen siger at danskerne har behov for en skattereform

de havde i går har de også i dag regeringen gør det modsatte regeringen siger for eksempel til folkepensionisterne at nu må

mindre om året for at være helt præcis folkepensionisterne får heller ikke glæde af

regeringen som sagt ikke svare på folkepensionisterne får en lang næse det er hvad folkepensionisterne får vi hilser det selvfølgelig velkommen at man har lavet sådan en lille forhøjelse i pensionstillægget man lovede godt nok fem tusind kroner under valgkampen det blev det ikke rigtig til

forhøjet ældrechecken

det er altså en katastrofekurs som regeringen er ude på jeg tror ikke at folkepensionisterne ligger den nye regerings hjerte særlig nær men de folkepensionister der lyttede til hvad socialdemokratiet og socialistisk folkeparti sagde i valgkampen tror jeg er skuffede fem tusind kroner mere i pensionstillæg lød løftet

de andre må slippe trettentusinde

kan så se frem til at pension gradvis bliver udhulet fordi pensionen stiger mindre end lønningerne på arbejdsmarkedet formålet skulle være at anspore folk til at komme i arbejde men førtidspensionister

der ikke rigtig er mulighed for at komme tilbage til arbejdsmarkedet så jeg forstår simpelt hen ikke at deres pension skal udhules så er der boligejerne som regeringen

hårdere jeg tror at det kommer især nye unge boligkøbere dyrt at stå unge boligkøbere vil

fordi de ikke kan låne til det meste af betalingen til deres bolig

jo meget store forskelle i landet på priserne på boliger i hovedstadsområdet er priserne priserne således generelt på trods af fald stadig højere hvorfor lånene hvorfor lånene i

jeg tror det er gift for boligmarkedet at ændre mere ved rentefradragsretten i en situation hvor boligmarkedet i forvejen er i knæ det vil sætte boligsalget helt i stå igen og

at det er det der sker så er der desværre en lang række afgiftsstigninger på blandt andet chokolade elpærer is

og kaffe øl og sodavand og man ser hvordan grænsebutikkerne

i vækst og hvordan arbejdskraften flytter syd for grænsen det skal ses i lyset af at det netop er kommet frem at hver tredje danske sodavand og hver tredje danske øl allerede hentes i grænsebutikkerne grænsehandelen resulterer umiddelbart i fem tusind job syd for grænsen syd for grænsen kan man glæde sig over udsigten til endnu flere job for endnu flere danskere vil valfarte sydpå til tyskland og

når regeringen hæver afgifterne

til fem og tyve kroner rødbeder og syltede agurker stiger også der var en skatteminister der sagde at nu skulle det virkelig kunne betale sig for de hårdtarbejdende i det her land

det har den almindelige familie desværre ikke råd til længere nu sender fleggaard discount såmænd tilbudsaviser helt til helsingør

er ikke så mange men de er der dansk folkeparti synes det er fint at børnechecken bliver ændret

så de mest velhavende familier i danmark ikke bare per automatik får en skattefri børnecheck men vi har jo været inde på i debatten her

stadig væk få børnechecken men man kan ikke få den hvis man er gift det ligner altså ikke noget og det er i hvert fald bare en af de ting som regeringen seriøst må overveje det skal de simpelt hen ændre hvis de overhovedet skal gøre sig

om at komme igennem med noget som helst så vil man gerne øge arbejdsudbuddet i danmark det kan man jo ved at genindføre starthjælpen som har haft en rigtig god effekt i forhold til at få indvandrere hurtigt ud på arbejdsmarkedet et andet sted var ved at afskaffe greencardordningen

betyder at på papiret højt uddannede udlændinge kommer til danmark tager ufaglært beskæftigelse og dermed udkonkurrerer danske lønmodtagere som vi i stedet for skal betale dagpenge eller kontanthjælp til det er altså en dårlig forretning for danmark man kunne også rulle lempelserne af

en rigtig dårlig idé at give udlændinge der melder sig som asylsøgere i danmark en smutvej ud på arbejdsmarkedet

rigtig dårlig idé at påføre det danske samfund flere udgifter til flere familiesammenføringer fordi regeringen har afskaffet pointsystemet sænket garantistillelsen

flere udlændinge til danmark som er vanskelige og mange af dem desværre umulige at få integreret i danmark med deraf følgende udgifter til arbejdsmarkedsindsats sprogundervisning og passiv forsørgelse mange kommer ud i kriminalitet og så videre regeringens lempelser af udlændingepolitikken bliver dyr for danmark økonomisk men så sandelig også kulturelt økonomiske fejlgreb kan man rette op på et fejlgreb der for altid forandrer befolkningens sammensætning i dette land er derimod uoprettelig så sent som i går blev to somaliere i ly af regeringens skattereform anholdt og sigtet for at planlægge et terrorangreb i danmark

også mistænkt for terror disse arrestationer er efterhånden så almindelige at vi næsten ikke lægger mærke til det længere joh det bliver da beskrevet i medierne men er det egentlig noget som vi er i den rædsel over den harnisk

jeg tror det desværre næppe regeringen er ikke optaget af det ligesom regeringen

optaget af at de udlændinge der kommer til danmark rent faktisk kan bidrage med noget positivt til vores land nej regeringen er tværtimod optaget af at fortsætte med at lempe udlændingepolitikken som jeg indledte med at sige så kom vi alt for sent i arbejdstøjet i folketinget på grund af regeringens sendrægtighed efter valget

utrolig dårlig stemning i regeringen internt

det danske folk i forhold til hvordan den her regering agerer og nu holder vi

altså afslutningsdebat midt i vadestedet vi må se hvad fremtiden bringer

i dansk folkeparti konstruktivt ind i arbejdet som selvfølgelig hverken kan ses isoleret fra udlændingepolitikken i bred forstand eller fra socialpolitikken

jo som alle ved kendt for at værne om samfundets dårligst stillede jeg tror det bliver spændende

vi iagttager nogle ting som ikke er kønne at iagttage og vi bemærker jo også stemningen hos danskerne den er ikke sådan umiddelbar med den her nye røde regering det kan man så glæde sig over det er skidt for danmark men til gengæld lover det godt

jeg ane halsboe larsen jonas dahl sofie carsten nielsen per clausen mette bock ole hækkerup jesper petersen

stor del af sin taletid på at tale om vandglasset og om hvorvidt det er en afslutningsdebat eller en midtvejsdebat i stedet for at komme til sagen

at vi gjorde det nemmere for

hvilket jeg sådan set synes er utrolig sympatisk

så utrolig mange mennesker der arbejder i danmark uden at gøre det på danske løn og arbejdsvilkår at vi

som ikke er registreret som ikke arbejder efter reglerne og som bliver udnyttet af arbejdsgivere

som ikke vil betale den løn

desværre også en lang række andre partier

arbejdsløse

bliver udkonkurreret af østeuropæisk arbejdskraft

at lukke østeuropæisk arbejdskraft ind

er absurd men årsagen

at fru pia kjærsgaard

har brugt ti år på

det ene beslutningsforslag efter det andet

har jord lige fra kamphunde til burkaer

social dumping og den store udfordring vi står over for

jeg mener at det frie marked skaber arbejdspladser og jeg mener at der er enormt

at det skaber arbejdspladser og vækst i hele europa og det har vi brug for men jeg synes

sætte sig tilbage med armene over kors og være sure over

har forslået tiltag mod social dumping det kan være mere kontrol det kan være at vi vil sikre den danske transportbranche

jeg synes det ville klæde dansk folkeparti

til polske arbejdere der arbejder her

kone og børn stadig væk bor i i polen

men jeg må stadig væk sige at uanset om det

i tidernes morgen som vi stadig væk døjer med

for ti år siden det manglede da bare for det er et kæmpe problem

når nu det er som det er men jeg så

arbejdspladser forblev på danske hænder for der er masser af danske håndværkere der

lidt over indledningen fra dansk folkepartis leder at man nu snakker om afslutningsdebatten og

er vel lidt tidligt at gå på sommerferie

glad for at vi kan være i arbejdstøjet

være op til de mere kreative i

blandt andet med en forhøjelse af ældrechecken anerkender

vil gerne stå her på folketingets talerstol

en gang imellem kan være at vi synes det er en rigtig god idé ældrechecken indførte dansk folkeparti

og man kommer med en yderligere forhøjelse fint det synes vi er fremragende men

var fem tusind kroner i pensionstillæg til hver pensionist det var det man lovede

det man har svigtet plus at man har svigtet den rettighed det er at have folkepensionens grundbeløb

at regeringen ikke kan

finde ud af enhedslisten men hvis regeringen vil igennem med noget som helst om

hvis man fortsat vil svigte den almindelige folkepensionist i forhold til grundbeløbet

det tror jeg vi alle sammen kan være med på og jeg kan godt se at

og svinge benene op og se frem mod folkepensionen og så se frem til at hun måske skulle have lidt mere

rigtig gode initiativer i regeringens skatteoplæg anerkender

sat ind i forhold til at sikre at vi

de svageste pensionister de dårligst stillede pensionister

noget med den nye regering

at man forhøjer ældrechecken rigtig fint jeg synes det er udmærket at der nogle tiltag i skattereformen omkring social dumping vi vil gerne gå ind og se på det

dybt elendigt at man udhuler folkepensionisternes grundbeløb det er det man gør

og sige jamen vi kunne ikke finde pengene

giver med den anden i øvrigt kommer pensionisterne jo

hundrede procent sikkert jeg ved ikke hvor mange af

vi kalder det i dag er en afslutningsdebat

nogen der har sagt at vi ikke skal arbejde efter sankthans det er bestemt en mulighed det er altid en mulighed

at der kommer noget ud af det i forhold til trepartsforhandlingerne som jo er en del af det sådan lige pt og hvor der foregår en masse omkring ørerne på os

virkelig at arbejdsmarkedets parter og senere regeringen kan finde ud af det det synes jeg ville være fremragende jeg kan jo så også bare på lige fod med fru ellen trane nørby konstatere at der rent faktisk er skåret ned under den her regering og det synes jeg ikke er en specielt god idé det tror jeg heller ikke fru sofie carsten nielsen synes

det mål

en akademisk uddannelse vil jeg godt fremhæve lidt jeg synes det er meget meget fint hvis man får en uddannelse men der er mange former for uddannelse

vi er nok blevet en hel del akademiseret

måske skyldes det radikale venstre

rigtig mange skal ud på arbejdsmarkedet og

hele tiden favorisere dem der er på et højere uddannelsesniveau

vil investere i mere velfærd og mere uddannelse

har tabt konkurrencen om at være den mest sure den tror jeg altså alligevel at

pia kjærsgaard er det en modstand man har tænkt sig at holde fast ved

holdt man op med at være modstander af det så derfor kunne det være rart nu at få en bekræftelse

det er ikke nemt for en førtidspensionist at komme på arbejde og sådan skal det jo heller ikke være hvis man først er erkendt førtidspensionist

bare anerkende at dansk folkeparti før har været inde i forhold til overførselsindkomsterne da vi lavede forlig

men en forkortelse af dagpengeperioden som ja giver en besparelse men det er bare en forkert udlægning det

varmt har taget til sig det accepterer man man råber vældig højt i medierne nogle barske ord en gang imellem synes jeg tænker hold da op det

jeg kan bare konstatere at de var velkomne for s sf

hvor lang tid

fastholde sin modstand mod at forringe reguleringen af

rimelig enkelt at svare på gælder det denne samling ud eller gælder det også næste samling

enhedslisten der sidder som parlamentarisk grundlag for den regering der sidder nu

fru johanne schmidt nielsen siger om overførselsindkomsterne

vi skal ind at arbejde med det siger sig selv men den ligger

har fremsat et beslutningsforslag som skal sidestille

så offentlig forhånelse af dannebrog kan straffes med en bøde eller fængsel i op til to år og i den forbindelse vil jeg gerne spørge ordføreren om hun kan oplyse hvordan dansk folkeparti kan gå ind for at indskrænke ytringsfriheden når det drejer sig om forhånelse af dannebrog

krævede fuld ytringsfrihed i forbindelse med muhammedtegningerne

liberal alliances og andre partiers side men jeg bemærkede selvfølgelig at

fru zenia stampe havde meget travlt med

hejse andre landes flag det var faktisk den debat der gjorde at vi

det har intet at gøre med muhammedtegninger eller ytringsfrihed eller noget som helst

jeg tillader mig at være polemisk det hader jeg ellers når folk er på den her talerstol men jeg tror faktisk

svært at forklare det radikale venstre det men sådan er det nu engang for dansk folkeparti det skyldes simpelt hen respekt for vores flag og det var derfor vi

at danskerne godt selv ved hvad det er der er væsentligt hvilke værdier der skal bære vores samfund

at staten skal ind og regulere og beslutte hvad det er der er danske værdier og hvordan de skal værnes et sådant samfund er jo ikke længere et frit samfund og derfor må jeg sige at et forslag som det

rigtig mange af de politiske partier i danmark er kommet når vi ikke længere har den grundlæggende tillid til vores folk

og på at rigtig mange vil referere til hvor frit et samfund vi har og hvor god en grundlov vi fik dengang i atten ni og fyrre ja sådan var intentionerne

omsættes til en frihed ikke for en enevældig konge men for en enevældig stat og jeg synes at dansk folkeparti med et forslag som det her viser

hvor andre partier ikke liberal alliance men andre partier støttede os i at man naturligvis ikke skal hejse andre landes flag på lige fod med dannebrog sådan må det være men jeg anerkender og synes det er fint og

er ikke tilhænger af jungleloven eller slet ingen love som liberal alliance er

jeg ved at liberal alliance også siger

de kulturelle eller sociale aspekter der også ligger i det er

faktisk derfor vi sidder her og står her i det her folketing jeg er egentlig rigtig glad for spørgsmålet jeg synes det er et supergodt spørgsmål fordi det jo giver mig anledning til at sige

som vil værne om kulturkampen bevare de danske værdier og

de fleste mennesker i det her land ville forvente at vi beskæftigede os noget mere med det politiske indhold

virksomhederne har det utrolig dårligt med det jeg ved at alle politikere og jeg tror specielt

som det er og hvor man ikke kan finde ud af om den sunde yoghurt

til rødbeder og asier og marmelade

ved koster arbejdspladser

i en tid hvor vi får flere og flere arbejdsløse

økonomisk politik som betyder at

til finansministeren inde bag de lukkede døre i finansministeriets mødelokale

den indtil man fandt ud af at det var en hamrende upopulær skat hvad jeg

set godt forstår så fandt man ud af i valgkampen og før valgkampen at

som jeg erkender kan ligge i regeringens skatteplan vi kommer til at tabe på det hvis man fortsætter ud ad den vej

social dumping og jeg fornemmer også en en ros

de fattigste pensionister det synes jeg man skal notere sig

der har været kritik af det her med reguleringsmekanismen hvis man nu forestillede sig at man lavede det tiltag at man i nogle år

opregulere personfradraget i takt med den økonomiske udvikling hvis man nu undlod at opregulere personfradraget i

hvilke konsekvenser ville det så

folkepensionist ville den almindelige folkepensionist få færre penge i forhold til udviklingen i samfundet hvis man lod være med at opregulere personfradraget og dermed øgede skatten ville man så få færre penge som pensionist førtidspensionist og dagpengemodtager og

som ikke er inkluderet i den her skattereform

først og fremmest skal diskutere det med det parlamentariske grundlag enhedslisten

lidt bekymret over at fru pia kjærsgaard ikke forstår spørgsmålet fordi lige præcis den metode

at undlade i nogle år at regulere personfradraget

som det er aftalt i skattelovgivningen at det skal ske hvert år

den gamle regering sammen med dansk folkeparti i genopretningspakken

egentlig er det sådan at personfradraget skal stige en smule hvert år den mekanisme satte man i stå for at finansiere genopretningspakken og for at begynde at lukke hullet efter de skattelettelser man havde været med til

er jeg kommer med

havde konsekvenser blandt andet for pensionisterne dagpengemodtagerne kontanthjælpsmodtagerne

mit spørgsmål er hvad er konsekvensen når man gør det og uden at

ville have fået hvis man havde reguleret det fradrag

man skal stå ved at det er den politik man selv har været med til at føre under den gamle regering så vi ligesom har rene linjer at starte

ufinansierede skattelettelser må jeg lige minde herre jesper petersen om at det man gør i det her

afgjort hvem der er bedst til ordførertalerne

så til mit spørgsmål venstre vil

gerne give skattelettelser på tretten milliard

meget tæt samarbejde med venstre

derfor vil jeg gerne vide om det er noget dansk folkeparti er enig

ind på reformer for nogle der får mindre og bruge dem til skattelettelser

og tyve skulle bruges på mere velfærd mere sundhed

sådan som fru pia kjærsgaard nævner at hun netop har en aftale med venstre om at pengene

skal gå til vækst i sundhed uddannelse og sociale forbedringer og ikke til skattelettelser

nu er det så jeg siger

står mildest talt lidt uklart for mig

sådan er det og den uenighed skal der da være vi

jeg ryster sådan lidt på hovedet og skal nok

og det vil formentlig fortsætte

slet slet ikke se at den uenighed der er forskellige politiske programpunkter imellem venstre dansk folkeparti liberal alliance og de konservative er noget problem overhovedet vi skal da markerer forskelligheder

det er egentlig derfor jeg synes at den her periode hvor vi sidder i opposition

kan se hvor svært det er altså jeg synes jo at det er fremragende at markere forskelligheder

haft ti år hvor vi har vist at vi kunne nå hinanden i adskillige sager og hvor vi egentlig havde en ret god stemning og hvor vi lavede nogle gode aftaler

vi kan inden vi går til frokostpause nå endnu

tre store udfordringer og har gjort det i nogen tid det er de udfordringer som også præger de løsninger som regeringen kommer med

det førte blandt andet til et tab på ethundrede og

arbejdspladser i den private sektor da krisen satte ind vi står også over for en demografisk udvikling som det hedder teknisk hvor befolkningssammensætningen ændrer sig vi får tohundrede og femogtyvetusind flere pensionister

og tyve og vi får en reduktion af arbejdsstyrken i

tredje udfordring som også er gevaldig stor nemlig

fordi vi har et meget stort underskud

affødt af tidligere debatter

at fra første kvartal to tusind og otte til tredje kvartal to tusind og ti faldt beskæftigelsen i danmark med fem

procent kun kriseøkonomierne i sydeuropa havde et højere et højere fald i beskæftigelsen eurostat har i samme periode dokumenteret at ledigheden i danmark steg med fire procentpoint kun i irland og sydeuropa var det værre end hos os

er vores nærmeste naboer de har bedre tal på alle centrale parametre som vækst bnp beskæftigelse ledighed og eksport så det er rigtigt at danmark har klaret sig relativt dårligere end sammenlignelige lande i europa gjorde det under

der blev ført en lempelig og letsindig

i nullerne skattestoppet på ejendomsværdiskatten bidrog til boligboblen og overophedning i byggesektoren den lempelige finanspolitik i

bidrog til en overophedning af dansk økonomi den daværende regering valgte

alle advarsler og proklamerede at lærebøgerne i

bekendt gik det gruelig galt selv om lærebøgerne ikke behøvede at blive skrevet om vk regeringen forsømte reformdagsordenen i så høj grad at danmarks potentielle vækst halter bagud i

skønner således at danmarks potentielle vækst i perioden tolv til sytten vil ligge på linje med væksten i kriseramte økonomier i sydeuropa det er ikke godt men det er en handske som den nye regering har

tyve planen har jo nogle målsætninger som er meget centrale for de udfordringer vi står over for beskæftigelsen

og firstusind personer arbejdsstyrken udvides med tredstusind personer frem mod

og tyve den økonomiske vækst skal løftes til to en

procent årligt det sikrer bla at vi har råd til

ordentlig hånd om børn og ældre

og tyve og det årlige råderum vil være forøget med syv milliard kroner

også planer om inden for den ramme der at oprette titusind nye uddannelsespladser frem mod

og tyve så er der kommet

at nå de målsætninger som vi har for

fordi vi dermed øgede ledigheden fordi der

ville komme i arbejde jævnfør den måde vi regner på men det tilgodeser vi jo med skattereformen hvilket vi også sagde på det tidspunkt vi ville

ved at fordoble beskæftigelsesfradraget

øger i øvrigt topskattegrænsen så alle får

så løftet deres rådighedsbeløb via skattereformen og den prioritering der er der

efter den gamle ordning frivilligt kan vælge overgang til den nye ordning der skulle give en del førtidspensionister bedre vilkår

har mindst til rådighed så det er faktisk en meget social og perspektivrig omlægning jeg ville ønske at fru pia kjærsgaard

se det positive i

faktisk pris på fru pia kjærsgaards

investeringsstrategi i skattereformen som er meget central for det er en investeringsstrategi som skal være med

skabe nye arbejdspladser så det ikke kun er arbejdsudbuddet der bliver øget

iværksætterskatten afskaffes det var en dårlig idé v og k fik og vi får

større skattefradrag for investeringer i maskiner

udgangen af to tusind og tretten alt sammen skal bidrage til

der vises at danmarks eksport af energiteknologi i

procent af den samlede eksport det er faktisk temmelig godt gjort med den grønne omstilling

den grønne omstilling skal

har udpeget energi og miljø og velfærd som globale vækstområder det er vi enige i den nye evaluering af otte og tredive lande placerer danmark på førstepladsen som det land der i forhold til størrelsen af økonomien har det største potentiale for at skabe

ud af grøn innovation over de næste ti år det er en meget central prioritering også for regeringen endelig skal jeg runde af her med at sige at enhedslisten er et meget meget

nogle synes det lyder underligt med den debat der i øvrigt har været og de diskussioner der er i offentligheden men der er det rimelig gode i samarbejdet mellem enhedslisten og regeringspartierne at der er åbenhed om tingene og vi går ikke og skjuler og bobler men vi siger

også vist og det håber jeg er starten på et rigtig godt samarbejde at vi har kunnet finde hinanden

og været pragmatiske i et vist omfang med respekt for hinandens

i folketinget til også at samarbejde bredt vi er færdige med at have flertal når regeringen spiller ud med deres forslag så er der ikke automatisk et flertal for det hvilket der var under

derfor er det en anden situation at være i og derfor er

man nu kan har lyst til og vilje til for at få resultater

det hele for danmark som helhed

bare ærgerligt at der stadig væk kæmpes som om det er et billede af virkeligheden der er kamppladsen

nitten million kroner på forskning

det er den der tvetydighed der er så forbasket dårlig når vi skal

i diskussionerne og involveringen af rigtig mange mennesker også

i den politisk debat og prioriteringsdiskussion sagen er jo at venstre og konservative

der stod at der skal spares syv hundrede og nitten million kroner på

følgerne

billeder af virkeligheden som ikke har noget med virkeligheden at gøre hvis vi bliver ved med det

er det umuligt at fange hinanden og give hinanden hænderne og få nogle aftaler igennem som

glæde for hele danmarks befolkning nu har venstre også et ansvar

til en mindretalsregering derfor er venstres ansvar meget større

derfor på en måde dem der går i forvejen eller skal tage ledelsen i oppositionen derfor er til at vi får en fair diskussion af de reelle vilkår og problemer vi er i så skal vi nok også løse opgaverne for danmark i fællesskab

men jeg kan oplyse at jeg har noteret følgende til korte bemærkninger efter pausen tina nedergaard pia kjærsgaard simon emil ammitzbøll benedikte kiær per clausen joachim b olsen gitte lillelund bech og peter skaarup det var otte så er der nogle der i hvert fald ikke nås det er merete riisager flemming damgaard larsen jakob ellemann jensen og mike legarth jeg skal her udsætte mødet mødet genoptages klokken tretten

hundrede og to og halvfems titlen på den anmeldte sag vil fremgå af folketingstidende DK erhvervs og vækstministeren har meddelt mig at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om danmarks digitale

tolvte eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil ligeledes fremgå af

meddelt at han ønsker i henhold til forretningsordenens § nitten stykke fire at give folketinget en skriftlig redegørelse om erhvervslivet og reguleringen totusinde og ellevte eksemplarer vil blive omdelt og redegørelsen vil fremgå

korte bemærkninger jeg remser dem op tina nedergaard pia kjærsgaard simon emil ammitzbøll benedikte kiær per clausen joachim b olsen gitte lillelund bech peter skaarup merete riisager flemming damgaard larsen mike legarth og jakob ellemann jensen de vil ikke alle kunne få ordet men vi vil prøve at så mange som muligt får det jeg begynder med at give ordet til fru tina nedergaard

at venstre tegner billeder af virkeligheden som intet har med virkeligheden at gøre hvorefter hun selv benægter

er faldet med fire hundrede og nitten million kr siden vko havde flertallet i to tusind

som de røde partier har lavet sammen for to tusind

det er en kendsgerning at der er sparet fire

mit ærinde er imidlertid et andet og det er at det er jo en

og at vi skal række hænderne frem

på kryds og tværs og få det bedst mulige ud af

for mig at opleve at den radikale minister vælger at skrotte et så vigtigt forlig

kommunes mulighed for at virke

har faktisk to spørgsmål til ordføreren det ene er hvordan i alverden kan en radikal minister finde på at bryde et forlig på den utiltalende måde og det andet spørgsmål er hvordan kan det være at man kan pege på i hvert fald fire meget dårligt stillede nordjyske kommuner som skal levere

morsø kommune og mariagerfjord kommune altså hvordan kan en radikal minister finde på at bryde et forlig

fra nogle af de kommuner som ministeren selv konstaterer ikke

tina nedergaard understreger at der blev sparet fire hundrede og nitten million kroner det var netop hvad jeg sagde

jo sandt men alligevel

finanslov som den nye regering byggede oven på derfor er det jo rigtigt at der blev sparet på forskningen men det blev gjort i vks finanslovforslag for

ministerens vurdering at det forlig var brudt fordi der var sket ændringer i udligningsreformen i to tusind og ni tror jeg om

der er lavet en udligningsreform der har nogle parametre og de parametre

udløser altså enten tilskud eller at man skal betale sådan er det

er forligspartierne hun indkaldte der er simpelt hen ikke nogen god forklaring

i hvert fald nogle partier i folketinget havde tiltro til at det radikale venstre ville arbejde for

i foråret men det ændrer ikke på at selve det forlig den aftale man så indgik med

rent faktisk tager penge

indenrigsministeren selv nævner ikke er velstående kommuner jeg nævner igen at det er nordjyske kommuner som fru marianne jelved udmærket kender det er læsø kommune jammerbugt kommune morsø kommune mariagerfjord kommune og jeg kunne også for god ordens skyld nævne thisted

kommune de skal alle sammen aflevere til trods for

er ikke mit område som sådan men det er jo parametre som afgør hvor meget man skal betale eller hvor meget man skal modtage den retfærdighed

aldrig rigtig men det er så godt man kan gøre det når man har valgt at udligne mellem kommunerne

jo bare holdt mund når de to partier

men der er dog en ting som jeg har gået og undret mig lidt over

at man ikke ville røre ved boligskatterne overhovedet i denne

har det radikale venstre gjort i det forslag der ligger til en skattereform det synes jeg bare at jeg ville konfrontere fru marianne jelved med

styr på alting

at man ikke kan røre ved boligudgifterne

med virkning fra næste valgperiode

rentefradrag i denne periode det sagde han til nordjyske han understregede at en øget boligbeskatning heller ikke vil blive ført ind ad

som vko har gennemført

og først når det er færdigt kommer den nye reduktion

langt varsel nøjagtig ligesom fru pia kjærsgaard gik til valg på at efterlønnen var ændret

jeg vil gå i den anden ende af aldersskalaen

aldersdiskriminerende skattesystem hvor ældre mennesker

en af dem der kender smerten hvis man kan kalde det det i anførselstegn og jeg ved jo at jeg arbejder og jeg har en arbejdsindkomst men jeg betaler ikke

jeg kan også oplyse at jeg har opsat folkepension

hvis jeg havde taget den fra fem og tres år det er i hvert fald to begrundelser som jeg synes at med i sine overvejelser

begrundelse er at jeg vedstår mig

på forskellig vis i hus og sommerhus og

betyder at rigtig mange skatteborgere har været med til at finansiere min families opsparing det er så ændret igennem skattereformer fra nitten firserne

derfor er der jo meget ulige vilkår for opsparingsmulighederne imellem den generation jeg tilhører og den generation herre simon emil ammitzbøll tilhører

som så mange andre gange i min tilværelse vil jeg gerne gøre det godt for fru marianne jelved

kunne jeg godt tænke mig at få måske en lidt skarpere begrundelse for

er nogle af de mennesker det rammer

så voldsomt rige som retorikken måske gerne vil give udtryk for

det viser

ikke forstå at der sidder rigtig mange

fem og tres og måske også dem der nærmer sig

fylde et bestemt antal år ikke er en social begivenhed

ekstra skattebidrag

udtaler sig på en måde som om det her gælder alle der er blevet fem og tres år det gælder nogle som har en særlig høj indkomst og det gælder for dem der har en indkomst der er over firehundrede og nitusind

folkepensionister går fri af det her og bliver ikke behandlet på den måde som

det er altså særlig velhavende pensionister som har en særlig høj opsparing ved siden af folkepensionen

det radikale venstre nu lige pludselig går ind for aldersdiskrimination at når man er otte og tres

den ville være hvis man var seks og tres år vi taler om at mennesker bliver sundere og sundere

er over syv og tres

som radikal leder i to tusind udtalt at garantien i forhold til der ikke skulle ændres noget ved folkepensionen skulle holde frem til to tusind og fem og fyrre men nu lyder der nye toner fra de radikale

rigtigt forlig jeg vil gerne bede om en forklaring fra den radikale ordfører

det der sker nu er at man giver nogle skattelettelser som gør at alle i det danske samfund

glæde af en særlig forøgelse

af folkepensionens pensionstillæg

grundbeløbet jeg har meget svært ved at se at man

ideen med folkepensionen er væk det er den ikke det er stadig væk et fattigdomsværn for alle

bygge sin arbejdsmarkedspension og sin privatpension op oven på den men man ændrer det er vægtningen imellem grundbeløbet og pensionstillægget

indkomstafhængig

med den differentiering som jeg lige har beskrevet

i aftalen fra efteråret to tusind

uanset udviklingen i flertalsforholdene kan der ikke uden enighed mellem aftalepartierne gennemføres forringelser af folkepensionens grundbeløb og pensionstillæg

ligger i det her skatteudspil er der vil ske en forringelse af grundbeløbet det kan man vist ikke løbe fra

ikke fået svar på det om det skal være

det kan træde i kraft efter et kommende folketingsvalg

det radikale venstre igen

pensionstillægget der bliver forøget

et fortolkningsspørgsmål altså om man kan fortolke den tekst som fru benedikte kiær lige læste op på den ene eller på den anden måde samlet set eksisterer folkepensionen stadig og den har stadig væk den funktion de funktioner som den

vægtningen er skiftet fra grundbeløbet til pensionstillægget

de pensionister som stadig kommer til at betale topskat er velhavende det betyder at dem der så slipper for at betale topskat og som ikke er pensionister

at for eksempel alle de førtidspensionister som er på den nye ordning skal acceptere forringelse i deres økonomi

fordi pengene skal bruges til skattelettelser til de velhavende

om hun synes det er rimeligt når jeg tager førtidspensionisterne

om arbejdsudbud og den slags omkring behovet for at øge arbejdsudbuddet vil jeg godt spørge fru marianne jelved

forskningschefen i dream som jeg ved er nogle økonomer som

det radikale venstre lytter meget til siger at

fastholde det samme fokus på at øge arbejdsudbuddet når tallene viser sig at

give anledning til overvejelse i det radikale venstre om hvorvidt man behøver at gennemføre den

får stadig væk en regulering af deres førtidspension fremefter de får den ikke i det omfang som den har været før men de får stadig væk en regulering fremadrettet det synes jeg ikke er galt i forvejen

en håndsrækning igennem den skattereform vi behandler og diskuterer her

på plads nu og der vil jeg bare advare imod at man på grund af ændrede statistiske oplysninger som ikke giver ret store udslag når det kommer til stykket ændrer hele vores politik

det er fuldstændig klart at jo flere der arbejder i danmark jo mere indkomst har vi jo flere indtægter har vi og jo bedre har

vi frihed til at indrette vores velfærdssamfund derfor er det faktisk uanset alt andet en fordel at der

der arbejder i danmark når flere arbejder er der flere der er med i det fællesskab der bidrager til fællesskabet

så derfor handler det også om at skabe mulighed for nye arbejdspladser

gerne understrege det ligger også i det regeringen har

både for den enkelte og for samfundet

flere der kommer i arbejde helt enig men fru marianne jelved ved jo også udmærket godt at den automatiske sammenhæng som nogle indimellem lader som

mellem at øge arbejdsudbuddet

få flere i arbejde ikke findes den eksisterer ikke det betyder jo ikke at man ikke godt

situationer hvor det er vigtigt at få flere mennesker til at arbejde mere fordi der er et behov for det et behov for den arbejdskraft

har ethundrede og tredstusind arbejdsløse er det lidt vanskeligt at sige at det er mangel på arbejdskraft der er det akutte det vigtige hovedproblem jeg synes sådan set at fru marianne jelved skulle forholde sig til den virkelighed som også økonomer nu begynder at forholde sig til det andet er bare at sige til fru

sætte menneskers indtægt i stå forstået på den måde at de beholder den samme levestandard gør jo at de mennesker hvis ellers regeringens egne forudsigelser om hvordan økonomien

rigtig fattige nu kan man diskutere

ikke har nogen udvikling i sine forbrugsmuligheder

at det her varer i tyve år det varer i en mere begrænset

det er til to tusind og sytten eller hvad det er men i hvert fald

en erfaring en empirisk erfaring

jeg må henvise til herre claus hjort frederiksens udgivelse fra hans finansministertid

april to tusind og elleve kapitel fjerde

kapitel hvor man kan læse og se eksempler fra hele verden om at arbejdsudbudsudviklingen

danmark har jo en langt langt højere beskæftigelse i dag end vi havde efter anden verdenskrig

ottehundredetusind flere i beskæftigelse til trods for ny teknologi til trods for alle mulige effektiviseringsmuligheder så der så der sker noget når effekten af beskæftigelsen begynder at vokse højere aktivitet

at fru marianne jelveds parti det radikale venstre deltager i en regering

skadet arbejdsudbuddet i danmark med fem tusind personer

beskæftigelsen i samme periode er faldet med fire tusind fem hundrede personer

et andet svar til den anden side af folketingssalen

fra talerstolen regeringen valgte at skaffe fem milliard kroner til at

åbne øjne vi vidste godt at det reducerede arbejdsudbuddet derfor har vi jo gjort det

og tyve planen og skattereformen vil øge arbejdsudbuddet

der er kompenseret for

reduktionen i arbejdsudbuddet som en effekt af det der skete omkring finansloven to tusind og tolv det er imødegået med to tusind og tyve planen og skattereformen

vi når mere end det arbejdsudbud som vi havde forudset i vores regeringsgrundlag

og er faldet med fire tusind fem hundrede

det fik vi jo så også bekræftet med

herre simon emil ammitzbøll og fru benedikte kiær

nemlig folkepensionen og det forhold at det radikale venstre nu går ind for aldersdiskrimination fru marianne

seniorer der er aktive ude på arbejdsmarkedet

er det jo symbolpolitik det der ligger i regeringens skattereform

om meget få seniorer som

at der er få seniorer på arbejdsmarkedet

jeg har argumenteret for hvorfor jeg mener det er rimeligt at gøre det som regeringen gør

det kan jo dokumenteres efterfølgende

har en høj pension det er dem jeg taler om jeg taler ikke om dem der kun har deres folkepension og en lav pension der synes jeg der er rimelighed i at de bidrager til at finansiere at vi kan få et større arbejdsudbud at vi kan få mindre skat på arbejde for dem der er yngre og for den sags skyld også

mine opsparingsforhold har været helt anderledes fordelagtige end dem nutidens unge mennesker har

er lykkedes de radikale at komme igennem med så

i forbindelse med regeringsdeltagelsen

få et udspil til en skattereform

i folketingssalen i dag i forbindelse med de spørgerunder der nu er

gået skævt og som går skævt i øjeblikket som vi så måske ikke får diskuteret så meget men jeg kunne

til noget af det jeg synes er gået helt fuldstændig skævt og hvor regeringen også har et problem i øjeblikket oplever man på asylcentrene en større tilstrømning end vi har set tidligere der er flere afviste asylansøgere altså nogle der ikke kan

man har jo gennemført en slappere udlændingepolitik end

der er ved at blive vedtaget og lige er blevet vedtaget allerede har den store effekt

beskriver det kan jo stort set ikke lade sig gøre

starthjælpen og det er først ved at træde i kraft her i foråret det har jo ikke haft den effekt

at der sidder endnu flere asylansøgere endnu flere afviste asylansøgere på centrene end der gjorde for et halvt år siden det hænger ikke sammen med det regeringen har lavet af lovgivning som er vedtaget her

gør at arbejdsudbuddet bliver mindre

de jo nu kan få en højere ydelse ved bare at være derhjemme

det er vel ikke en ønskelig udvikling at der ikke er styr

tingene når det gælder udlændingepolitikken hvis vi kigger tilbage på det der skete i to tusind og to da man strammede udlændingeloven

marianne jelved kan huske at det der skete allerede ved udsigten til

asylsøgere menneskesmuglerne fandt simpelt

man kan risikere sker nu

tale sammen man får ikke kontanthjælp fra dag et man kommer ind

det får man

så det er jo ikke rigtigt at der er sket den ændring at man kan få kontanthjælp fra dag et man kommer ind over landets grænser der er ikke noget der

på det område det udvikler sig fuldstændig stille og roligt og der er ikke noget der kommer til at skabe store pukler på det område der er ingen ændringer af den karakter der bliver ikke ændret ved asylreglerne

om trepartsforhandlingerne gerne slutte med at sige

en af de ting som virkelig kan skabe historie i danmark og som har gjort det før

rigtig dansk arbejdsmarkedsmæssig og politisk kurs og kultur

skal glæde os over at der er rigtig mange ting der trækker i

fordi alle var enige om at overskride taletiden

over danmark efter ti år med en politisk ledelse af danmark der talte til det lille det selvcentrerede og det småtskårne i os alle sammen har vi nu en regering der taler til det store i danskerne hvor solidaritet fællesskab bæredygtighed og en vilje til at skabe et bedre samfund trods svære økonomiske tider er de bærende værdier det har kunnet aflæses i en ny kurs for danmark gennem

at tage ansvaret på os i en vanskelig tid imens ligger herre lars løkke rasmussen solidt i hængekøjen og overvejer hvornår han næste gang skal lade omverdenen høre fra sig via facebook og lader os andre om at løse de problemer

efterlod hængekøjestilen visnepolitikken og det ensidige fokus på skattelettelser får næsten venstre til at minde om en dansk udgave af

party bevægelsen i går dukkede han så op

en rigtig fysisk gammeldags analog udtalelse om skattereformen førhen flyttede

fra almindelige danskeres lommer til bankdirektørernes lommer nu er det efter sfs mening almindelige lønmodtagere tur til at opleve en fremgang hvis regeringen kan få et flertal hjem for skattereformen

regeringen er i gang med at træffe dristige og vigtige beslutninger der skal modernisere og forny vores samfund vi skal tænke langsigtet og skabe en samfundsmodel med ny miljømæssig social og økonomisk bæredygtighed der skal være styr på økonomien

flere ufinansierede skattelettelser og vi skal skabe job grøn omstilling og fornyet fremgang i årene der kommer danmark skal blive dygtigere grønnere og mere solidarisk vi vil ikke i danmark nøjes med at prøve at skabe balance og levere det som

eksstatsministerens søn aldrig havde hørt om er der nu halvtredstusind af og vi har mistet ethundrede

private arbejdspladser på få år det svarer til at danmark mistede over hundrede job hver dag i den periode herre lars løkke rasmussen var statsminister også om søndagen samtidig er danmark rutsjet baglæns

når det handler om uddannelse produktivitet og graden af beskæftigelse og uligheden

er vokset på en række punkter de udfordringer skal regeringen løse så vores samfundsmodel igen bliver bæredygtig

vi er optaget få styr på økonomien og der er ikke plads til store armbevægelser i den offentlige sektor i de kommende år men vi kan og vil ikke ensidigt spare os gennem krisen vi skal arbejde reformere og dygtiggøre os for at løse vanskelighederne danmark skal i arbejde når alle to tusind og tyve planens reformer er på plads lukker vi hullet i økonomien skaber rum til en moderat vækst i den offentlige sektor og derudover et råderum til at investere i nye job i mere uddannelse i bedre sundhed i grønne investeringer og i at skabe ny vækst højrefløjen klattede et historisk opsving væk i en farlig cocktail af slap budgetkontrol og ufinansierede skattelettelser og i sin korte tid i opposition

oppositionens leder eksstatsministeren at love danskerne reelle skattelettelser for ikke mindre end tretten milliard kroner uden at kunne pege på hvor pengene konkret skal komme fra

villig til at lave de reformer der skal til

fejltagelser af den kaliber med den farlige cocktail af slap budgetkontrol og ufinansierede skattelettelser kommer en regering med deltagelse af

det er tværtimod en vigtig socialistisk dyd at sørge for en bæredygtig samfundsøkonomi

den selv samme kerne som vko partierne lige så langsomt gnavede løs af med indførelsen af private sundhedsforsikringer mislykket uddannelsespolitik og fattigdomsydelser så lave at det fastholdt mennesker i fattigdom alt det har vi allerede gjort op med det er slut med overbetaling af privathospitalerne og hvis private klinikker i dag laver grumme fejloperationer skal det ikke længere bare være det offentlige der hænger på regningen

men trods fremskridtene på en række områder er der desværre stadig alt for mange mennesker som er parkeret på perronen mens toget suser forbi tag nu de seks tusind danskere som har været på kontanthjælp i mere end ti år

og det er ikke godt nok at en af de bedste pejlinger på hvor langt et menneske kommer i uddannelsessystemet

andre kræfter der kæmper for reelt lige muligheder ikke kan være tilfredse med

naturen miljøet og klimaet er uerstattelige værdier vi skal passe på for vores egen skyld og for vore børns vi har brug for en ny grøn og bæredygtig vækst og dem der hævder at der er en modsætning mellem miljøhensyn og arbejdspladser tager fejl hvis vi opfører os klogt i danmark kan grøn politik blive en helt afgørende fordel for dansk erhvervsliv vi kan blive foregangsland i en global grøn omstilling sf er særlig stolte af det brede energiforlig som viser vejen frem mod den dag hvor danmarks energiforsyning er uafhængig af fossile brændsler og som i mellemtiden skaber tusindvis af nye grønne job når havvindmølleparkerne skal etableres

har kredset om det udspil til skattereform som regeringen lagde frem i går rugbrødsreformen en fuldt finansieret omlægning af skatten hvor vi har lige så meget råd til velfærd efter reformen som før reformen ingenting er ufinansieret ad åre kommer der faktisk en pæn samfundsgevinst som kan bruges til at skabe job og nye investeringer der bringer vores samfund fremad

noget helt nyt og spændende nærmest eksotisk efter vkos skæve og ofte ufinansierede skattepolitik rugbrødsreformen sætter gang i hjulene og skaber flere job investeringsvinduet til danske virksomheder der vil føre til investeringer på femten til tyve milliard kroner i danske virksomheders produktionsapparat får tusinder i arbejde allerede næste år almindelige lønmodtageres lønudvikling er ikke noget at prale af for tiden der er indgået meget ansvarlige overenskomster fra danske lønmodtageres side og nu viser deres organisationer sig også villige til at

et ekstra nøk på arbejdsmarkedet via de trepartsforhandlinger der er i gang regeringen ønsker omvendt at give almindelige lønmodtagere hkeren og sosu assistenten metalarbejderen og folkeskolelæreren industriarbejderen og sygeplejersken mere ud af deres slid på jobbet det synes vi er god skattepolitik vi foreslår også et løft på godt fem tusind kroner til de folkepensionister som har mindst at leve for til gengæld må bankerne bidrage lidt mere til fællesskabet stigningen i overførselsindkomsterne bliver på cirka en og tyve procent i stedet for syv og tyve procent det næste årti de mest velstillede forældre

mindre børnecheck og rentefradraget på de store renteudgifter skal jo i direkte forlængelse af hvad den gamle regering besluttede aftrappes yderligere over en årrække vi har med det et udspil til skattereform

set er fikst og færdigt partiegoistiske og taktiske hensyn kommer forhåbentlig ikke til at ødelægge chancen for at lave en bred reform nogle partier har markeret sig med skarpe holdninger til dele af udspillet men ikke uden at de samme partier også har rost andre dele af udspillet at venstre både regner forkert i deres argumenter og nu mener at der alligevel er råd til skattelettelser trods de mente det modsatte i valgkampen er interessant nok men mest interessant er det at ingen på forhånd melder fra det giver mig håb om at vi kan finde en god løsning og allerhelst et bredt forlig det vil tjene danskerne bedst

solidt bidrag til missionen om et dygtigere grønnere og mere solidarisk danmark det danmark regeringen har sat

clausen joachim b olsen mike legarth flemming damgaard larsen merete riisager benedikte kiær jakob ellemann jensen tina nedergaard birgitte josefsen og gitte

når man omtaler nogle af de politikområder hvor man i

er helt naturligt at danskerne ikke længere skal kunne stole på politikerne

kalder den skilsmissereformen fordi den jo favoriserer folk der ikke er gift

sig skille i skilsmissereformen indgår der en ændring af rentefradraget sådan at de boligejere som i forvejen er presset nu bliver presset endnu mere i

skatteministeren sagde den attende januar regeringens linje er klokkeklar

piller ikke ved boligskatterne eller rentefradraget

et rimeligt finansieringsbidrag at dem der har været i stand til at tage de allerstørste lån og har så store renteudgifter

sandsynligvis også noget ud af det i form af skattelettelser men der

med finansiering til den skattereform der altså løfter lav og mellemindkomstgrupperne og de fattigste pensionister og sætter gang i hjulene vi har i regeringsgrundlaget

på rentefradraget eller ejendomsværdiskatten i indeværende valgperiode og det gør vi heller ikke der er lagt op til at det starter

fuldstændig i forlængelse af hvad den gamle regering gjorde nemlig at

man justerede rentefradraget på de her meget store renteomkostninger

det er det vi skruer en smule mere på men redskabet er ikke fru ellen trane nørby

set selv indført det i skattereformen fra totusinde og niende

ikke skatter og afgifter op med over seks milliard

sådan at en helt almindelig arbejderfamilie i dag skal betale tre tusind fire hundrede kroner mere

til boligejerne som nu heller ikke længere kan stole på det sf siger

januar måned hvor skatteministeren sagde regeringens linje er klokkeklar i det her spørgsmål vi piller ikke ved boligskatterne eller rentefradraget

og de unge boligejere som i forvejen har en presset økonomi

familier endnu mere på det her område på trods af at man både før og efter valget

hvordan grundskylden kan reguleres i kommunerne

jo altså også berører boligejerne ændrer vi ikke ved det redskab som venstre og de andre partier bag den sidste skattereform fandt på med at justere rentefradraget for de store renteomkostninger justerer vi så lidt mere hvis det er sådan at det først og fremmest er unge nærmest svage boligejere der kommer til at blive berørt af det her hvorfor var det så ikke også en kæmpe katastrofe for dem da venstre det

det var jo venstre der gjorde det på det tidspunkt hvor boligpriserne for alvor raslede ned efter at finanskrisen satte ind det var det der skete det justerer vi en smule ned på

og så må man i gang med minusstykkerne og begynde at fortælle om den gode gevinst der er for lo familien med den skattereform og det håber

færdige med at forhandle en skattereform det ville være ønskeligt

det med at forringe de økonomiske vilkår for arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere dagpengemodtagere og førtidspensionister

fru pia kjærsgaard henviser til

vi har ikke en forventning om at man skal være arbejdsløs at man skal være på kontanthjælp eller dagpenge i ti år det synes vi er

derfor har vi jo sat en række initiativer i gang for

vi har et politisk ansvar for at sørge for at gøre noget ved og det gør vi med en række initiativer også i skattereformen

afskrivningsvindue så det er hovedudfordringen

de pensionister der har færrest penge til sig selv

det ville jeg egentlig mene var noget som som også dansk folkeparti

som følge af den reform vi har spillet ud med

vil dukke op og diskutere det i forhandlingerne om den her reform for det vil være et rigtig godt fremskridt for dem

jesper petersen socialistisk folkeparti det med at regeringens parlamentariske grundlag fru johanne schmidt nielsen kalder regeringen for klaphatte kvajpander og at man stjæler

kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse

at vi har et rigtig godt samarbejde med enhedslisten vi har gennemført en finanslov

hører vist med til politik og det

må jeg bare vende tilbage til den replik som som jeg havde til fru pia kjærsgaard da hun var ordfører

kan jo replicere helt uden at sige noget om det su modtagere eller pensionister

set var fru pia kjærsgaard selv der undlod at justere personfradraget i adskillige år og

plan til at hænge sammen i den gamle borgerlige regering det var ikke kønt men det var det dansk

som bekendt er der ikke blevet rettet op de skader de

nu at det nærmest er rimeligt at forringe reguleringen af overførselsindkomsterne sådan at

næste år får to tusind kroner mindre til forbrug

og tyve kommer op på at have det samme til forbrug som man har i dag og i hvert fald går i stå i forhold til den almindelige velfærdsudvikling i det her samfund de næste ti år

og at det er rimeligt at bruge de penge til at give skattelettelser til de personer som fru marianne jelved meget præcist

et væsentligt bidrag til at finansiere en skattereform med en stribe forbedringer hvis vi bare skal have proportionerne på plads

efter skat være en og fyrre kroner mindre om måneden i to tusind og to og tyve end den er

at få proportionerne på plads så siger vi

er en statisk gruppe af arbejdsløse tværtimod er hovedudfordringen jo at skaffe dem et arbejde og det bidrager den her reform faktisk til på en lang række punkter

det vi har har lagt frem på så mange punkter bør tiltale så mange partier at det burde kunne lade sig gøre

og den store gruppe af førtidspensionister som er på den nye ordning næste år får omkring to tusind kroner

mindre til forbrug

udgangspunkt i hvad pengene

gået glip af tusind kroner om måneden uanset at

i arbejde og uanset at vi sammen

det er altså de arbejdsløse mennesker som skal betale for skattelettelser til det som

jelved på vanlig radikal forsigtig vis kaldte

af de førtidspensionister der vil have en meget stor gevinst ved

de fik det får de med den her ordning og vi får mulighed for at

pensionister de pensionister der har mindst til sig selv

godt fem tusind kroner i form af en højere ældrecheck

i i skattereformen hænger selvfølgelig sammen i et

den reform er rigtig god den bringer danmark fremad skaber job gang i hjulene

bede ordføreren om at svare på hvorfor

har vist endda meget stor tilbageholdenhed som jeg omtalte

su modtagere er friholdt men der er altså nogle

hvem havde troet det at man skulle se en folkesocialist stå på talerstolen og inflationsregulering af

og gennemført af en s ledet regering det er da morsomt jeg kan godt nok forstå hvis der sidder nogle vælgere derude og overhovedet ikke kan finde ud af hvad socialistisk

men jeg er så stærk i

godt tør udstede en garanti for

som vi har lagt frem til at rime

de ti liberale teser heri ligger der at det er

og mellemindkomstgrupperne der skal have den store gevinst det er i fuldstændig modsætning til den måde den tidligere regering lavede skattepolitik på

vi gør bankerne skal bidrage mere de boligejere der har tage de helt store lån kommer til

den tidligere regering lavede skattepolitik og

det er vi helt enige i men underholdningsværdien er høj

været ordfører de seneste to tre år hvor jeg blandt andet har været skatteordfører

om at minimere det offentlige udgiftstryk og den offentlige sektors størrelse så det er store ord når herre jesper petersen i dag siger og jeg citerer

vi skal væk fra visnepolitik det er jo præcis det som sf socialistisk

uden at blive rød i kinderne

hvoraf den ene fylder pensionsåret de har fuldstændig samme formueforhold de har samme arbejde og den ene møder så pensionsalderen på otte og tres år og får ikke del i topskattelettelsen

synspunkt for sf gerne at ville fritage metalarbejdere sygeplejersker og skolelærere

er en skat som bør betales af velstillede

danskere og er finansieringen i orden og det mener vi den er i skattereformen så er det ikke fremmed politik for sf det

skatteordfører det er et af dem herre mike legarth åbenbart

også huske på at det er sådan at hvis man er pensionist og stadig væk kan arbejde

at man kan flytte sin folkepension til senere

kan give en nogle ret store fordele derfor har man som arbejdsduelig pensionist oppe i otte og tres års alderen

at gøre en ekstra indsats men vi synes det er retfærdigt som led i den her skattereform

ikke begunstiges af en lavere topskattegrænse det er for danskere på arbejdsmarkedet

på arbejde og i den her sammenhæng at helt almindelige lønmodtagere

det rødvinsreform og champagnereform nu skal herre jesper petersen omtale sin egen reform og så bliver det til en rugbrødsreform

handler om at vi nu indfører lavere beskatning den overordnede dagsorden er glimrende man beskyldte os konservative for at være tonedøve men vi kunne alligevel høre græsset gro for nu taler vi om det der er rigtigt

vi har nu i dag fået en klar tilkendegivelse fra det socialistiske bagland

det er en rugbrødsreform

og mellemindkomsterne der får gevinsten af den det er en rugbrødsreform den sætter gang i arbejde

den her skattereform så inden herre mike legarth får omfavnet alt for meget

er altså meget meget langt fra at fjerne topskatten fuldstændig og give en massiv skattelettelse til de mest velstillede danskere i vores samfund

til den her reform som faktisk betyder at dem der ville få gavn af den form for skattelettelse kommer til at bidrage noget mere

den ny skattereform

og vi forhandler herinde med de partier der gerne vil forhandle

kommenterer at han ikke tænker helt identisk med

mere enig med herre søren pind

daværende statsminister anders fogh rasmussen var det kan så give lidt stof til eftertanke

debatten

som kollega som politiker som borger

i debatformen jeg kan ikke genkende partiet i

blandt andet ikke fordi jeg i ti år har

mange venstrefolk som har forsvaret og forklaret og udlagt vk regeringens politik når man ser på det der fremlægges

en overordentlig solidarisk regering vi havde før

at reducere muligheden for i nogle af de dårligst stillede familier i danmark at kunne sende

vk regeringens meget mere solidariske politik

telefon som andre børn kan

men jeg synes et tappert forsøg herre jesper petersen gør for at genfinde sig selv

vi synes det er godt hvis lav og mellemindkomstgrupperne nu kan være dem der oplever en fremgang der er udvist stor ansvarlighed og der

reallønsfald næste år med de overenskomster der er indgået

kan opleve en fremgang en større belønning ved

er det fint vi vil ikke lave samme fuldstændig pilskæve skattepolitik som den gamle regering gjorde hvor de helt store vindere var dem

det der var i bunden blev langt hen ad vejen spist af den genopretningspakke man så lavede med dansk folkeparti og som før omtalt undlod at regulere personfradraget i nogle år

vi har talt meget for at de fattigste pensionister skulle have mere vi har talt meget for at beskæftigelsesfradraget skulle øges

det rigtigt at forhøje topskattegrænsen alle de ting

formen da han skulle kritisere vk regeringen der er

for eksempel rødvinsreformen som man har besluttet sig for ikke

kan være man har stort set

år man har været i opposition til vk regeringen herinde på at kritisere de ting vi foretog os økonomisk men man

dem tilbage ergo må man medgive at det

det er desværre historie nu er der en anden regering der sidder med et flertal støttet af enhedslisten og socialisterne og så er det jeg interesseret

hvad er det der gør at sf

også lavet en forhøjelse af den grønne check

blev for eksempel brugt til at fjerne de særlig lave fattigdomsydelser som den gamle regering stod for de blev brugt til at sikre mere uddannelse for vores unge

blev brugt til at få mindre brugerbetaling i sundhedsvæsenet

gjorde livet sværere for dem der ikke har råd til at betale selv det var det vi brugte de penge til samtidig med at det

så det har jeg det igen aldeles strålende med

laver nu en justering af den skattepolitiske virkelighed der ligger

vi har overtaget regeringsmagten og det er altså en justering der betyder at lav og mellemindkomstgrupperne vil opleve

svageste pensionister bliver løftet su modtagerne

hagl og torden inden valget sagde sf at de

have billigere kollektiv trafik

det kan være at de får lidt nu som et plaster på såret

det interessante er at høre ordføreren om hvor meget ordføreren mener sf har gjort kål på

egen politik for efterhånden er

det kan vi jo se på meningsmålingerne

godt at vi har kunnet lave

en aftale også med dansk folkeparti om at forbedre den kollektive trafik med en milliard kroner

til den gamle regerings tid

gøre op med trængslen i københavn og få mindre luftforurening det bliver der nedsat en kommission til at arbejde med

også på det punkt kan vi jo se os selv fuldstændig i øjnene

en lang smøre om hvad der egentlig skete bare med den første finanslov og der bliver hele tiden

være i regering og tage ansvaret på os selv om det er en vanskelig økonomisk tid

det vi har stået for allerede nu uddannelse jobskabelse en ny miljøpolitik energiforliget en mere rimelig

rets og indvandrerpolitik jamen altså listen

hvad andre har gjort og hvad vi gør i dansk folkeparti og

hvad sf gør og ikke gør det

og hvis ordføreren mener det

om han har god samvittighed over at ville finansiere skattelettelser

er ked af at jeg før kom til at bruge lidt af taletiden på at rose fru

her fordi vi jo sådan set har lavet en rigtig god aftale om om den kollektive trafik som vi er i gang med

udmønte hvad angår fleksjobbere og førtidspensionister

vi jo i gang med at lave en reform nu der skal betyde at flere får mulighed for at

som skal betyde at færre ender permanent på førtidspension

kunne have været bedre til at sørge for at de ikke havnede i mange år på førtidspension men kunne blive en del af arbejdsmarkedet i stedet for med alt det det giver

pia kjærsgaard på alle områder er en bedre politiker end

synes at det giver anledning til en enkelt lille overvejelse nemlig at

har fremhævet det nye røde flertals gode evner til

skrabe penge op af borgernes lommer

forstået men jeg må sige at også på det område

var det gamle vko flertal jo betydelig dygtigere altså en hel del af

kommer til at mangle næste år stammer tilbage fra genopretningsaftalen hvor man faktisk har

beslutninger som har kostet de samme mennesker som man nu er

de var også bedre til at gennemføre lovgivning som kostede almindelige mennesker

roses skal dem der roses bør

jeg selvfølgelig at fru pia kjærsgaard ret i at det kan

man kan snakke om det der er sket eller det der vil ske eller det der truer med at ske umiddelbart vil jeg foreslå at vi

arbejde grundlovsdag fordi så har vi nået alt det gode i

samlingen og så kan man ikke nå at lave de ulykker man er i færd med at planlægge

være så dumt

i hvert fald rigtigt som statsministeren også var inde på i sin tale at der er gennemført en række forbedringer i løbet af det sidste år en række forbedringer som indeholder markante brud med den politik

det handler om kickstarten som skabte

man afskaffede de særlig

målrettet indsats mod social dumping der kommer mere personale i daginstitutionerne erhvervsuddannelserne og de gymnasiale uddannelser er styrket der er vedtaget

energiaftale som både skaber arbejdspladser og støber fundamentet

en fremtid uden kul olie og gas

initiativer der tvinger de multinationale selskaber til at betale mere skat der er gjort op med de værste sider i vko

og udlændingepolitik og solidariteten mellem fattige og rige kommuner er blevet styrket

i hvert fald indstillet på også når det handler om kommuner når det er lykkedes at få et nyt flertal

ellers bliver første maj talerne måske alt for korte men når det er lykkedes

skyldes det jo ikke mindst at rigtig rigtig mange mennesker engagerede sig aktivt i at få et nyt flertal

som opsøgte mennesker i boligområderne

forventning om at når vi fik en ny regering

nok sige at når regeringen nu fremlægger forslag

de arbejdende skal tvinges til at arbejde mere mens op imod tohundredetusind arbejdsløse stadig holdes uden for arbejdspladserne

meget stærkt pres på danmark for at få os til at føre en højreorienteret

ikke så meget det der med om der er nogle løfter man har svigtet

som sled og slæbte ikke bare for at få en ny regering men også for at få en helt anden politik

mange frustrationer heldigvis

de frustrationer nu måske er ved at forandre sig ændre sig til en aktiv politisk indsats når for eksempel faglige tillidsrepræsentanter fra hele landet på fredag mødes i horsens

bud der kommer på hvilken politik flertallet herinde i folketinget burde føre og hvad regeringen kunne gøre for i hvert fald at leve op til nogle af de forventninger folk har

sige at forklaringerne på

er dels det med den økonomiske

det store hul i statskassen

ufinansierede skattelettelser det er rigtigt nok

det ingen betydning på den lange bane men jeg tror nu alligevel

også set hvordan uligheden er vokset danmark gik faktisk under

fra at være verdens mest lige land til at ligge på en tolvteplads og det var altså vel at

situation hvor uligheden bredte sig overalt i den vestlige verden der førte vi an i danmark med at skabe øget ulighed

grunden godt undre sig over at liberal alliance ikke er lidt mere glad

en situation hvor man kan se at de ni og fyrre rigeste familier i danmark er blevet over tredive milliard kroner rigere og nu har en formue på over fem hundrede milliard

lidt tidligt at nogle socialdemokrater begynder at tale om at der ikke er mere at komme efter hos de

samlet op inden vi kaster os over

har det vist sig at de tal som man har baseret sine forudsigelser på måske

rigtige da man lavede forudsigelserne

aldrig nogen sinde kommet til at stemme med virkeligheden

arbejdsstyrken rent faktisk bliver større i

nogle konsekvenser for hvor stor en indsats man skal yde for at øge arbejdsudbuddet hvor vigtigt

mening hvis ideen er at man skal have øget udbuddet af arbejdskraft så meget at man kan få presset lønningerne det er også det økonomerne siger godt nok tit lidt langt nede i

op med at læse og også nogle politikere har man indtryk af men der kommer de til at skrive at det her

at skabe øget arbejdsløshed for at få reallønnen til at falde

er så optaget af at skabe en situation hvor der er et stort overskud af arbejdskraft så man på den måde kan

og arbejdsforhold nedad

skal fokusere på at skabe nye arbejdspladser og få de nuværende arbejdsløse i arbejde det kan gøres ved at skabe grønne job

bruge de arbejdsløse skolelærere pædagoger sygeplejersker og sosu assistenter til at skabe skabe en bedre offentlig

det handler jo slet ikke om at skabe større gæld og nye arbejdspladser for lånte penge men om at turde opkræve pengene hos de rigeste

er hovedudfordringen jo faktisk ikke mangel på penge

hvordan vi skaber flere arbejdspladser og mere velfærd men reducerer vores forbrug af jordens naturressourcer og vores forurening

klimakrisen og den truende mangel på olie bare ét eksempel på hvordan vores udnyttelse af naturen nærmer sig sin grænse en offensiv politik for mere lighed sammen med en offensiv investering i omstilling til miljømæssigt bæredygtige produktionsformer

af arbejdspladser her og nu og forberede danmark på en fremtid hvor naturressourcerne ikke længere findes i overflod men er en mangelvare

politik som er et moderne svar på kravet om at føre en ansvarlig solidarisk politik hvor vi giver plads til at de fattige dele af verden kan udvikle sig socialt økonomisk og demokratisk og vi også giver fremtidige generationer rimelige udfoldelsesmuligheder

det er det som måske er en af de største svagheder synes jeg

i regeringens økonomiske politik det der er den rigtige udfordring ressourcemangelen

fraværende i de økonomiske analyser

kommer der lidt med om at det også skal ind på den ene

får ud af at fremrykke beskatningen af indbetalingerne på en kapitalpension

vigtigt element i en sådan omstilling

vi glade for at regeringen nu går ind og

har sagt nemlig at man skal beskatte de her penge ved indbetalingen det er fornuftigt og man kan selvfølgelig godt anvende de penge på andre jobskabende initiativer end dem enhedslisten foreslår men det ændrer ingenting ved vil jeg sige at det er en fælles forpligtelse

har danmark og danskerne i virkeligheden en meget meget dårlig fremtid uanset om der skulle blive overskud

og karen ellemann først fru ellen trane

at stille mig to spørgsmål så det vil jeg også forsøge

masse job samtidig har vi set at beskæftigelsen er faldet med fire tusind fem hundrede personer

talt med nogle af de mennesker der efter sigende skulle være blevet ansat fordi der er kommet den her kickstart der har løst alle danmarks problemer

jeg gerne vil stille herre per clausen

holdt en meget flot tale

enhedslisten også selv har peget på derfor vil jeg blot høre om

enhedslisten stadig væk er principfaste

enhedslisten i går meldte ud at man ikke vil stemme for

min pointe er sådan set at ganske vist

er der kommet mennesker i arbejde på grund af kickstarten

den almindelige økonomiske udvikling i europa går det i særdeleshed for langsomt fordi

som hver eneste dag skaber nye arbejdsløse også i danmark så det er ikke så underligt at det ikke går så godt som det skulle men vi arbejder på at det gør

at hvis regeringen laver en skatteaftale

borgerlige partier som indbefatter en ødelæggelse af reguleringen af

har vi meget svært ved at forestille os hvordan der efter det skal kunne laves en finanslov

en del af det er selvfølgelig fordi

danskere efter vores mening er en meget alvorlig sag

at enhedslisten er meget principfaste nogle af de løfter

skatteministerens udtalelser om rentefradraget i januar

der ikke kunne ske noget ved det og nu sker der noget ved det igen eller er det

er at det er en meget meget alvorlig situation og meget meget ødelæggende for vores samarbejde med regeringen hvis den vælger for eksempel at lave en aftale med de

man skaber forringelse i fleksjob og førtidspension og

den situation har jeg ikke umiddelbart fantasi til at forestille mig hvordan man skulle skrue en finanslovaftale sammen

nu er min fantasi måske ikke så stor

diskuteret det med andre mere fantasifulde mennesker og de har også

stillede om hvor enhedslisten egentlig står

de borgerlige partier hvor man regulerer i overførselsindkomsterne som regeringen har

aftale med nogle af de borgerlige partier der ikke lige indeholder det

af regeringens udspil til

regeringen og enhedslisten eller hvor står enhedslisten så henne

at gøre det dyrere at være dansker så klarede dansk folkeparti

genopretningsaftalen så lad os bare holde fast på der er mange elementer i genopretningsaftalen som vi gerne så rullet tilbage hvis vi kunne få

partierne i regeringen med på det

springer det der med med reguleringen

der kan dansk folkeparti jo bare sige at det er aftalestof og

skal kunne gøre rede for detaljerne i alle mulige tænkelige og utænkelige forlig som den nuværende regering kunne indgå med borgerlige partier og hvilke konsekvenser det ville få for vores samarbejde med regeringen så derfor holder jeg mig til de

man sige meget alvorlige ting og siger

at der bliver lavet en skattereformaftale hvor lige præcis det der med overførselsindkomsterne som netop er forligsstof det er vi fuldstændig enige i fra dansk folkepartis side

at nogle ændringer som man overvejede dengang

som enhedslisten i øvrigt har været med til at pålægge danskerne at betale ekstra i afgifter

man opererer med et pænt stort milliardbeløb i ekstra afgiftsstigninger

indekserer hele molevitten

skatten følger lønudviklingen det synes vi sådan set er meget rimeligt vi ser ingen grund til at

være nogle afgifter der er så asociale at vi siger at de af den grund ikke må stige og det snakker vi med regeringen om når vi forsøger at lave en aftale med regeringen om her ting der er rigtig rigtig mange problemer i det udspil regeringen er kommet med på skatteområdet vi har kun taget det værste med

er vældig optaget af aldersdiskriminering

vil sige at det problem kan man jo løse ved at fjerne topskattelettelserne for alle

så forsvinder aldersdiskrimineringen for de ældre og så er der jo åbnet en god mulighed for at lave en aftale med de borgerlige partier som vi måske oven i købet kan blive lidt gladere for end det man ellers

at det ene store reformudspil efter det andet bliver lagt frem alle sammen indeholdende elementer som for

uspiselige man kan

at levere så få resultater så hvor meget skal der til

samarbejdet med regeringen som værende muligt at ødelægge hvis ikke der begyndte at komme flere resultater

hvis to ud af de tre ting jeg lige nævnte

så er enhedslisten villig til at sige at så er det samarbejde nu endegyldigt ødelagt

jeg kan da huske at der var noget med en

der var noget omkring noget trafik som godt nok blev til noget miskmask men som vi jo var med til at redde til sidst i grunden må vi vel et eller andet sted erkende også når vi skal være ærlige over for regeringen at enhedslisten har lavet betydelig flere aftaler og betydelig mere lovgivning sammen med regeringen

jeg omformulere det jeg tror de fleste er enige om at bag regeringen ligger der en hel boulevard af knuste løfter og intet tyder jo på at det stopper

set ikke så vanskeligt for os er det ikke det med løftebruddet afgørende det må de selv klare med deres vælgere

bare sige at indtil nu er det altså sådan at det meste af den politik der er ført i det her folketing i

er sket i et samarbejde mellem regeringen og enhedslisten og så snakker man meget om alle de ulykker man vil lave i fremtiden

men vi kan jo ikke straffe regeringen for

en lang række ting som vi er glade for lidt mere af det vi er glade for end af det vi ikke kunne drømme om at stemme for

er vores holdning til regeringsgrundlaget den samme som den var dengang

pind var i gang med nærmest at foranstalte en eller anden slags revolutionær stemning ude foran tv to som jo har et stort behov for at sende hele tiden

regeringsgrundlaget kommer aldrig til afstemning og det gik vist også op for venstre at det ville være for kompliceret at fremprovokere en afstemning om det men det var godt forsøgt og vældig muntert og sjovt og vi mener præcis det samme som vi mente for otte måneder siden

også indeholder nogle forbedringer for de mennesker der er på overførselsindkomster og ikke forringelser som der er lagt op til nu det er en af de ting det skal indebære så skal vi sikre os at nogle af de penge som regeringen gerne

bruge på at lette skatten for dem fru marianne

at dem der er meget velhavende i hvert fald ingen glæde får af det

flere penge fra nogle af de rige danskere og fra den finansielle sektor

med henblik på at skabe mulighed for at lave skattelettelser til folk med lave indkomster uden at det behøver at gå ud over andre med tilsvarende lave indkomster to minutter eller en minut vil

giver ikke mulighed for at opremse alle de krav og ønsker vi har til regeringen i forhold til deres skatteudspil jeg er sikker på at hvis de ikke allerede har fået en fyldestgørende liste over det

ikke sikker på at venstre bliver orienteret om hele indholdet af det men nogle enkelte

forestillinger om præcis hvordan et eventuelt forlig mellem regeringen

være helt absurd at skulle svare på det spørgsmål men

ginikoefficienten må kunne se at uligheden øges sådan

der skabes mere lighed og ikke mere ulighed

ved at regne sig frem til at det udspil den kommer med næsten er godt nok

herre mike legarth

at for de konservative er det vigtigt at uligheden øges sådan har vi det jo forskelligt og derfor håber jeg også på at regeringen kommer til fornuft og laver en aftale sammen

medvirke til at skabe de gode gevinster der vil være

rigelig præcist men jeg skal bare sige til herre mike legarth at enhedslisten

medvirke til at man for eksempel hæver topskattegrænsen hvis det sker inden for en ramme hvor aftalen skaber større lighed

synes man skulle prøve at fjerne noget af det aldersdiskriminering som de konservative er så optaget af

enhedslisten der skulle lave den her skattereform

indføre en hårdere beskatning af de de mennesker der tjener over en halv million

ud i danmark vi må nok erkende når vi ser på det politiske flertal her i folketinget at det bliver svært at komme igennem med

acceptere at topskattegrænsen sættes lidt op men så stiller vi krav om at det skal ske i en sammenhæng og

at aftalen i øvrigt er en aftale der skaber større lighed

spørge herre per clausen hvordan han betragter det der med om man giver eller man

er vi ikke enige om at de mennesker der så har

at beholde lidt mere af deres eget

samtidigt også er tale om en befolkningsgruppe der giver utrolig meget i skat altså betaler utrolig høje summer

de betaler i skat det er også meget varieret i hvor stor udstrækning de betaler alle udgifterne til deres privatliv selv eller har deres virksomhed til at gøre

være med at generalisere men enhedslistens grundopfattelse er den at mennesker med høje indkomster skal betale en høj skat fordi det er den måde man opretholder lighed i samfundet og

skjul på at enhedslisten synes at det er rigtig rigtig ulykkeligt for danmark

gået fra at være det mest lige land i verden

ned på tolvte pladsen særligt i en situation hvor uligheden er vokset i alle

ret flot præstation set ud fra et borgerligt synspunkt at vinde den konkurrence

vi ved også at enhedslisten ville have stemt imod regeringsgrundlaget

hvis de nu fortsætter med det

øges kan man så forestille sig at man stadig væk kan gå ind og støtte en finanslov der faktisk nødvendigvis må bygge på de aftaler

vi lavede med regeringen var faktisk at

var et sted mellem ti og femten konkrete eksempler på lovgivning vi har gennemført sammen med regeringen og som er et brud med den politik vko har ført

set ikke svært ved at se forskel

er i stand til at sikre at den udvikling der går i retning af større lighed i danmark og som startede

afgørende betydning hvad disse aftaler med de borgerlige partier

se hvad det bliver til men pointen er bare

så står med finansloven næste gang er det så sådan at man vil sige at nu er der lavet en masse aftaler med den borgerlige side af salen som man nok synes gik i

bare lige kan komme lidt i den rigtige retning igen i finansloven

så kan man sidde og være med til finansloven de hjælper en lille smule og ind imellem

nogle grupper som er blevet dårligt behandlet i de aftaler

med regeringen de grupper skal så have noget kompensation for det så det kan blive meget meget kompliceret og meget meget indviklet

og halvfjerdstusind arbejdspladser

ud af danmark vi kan se at

fortsat vil være offentlige underskud vi kan se at produktiviteten

vi kan se at vi har en kæmpe offentlig sektor

at vi har europas højeste skattetryk ja udfordringerne står i

afskaffet kontanthjælpsloftet man har vedtaget

på ejerskifte cigaretter

på kun otte måneder

år så vil den samlede stigning være på op imod tres milliard kroner

alliance går så meget op

vi er venner med de rige

ganske almindelige dansker

give friheden til

man kratter lidt i overfladen hist og her

på nogle skatter flytter fra et område til et andet

men der er jo i danmark

den skat der er for lav

men sandheden er jo

ganske få tusinde personer

arbejdsudbuddet blev mindsket

alle partier på nær liberal alliance og dansk folkeparti

er temaet for dagens debat

cirka en tredjedel af

man vil lave en særlig topskattegrænse for ældre mennesker

det når at blive inden det er fuldt indfaset

at de røde medlemmer af folketingets ligestillingsudvalg

det er faktisk også konkurrenceforvridende nu ved jeg ikke om regeringen har fantasi til at forestille sig det men der findes faktisk mennesker som har

den samme konkurrencesituation når han skal udbyde sine varer og når han skal handle

dermed både diskriminerende og konkurrenceforvridende og det er for nu at sige

skal straffes for

vare på sig selv

uha hvor skulle de skamme sig i den

som sidder med det som skatteministeren kalder

måtte flytte fra deres bolig endelig er

hvis man må sige sådan men

nemlig afgiftsskruen

at afgiftshelvedet endnu en gang kommer til at køre derudad

vil sørge for at ophæve skattestoppet på den

for vi har et håb om

regeringen har jo kun firs mandater bag sig

mødes med hvis de vil ændre på skattesystemet her i landet

man kunne vise mod og gøre

man kunne halvere selskabsskatten

færre ansatte i den offentlige sektor man kunne forbedre produktiviteten og forbedre konkurrenceevnen i det

listen over verdens rigeste lande

i mere end to årtier

at der er god grund til at sige tak for løftebruddet for det var blevet meget meget værre hvis man havde gennemført den politik

er kendt for at være en løftebrudsregering

kratter i overfladen jeg er helt sikker på at både venstre konservative og liberal alliance

umådelig svært ved ikke at støtte regeringen

den førte en fuldtonet fornuftig politik

det kræver kun

gøre danmark til et bedre sted

gøre danmark til et helt andet

sin familie bliver belønnet og ikke

sørge for at vi hver især kan leve et liv der efter egne ønsker

renten er siden folketingsvalget faldet

under den tyske rente så den der meget store tillid fra udlandets side til dansk økonomisk politik er jo blevet styrket gennem de seneste måneder det synes jeg

liberal alliance må glæde sig over må jeg så ikke også kvittere for den

er kommet fra liberal alliance i dag om at man går ind i

men kunne liberal alliance ikke forklare hvorfor det ikke er venstre som liberal alliance gerne vil samarbejde med

de måtte synes var i vejen med os men der er sådan set ikke særlig meget

med venstre vi elsker venstre

hvis vi får mulighed for det

berolige herre john dyrby paulsen

forhold til venstre når det

noget helt andet nemlig at

så kunne vi være selvstændigt interessante og det er så den alliance vi har kunnet se med de konservative hvis man lægger ni og otte sammen giver det

og dermed møder man ikke døde øjne

sket mellem liberal alliance og venstre det er fair nok at liberal alliance gerne vil se venstre som et regeringsbærende parti

med venstre er

end noget med skat og betydelige skattelettelser

det venstre har sagt om skat indtil nu som gør at liberal alliance i

ikke vil forhandle sammen venstre når man ser

det kan man ikke beskylde herre john dyrby paulsen for for jeg synes spørgsmålet med al ønskelig tydelighed viser jeg kender jo herre john dyrby paulsen godt at han er meget klogere end

derfor har jeg heller ikke tænkt mig at gå ind i den fuldstændig fortænkte situation sagen er den

tænkt mig og stå her og være medie for en diskussion mellem socialdemokratiet og venstre

efter lang tids roden rundt i det har jeg forstået på venstre at de i hvert fald i ord siger at de gerne vil have en vækst i den offentlige sektor på

og halvtreds milliard kroner fyrretusind offentligt ansatte og vil nærmest have en negativ økonomisk vækst i den offentlige sektor

over de kommende år der forekommer mig bare

herre simon emil ammitzbøll ikke bekræfte

i kærlighedsaffæren vil indgå en form for kompromis om at der skal være en lavere

poul nyrup rasmussen der engang i en

stor politisk debat sagde jeg hører forkerte tal det hørte jeg også her fra herre jesper petersen

herre jesper petersen ved det udmærket det er sådan at liberal alliance foreslår at fjerne fyrretusind stillinger i det offentlige ved naturlig afgang det kan sagtens lade sig gøre det ved vi allerede fra nogle af landets dygtigste kommuner det er sådan at vi gik til valg på en samlet reformplan med besparelser på lidt over halvfjerds milliard kr men det kan da godt være at vi bliver mere dristige frem mod næste valg det vil jeg bestemt ikke afvise

ligger i det de borgerlige partier mener nu om dage venstre mener ikke rigtig noget men er vel nu

at der bliver en mindre vækst i den offentlige sektor at der altså skal være mindre velfærd for at der kan gives flere

vi har forgæves forsøgt i måneder at finde ud af hvad det er

ville vi jo være nået så langt

sektor for at der kan gives flere

for den offentlige sektor var så vidt jeg kan vurdere korrekt i forhold til liberal alliance

vi ønsker en mindre offentlig sektor vi abonnerer ikke på synspunktet om at flere penge giver mere velfærd og gladere borgere sådan er det vi ønsker at borgerne skal kunne beholde flere af deres egne penge det synes vi er mere retfærdigt vi synes det moralsk korrekt og vi tror i øvrigt også at det vil skabe et mere effektivt samfund

noget jeg ikke kan holde ud er det politikere der står heroppe og ikke vil svare

virkelig beklage jeg ynder at svare på de spørgsmål jeg bliver stillet

endelig bare bemærke at den forvirring der åbenbart har bredt sig

breder sig i den danske befolkning for det virker som om at

der noget danskerne er enige om i

er det at de ønsker at stemme løftebryderregeringen væk fra bænkene og etablere en ny borgerlig regering der er afhængig af liberal alliances mandater vi håber at det også bliver

valget vi glæder os ikke for tidligt vi begår ikke hybris men vi arbejder på

åbenlyse og utilslørede kærlighedserklæring til venstre lige før

direkte det er straight talk

ammitzbøll som jeg holder meget af vil det så betyde at

og synes også at den

både kloge og sympatiske

om jeg betragter mig selv og liberal alliance som socialister

hvor vi hvis der var halvfems mandater

imod mindre socialisme og mere frihed det kunne det radikale venstre jo også medvirke til

øge skatter og afgifter med op mod ti milliard kroner

så give en tre fire af dem tilbage igen og synes man laver store lettelser

har man jo stadig taget mere end man har givet og det er

at gennemføre den skattepolitik som styrker dansk økonomi og som booster jobskabelsen men så er det jeg spørger liberal alliance hvor meget vil man så

slå de andre i hovedet med at de er socialister at de er det ene og det andet men

for en liberal politik det giver ikke nogen mening at stille det spørgsmål jeg går heller ikke ud fra at der er et endemål for det radikale venstres politik som vel et eller andet sted hvis man graver dybt nok også er inspireret af liberale principper

set det korte og simple svar så vil jeg bare sige at jeg synes herre nadeem farooq meget tydeligt ridser uenigheden op for liberal alliance

at vi skal have et lavere skattetryk i det her land

som vi synes er for lav

venstre vågner op hver eneste dag og tænker at de unge og de gamle og hvem ved jeg lige skal have lov til at betale lidt mere sådan har vi det bare ikke

en reel politisk uenighed og det skal der også være plads

jeg har forstået at selv moderate liberale økonomer

de samfund med mindst ulighed

mest produktive det er de rigeste samfund og det er de frieste samfund hvordan kan det så være at ordføreren

i en uges tid og egentlig

høre herre simon emil ammitzbølls begejstring

der forstår jeg så at man er nødt til at sætte en masse mennesker i fængsel

efter min mening er det mest frie eller liberale samfund i verden tog jeg videre til et land der hedder colombia

en anden model nemlig den at man lejer

alliance ville gøre for

samfund hvor man havde en fuldstændig liberal tankegang og hvor de stærkeste kunne bestemme det de ville og bruge de magtmidler

at man er nødt til at have et idealsamfund et andet sted på kloden for at være et politisk parti

at der var steder i asien og østeuropa

det vil vi også sådan har

synes jeg en misforståelse af hvad begrebet frihed egentlig går ud på frihed handler jo om frihed fra

hvis der er noget parti der

allieret med en fagbevægelse der med alle midler prøver at presse virksomhedsejere til at have overenskomst med bestemte fagbevægelser

de seneste måneder man kan vælge mellem to strategier her i livet

helt sin vilje eller man kan søge dialogen og forhandlingerne

lægge sig i hængekøjen og måske kombinere det med

den her samarbejdende tilgang til udlændinge og integrationsområdet

fortsætte denne samarbejdende tilgang

skattereformen

og derfor vil jeg gerne høre ordføreren om

med eksempelvis regeringen og

det her område og om

jeg vil sige det på den måde

har den tilgang til dansk politik at hvis vi mener vi kan trække politikken mere i vores retning

vi gerne lave aftaler hvis ikke vi kan se et perspektiv hvis regeringen

er der ikke mulighed for at lave en aftale og så er det så det

vi må erkende men

kommet ud af hængekøjen på skatteområdet man har jo ligget

grundlag for at der kan forhandles men som jeg også

synes vi at hverken de unge boligejere eller de ældre danskere skal gøres til

vil have en vækst på nul procent

liberal alliance nu hvor de har erklæret

som udelukker

og fastlægger væksten i det offentlige offentlige forbrug

ske efter næste valg hvor der kommer en borgerlig regering det er jo det der ligger i spørgsmålet siden interessen er så klar allerede

under et år inde i valgperioden jeg vil sige det på den måde at

vi jo ikke for nuværende har sagt noget som helst om at vi ønsker at gå i regering

vi ønsker at være støtteparti for en borgerlig regering så vi kan trække den i en mere liberal retning jeg tror i virkeligheden at

venter på at der skal komme nogen

i en mere liberal retning så jeg tror

jeg ved ikke om sf har officielle politikker for hvilke ministre der skal have kaffen galt i halsen

kollega socialordføreren

og ikke står bag den pågældende udtalelse

der er grænser for politik og derfor har vi

er det liberal alliances ønske at man skulle få mindre

gennemskuelig udligning sige hvis der også var en indholdsmæssig interesse i hvad

derude men så længe de følger med synes jeg da at vi skal holde ordføreren lidt

jeg forstår når jeg læser den offentlige debat at dansk folkeparti og venstre vistnok vil have en vækst i det offentlige på nul

altså nulvækst kan ordføreren som svar

procent i det offentlige og kan ordføreren for det andet bekræfte at partiet ønsker

tredive milliard kroner i provenutab jævnfør et svar

end spørgeren umiddelbart antyder ikke nul

og vær med i den virkelige konkrete debat det har jeg i øvrigt også svaret de tre andre spørgere på nuværende tidspunkt

vil jeg bare sige at lige meget hvor mange gange bliver spurgt om hvordan

jeg svare det samme det ændrer sig ikke jeg beklager

i skat af arbejde og det betyder jo selvfølgelig at

skal betale mere hvis man betaler mindre i dag betaler man stadig mindre

derfor synes jeg da at vi sammen med borgerne der sidder og følger med derude skal

i tabt provenu til statskassen og hvis vi reducerer det offentlige forbrug med en

og ordføreren kan kalde det naturlig afgang eller hvad

kommunerne tønder ærø bornholm og

eller er det i ældreplejen hvor skal den lavere vækst i det offentlige ramme henne for borgerne

der er ikke nogen der skal fyres på grund af liberal alliances politik jeg har set at man bliver fyret på grund af regeringens politik og det er noget helt andet men det skal man altså ikke på

almindelige danskere det skaber over

arbejdspladser det er gennemregnet af uafhængige økonomer fra dream gruppen den socialdemokraterne ikke

tredje vi stoler på fuldt kommunalt selvstyre derfor

selv finde ud af hvor

spare og effektivisere i deres kommune men

eksempel og sige at der findes masser af steder i den offentlige sektor

ligger millionerne for ikke at sige milliarderne

er fru benedikte kiær fra det konservative folkeparti

giver os mulighed for at diskutere de store spørgsmål om hvad vi vil med danmark

debatten måske kunne kaste noget lys over det hamskifte de tre regeringspartier har foretaget siden afslutningsdebatten i to tusind og elleve

kommet mere klarhed og ærlighed over det skifte regeringspartierne har foretaget tværtimod

er sket de seneste otte måneder i sin tale sidste år sagde statsminister helle thorning schmidt

har fremlagt den mest gennemarbejdede økonomiske plan en opposition nogen sinde har fremlagt

snart den sidste stemme var talt op og tak for det som finansminister bjarne corydon har måttet svare folketinget

var underfinansieret med mellem to og tyve og ni og tredive milliard kroner

i folkemunde hedder løftebrudsregeringen

nemlig lovet meget billigere offentlig transport en boligpakke til de trængte boligejere

og sådan kunne jeg blive ved i det uendelige

socialdemokraterne og socialistisk folkeparti sagde at de ville sløjfe den

naturligvis ikke kede af

på både kort og lang sigt

gammeldags taget ved næsen

regeringen og de vælgere der har stemt

medvirke til at øge boligskatterne

at forringe rentefradraget der skal ikke skabes usikkerhed om de danske boligejeres økonomi

vil jo ikke gennemføre det i denne valgperiode vil det sikkert lyde

jo ikke for sjov føjet til titlen fair løsning

og tyve så der er tale om endnu et løftebrud som skaber yderligere usikkerhed hvilket det bundfrosne boligmarked bestemt ikke har brug for

færre penge tilbage til sig selv og familien

er det ikke vejen frem tværtimod

er ikke kun den arbejdende dansker det er blevet dyrere for også virksomhederne har kunnet mærke at vi har fået en ny regering vi har brug for at virksomhederne skaber nye job

sagt at den vil reformere sig ud af krisen og flere gange har regeringen selv kaldt sig for en reformregering stort set alle tiltag og udspil får tilhæftet betegnelsen reform

egentlige reformer dem der

blåt genbrugspapir dog iblandet nogle røde tidsler

det længe ventede eller frygtede forslag til skattereform hos os

og her efter otte måneder med en rød regering

blot konstatere at udfordringen er blevet større på grund af ekstra skatter og afgifter for godt seks milliard

et arbejdsudbud der effektivt er reduceret med fem tusind personer

at vi har et lavere skattetryk

for erhvervslivet bliver forbedret

for det giver mindre plads til det private initiativ og vækst i den private sektor derfor er regeringens plan ikke vejen frem

regeringen nu vil følge den konservative tankegang om at færre skal betale topskat men regeringens skattereform

flere områder er vi lodret imod finansieringen vi har ikke brug for at

regeringen med sin skattereform vil øge beskatningen

eller at dyrere at købe ind i de danske supermarkeder

regeringen med sin skattereform gør det mindre attraktivt at spare op til sin

det kommer naturligvis ikke som nogen overraskelse at socialdemokraterne og sf kan komme med

en skattereform der indfører diskrimination og øger marginalskatten det må siges at være nye toner vi

ligesom marginalskatten bør sænkes

hvordan vi skaber bedre vilkår for de private virksomheder så de kan skabe nogle flere job

at danskerne bør beholde flere af deres hårdt tjente penge en skattereform må heller ikke skabe yderligere utryghed for boligejerne

gerne beholde boligjobordningen faktisk egentlig gerne forbedre den

redskab til at bekæmpe sort arbejde nu har jeg talt meget om økonomi men der

regeringen vil blande sig i familiernes dagligdag ved at bestemme hvordan barselorloven skal fordeles mellem mor og far regeringen har kastet sin interesse på de private daginstitutioner som den mener er et uvæsen som staten skal nedkæmpe konsekvensen er færre muligheder for den enkelte familie til selv at bestemme hvordan børnene skal passes

obligatoriske kanonliste i folkeskolen

jeg blive ved med at opremse angreb på borgerlige værdier og angreb på vores mulighed for selv at kunne vælge hvordan vi vil indrette vores liv listen er lang og det fortæller

når det gælder økonomien at der er brug for at vi borgerlige kommer på barrikaderne

de konservative egentlig selv mener det man kan konstatere er at det var en lang oplistning af alt hvad man mente var dårligt ved alle mulige andre men jeg synes da at det ville klæde folketingets mindste parti også

politiske udmeldinger men jeg kan jo se at

ligger i den her skattereform som regeringen

og det står jo i skærende kontrast til det ordførerens egen formand

i et interview i bt den enogtredivete december

børnechecken i forhold til de høje indkomster

når man peger på alle mulige andre peger man også på sig selv og det må virkelig være tydeligt i den her situation så det korte af det lange er hvad mener eksempelvis det konservative folkeparti på det punkt

med en række politiske udmeldinger om hvad det konservative folkeparti

havde af holdninger i forhold til en skattereform

torben hansen nævner det her med børnepengene

det forslag der ligger er absurd fordi det bedre kan betale sig for et

at blive ved med at være gift og desuden

må jeg bare oplyse herre torben hansen om at der altså

børnechecken hvor vi faktisk har sagt

begynder at lave en indtægtsgraduering

den her såkaldte artikel fra bt som herre torben

meget langt mellem snapsene

jo så tages bestik af bagefter så fik vi også lige den

er helt forfærdeligt og

voldsomme stigninger i grænsehandelen sådan set er

og derfor er det nødvendigt at vi bruger afgifter til at sørge for forebyggende at vi får et sundere samfund derfor lægger vi op til at indføre en forhøjelse af afgifterne på en lang række varer det er is chokolade sukkerholdige sodavand

at det der med hamskiftet som vi andre bliver beskyldt for er noget der trives i allerbedste velgående i det konservative folkeparti en ting er når man er i regering noget andet er når man står talerstolen

der skal ske i en kommende skattereform

langt mere ambitiøs end den regeringen har fremlagt

egentlig bør holdes i ro i nogle år det er

vi synes egentlig at det samlede skattetryk bør sænkes

at vi bør se på rammevilkårene herunder også erhvervsbeskatningen af vores erhvervsliv det er jo også en politisk udmelding så det at sige at der ikke var politiske udmeldinger i min ordførertale er vist

med hensyn til det her med afgifterne

regering fremlægger et udspil

oppositionen bruge lejligheden til rituelt at kritisere og gå hårdt til

det er spillereglerne

bag om det og se på

anerkende at de takter vi slår an

at vi giver nogle skattelettelser og finansierer dem ved en omlægning hvor vi hæver andre skatter og afgifter er lidt analoge med

skattereformer

der ligger fra regeringens side som vi meget gerne vil luge ud

skattelettelser fordi vi mener at danmark har brug for reelle skattelettelser

når regeringen har hævet skatter og afgifter med hvad der svarer til godt seks milliard kr

går hårdt ud over de danske arbejdspladser

mener vi egentlig at danmark har brug for reelle skattelettelser

at have overhørt det pressemøde der var i går

det synes jeg egentlig er ganske interessant og det er vi da selvfølgelig

hævede skatterne to hundrede og syv og firs gange og

men kan man ikke godt se at vi skal lægge fortiden lidt bag os og se på

kunne lave en fornuftig skattereform

fokus på jobskabelse

vækst hvis vi sammen kan løfte danmark ud af krisen tidligere vil vi jo nå rigtig langt og der kan konservative virkelig bidrage og gøre

vk regeringen har indført som vi bestemt ikke er stolte af og som vi

være blevet indført ordføreren nævner selv iværksætterskatten men der er også en række punktafgifter og udligningsskatten som vi ikke er glade for det

og det har vi så også fokus på fremadrettet

og det som vi mener er meget vigtigt

er at vi bliver nødt til at se på det samlede skattetryk hvis vi skal sørge for at vi virkelig kan øge konkurrencekraften i danmark

er at vi er europamestre i at have det højeste skattetryk

har lyst til at spørge lidt til er de offentlige udgifter for fru benedikte kiær nævnte

de er meget høje og vi har jo også

at de har været rigtig rigtig høje

hvorfor det så alligevel ikke er gået godt med vores folkeskole hvorfor for mange elever

at det konservative folkeparti gerne vil af med topskatten vi var

set også ude at sige i to tusind og otte at vi egentlig gerne

topskatten blev afviklet også fordi vi ved at det er en ekstremt effektiv måde at øge arbejdsudbuddet på

fjernet topskatten da det virkelig ville sætte gang i aktiviteten

mener vi sådan set ikke der er brug for vi så gerne at det offentlige forbrug blev holdt i ro

være at vi ender på det samme niveau som da nyrup

grundlæggende færdigheder og det er trods alt sket mens

hvis væksten skal holdes på nul hvor skal økonomien så komme fra til at forbedre det velfærdssamfund som

vi er jo meget enige med regeringen i at der skal kigges på det område

mener jeg faktisk at det sagtens kan lade sig gøre at øge effektiviteten i den offentlige sektor

yderligere effektiviseringer det som regeringen

og tyve plan er at man egentlig også godt kan gå ind og arbejde mere effektivt

vil jeg faktisk mene at hvis vi går ind og laver en offensiv vækststrategi

få mere ud af den samlede samfundskage

en større økonomi og et større bnp giver et større afkast og dermed også flere penge som

og at det jo betyder nulvækst

ved man godt at nulvækst faktisk betyder minusvækst så

landet for at snyde dem men det betyder så reelt de konservative vil spare på de her velfærdsydelser jeg vil gerne spørge

nulvækst skal man faktisk sikre sig

en pl regulering en pris og lønregulering sådan

at effektivisere den offentlige sektor

mere ud af de penge vi har i dag

være muligt at sørge for at vi kan få noget mere ud af de penge som vi bruger i den offentlige sektor det mener jeg faktisk er muligt

det vil være at stikke blår i øjnene på vælgere at sige at vi har råd til mere

må fortælle befolkningen sandheden jeg vil gerne høre fra ordføreren her hvad er sandheden er det kommunerne der skal have regningen

spørgeren egentlig vil spørge om jeg kunne egentlig

i forhold til hvad herre mike legarth sagde i forhold til hvad nulvækst betyder og i forhold til hvad kommunerne så har af opgaver

en situation hvor vi bliver nødt til at sørge for at vi står stærkere når vi sammenligner os med andre

have verdens største offentlige sektor og at have verdens

og se på hvad man har gjort i sverige og hvordan det går i dag

velfærd jeg mener faktisk at vi sagtens kan kigge over sundet og lære af nogle af de gode erfaringer man har gjort sig i sverige

en gåde for selv efter et meget langt og grundigt forhandlingsforløb har det ligesom ikke

hvorfor man ikke ønsker at medvirke til en ændring af den kommunale udligning som sikrer

højere grad baserer sig på kommunernes faktuelle udgifter

forlig det er et klokkeklart forligsbrud og det synes vi er

ærgerligt at man i forhandlingerne ikke har villet lytte til

har sagt om udligning vi mener egentlig også at se på hvad sammenlignelige familier har til rådighed

stor forskel på hvad familierne har til rådighed når de faste udgifter er betalt og vi taler vel at mærke om nogle sammenlignelige

så mener vi egentlig også at den reform eller hvad man

justering som regeringen har lagt frem rammer vilkårligt og rammer hamrende uretfærdigt

skal til at betale yderligere ekstra i udligning

ind til det substantielt politiske er noget christiansborgfnidder

er nogen der har givet udtryk for at de ændringer vi laver af udligningssystemet

mellem kommunerne og dermed også mellem borgerne bedre med den her ændring den her justering

at få enderne til at mødes hvor man i den grad er blevet ramt hårdt af den økonomiske krise

ekstraregning oveni fra regeringen på ni og tyve million

i den by hvor jeg bor og hvor borgerne tænker

forstå hvad regeringen mener med at det er rimeligt at man skal betale flere penge når man faktisk har rigtig svært ved at få enderne til at mødes fordi man er blevet ramt hårdt af krisen

at vi har råd til mere end nulvækst vi må fortælle befolkningen sandheden

når de ønsker en vækst

mig fra at gå ind og lave en vurdering af hvorvidt det betyder

andet

sige at vi har forskellige holdninger ja vi er i den borgerlige lejr

det er hensigtsmæssigt og ser egentlig hellere at vi går ind og styrker den danske konkurrencekraft

er den rette medicin

at vi har forskellige holdninger men derfor behøver man jo ikke just at blive utroværdig

reducere arbejdsudbuddet med fem tusind personer

gennemført nye skatter og øgede afgifter for godt seks milliard kroner

en anden tid nu i forhold til hvordan det så ud dengang

jo være meget bevidst om at når man sidder

og bliver enige om den politik man lægger frem det er jo ikke sådan at den ene bare kan få alt igennem

man er enige om den politik der bliver lagt frem og det er det man arbejder efter

der bliver talt meget om vækst og jobskabelse og alt muligt

vi skal sænke af skatter og alt hvad den nuværende regering har gjort

er man selv sad i regering

regeringens tid faktisk har betydet massive lettelser i skatten for den her berømte lo familie

lo familie hvad der svarer til otteogtredivetusind

vk regeringen er skyld i er den her stigning som følge af genopretningspakken

betale for det så rigtig skidt ud på det tidspunkt vi var alle sammen

spørgeren ved at gå tilbage til to tusind og et

det er godt otteogtredivetusind

og så kan man trække det fra som spørgeren selv nævner i svaret fra skat så må man se om det er i plus eller i minus jeg vil mene at

for de konservative så er det fru sara olsvig

det har været en stor oplevelse fyldt med udfordringer og spændende stunder at være en del af det her arbejde året har været mit første som parlamentariker skiftet fra et forholdsvis normalt liv som

til at stå her langt hjemmefra varetage den grønlandske befolknings interesser

dybest set fremmed parlament har været stort på mange

situationen er ny ikke kun for mig personligt men også for inuit ataqatigiit vi danner nu sammen med en række andre partier parlamentarisk grundlag for regeringen jeg er stadig stolt af at være med til at trække det danske folkestyre mod venstre i har fortsat vores mandats støtte der er dog nogle enkelte ting som har undret mig og jeg vil her nævne en af

røde nordatlantiske mandater kan betragtes som de afgørende mandater for denne regering

jeg ikke en eneste gang blevet inviteret til samtale hos regeringens finansminister derfor har jeg nu selv bedt om et møde med finansministeren og håber at han vil tage godt imod dette ønske gennem samlingen har forskellige sager og områder sat præg på mit arbejde særlig justitsområdet som jeg stadig vil sige har været noget forsømt politisk og parlamentarisk gennem mange år har fyldt meget efterhånden som jeg har mødt flere og flere involverede aktører på

området og har set og hørt om forholdene på de grønlandske anstalter har jeg fået en stadig større fornemmelse af hvor stor en udfordring vi står over for både her i folketinget

så sandelig også derhjemme

ikke kommer til at slippe foreløbig og jeg vil bidrage mit til at forholdene bliver markant forbedret i årene som kommer samtidig vil jeg rose justitsministeren for allerede tidligt i denne valgperiode at have igangsat et udredningsarbejde på området dog mener jeg at vi allerede nu ved nok om mange af problemerne på anstalterne til at nødvendige tiltag kan foretages jeg er også glad for at justitsministeren ved samrådet i grønlandsudvalget i går om anstalterne i grønland understregede at kapacitetssituationen på anstalterne diskuteres i forbindelse med finanslovforhandlingerne et andet område som har præget mine aktiviteter i de forgangne

måneder er det arktiske også her står rigsfællesskabet over for spændende udfordringer fokus på arktis er øget både i verden omkring os

i folketinget i begyndelsen af maj holdt inuit ataqatigiit folketingimi en velbesøgt konference om råstofferne i arktis og de udenrigspolitiske udfordringer de medfører fællessalen var fyldt med fagfolk studerende og ambassadefolk mens en hel del folketingsmedlemmer fra begge sider af det politiske landskab lyttede med og deltog i debatterne på konferencen konkretiserede eksperter hvilke udenrigspolitiske udfordringer vi i fællesskab står over for

vist er der uenigheder internt i grønland alt andet ville være underligt men tilfælles har vi på tværs af partierne et ønske om og et ansvar for at udvikle sektoren ansvarligt og fornuftigt

ved konferencen om råstofferne her på christiansborg fik vi et direkte indblik i nogle af de indenrigspolitiske udfordringer vi i grønland står over for da vi havde næstformanden for inatsisartuts erhvervsudvalg med via

på storskærm som jeg sagde ved mine afsluttende bemærkninger efter en lang og spændende dag fyldt med ny viden og nye perspektiver

er listen over udfordringer lang ansvaret er stort og det ansvar møder vi og tager alvorligt i grønland samtidig stod det klart efter konferencen at der er et fælles ansvar som skal varetages i fællesskab af vores to nationer

at de danske politikere som deltog i debatten på konferencen klart vedkendte sig at grønland har selvbestemmelse på råstofområdet også selv om der

udenrigspolitiske følgevirkninger som det så klart blev sagt

gensidigt ansvar for at involvere hinanden når vi begiver os ud i udenrigspolitikken

vi for nylig igen taget stilling til nogle af de centrale udfordringer på råstofområdet og vi har klart meddelt at vi ikke accepterer social dumping vores holdning er at det er de involverede parter på arbejdsmarkedet som skal fastsætte løn og ansættelsesforhold desuden vil vi styrke miljøvurderingsdelen af erhvervsprojekterne og vi vil have en større uafhængighed i forhold til oplysnings og høringsprocesserne der er ingen tvivl om at en af

de største udfordringer ved udviklingen i grønland er

et folk på kun syvoghalvtredstusind individer som står over for store multinationale selskaber og internationale aktører på et

verdensmarked for råstoffer som ikke just er kendt for at være den mest gennemsigtige industri tilbage til danmark og nogle af de andre sager som har sat sit præg på mit politiske arbejde

særligt forhold til eu i grønland giver det sig blandt andet udtryk på sælskindsområdet

mærker færingerne eus intolerance intolerance på en lidt anden måde her vedrørende makrellerne situationen har for mig endnu en gang vist at eu er

og i og for sig også en god idé for dem men bare ikke for os

der er bare en skævhed som vi ikke rigtig kommer ud over under en høring om finanspagten afholdt her på borgen i foråret spurgte jeg de to eksperter som sad i panelet hvordan finanspagten ville

som befinder os i periferien af eu den ene svarede

at han intet vidste om grønlands økonomi den anden at vi skulle skynde os at finde olie for finanspagten ville trække os med ned økonomisk det var vel to på hver sin måde intetsigende bemærkninger i situationen men samtidig også to meget sigende bemærkninger om forholdet mellem grønland og eu jeg har hernedefra også kunnet betragte og med stolthed konstatere at naalakkersuisut derhjemme fører en ansvarlig og fornuftig politik både økonomisk og på andre måder inatsisartut har netop afsluttet deres forårssamling en forårssamling præget af store emner og store debatter forude venter en efterårssamling hvor endnu større debatter og emner tages op samtidig går vi netop nu ind i et valgår hvor vi kan være sikre på at se de politiske partier trække stregerne endnu tydeligere tydeligere op i sandet senest om cirka et år afholdes der valg i grønland det bliver efter min mening et af de mest spændende valg i grønlands historie

har vi arbejdet sagligt alvorligt og med realiteterne i fokus både her i folketinget i inatsisartut og i naalakkersuisut jeg vil gerne takke alle jer som lytter som forstår og som engagerer sig i grønlandske forhold det er altså noget af en udfordring at være en enmandshær blandt en hundrede og otte og halvfjerds andre medlemmer heldigvis har jeg finde gode partnerskaber både blandt mine nordatlantiske kolleger og blandt alle jer danske medlemmer fra både den ene og den anden side vigtigst for inuit ataqatigiit har det været at sikre os en politisk uafhængighed i arbejdet her og den har vi klart opnået i præamblen til selvstyreloven står der følgende loven bygger på et ønske om at fremme ligeværdighed og gensidig respekt i partnerskabet mellem danmark og grønland

i overensstemmelse hermed på en overenskomst mellem naalakkersuisut og den danske regering som

parter netop disse ord har efter min mening altafgørende betydning for forholdet mellem vores to nationer og for forholdet i rigsfællesskabet for mig betyder ordlyden i præamblen at udgangspunktet ikke er ligeværdigt men selvstyreloven er en ramme

hvilken vi i fællesskab nu har mulighed for at gøre forholdet mere ligeværdigt og blive lige værdige partnere i mine øjne er der lidt vej endnu dertil som grønlandsk folketingsmedlem tænker jeg selvsagt meget på retorikken der bruges om vores indbyrdes forhold og jeg har lagt mærke til at der nogle gange af kolleger

henvises til forholdet mellem grønland og danmark eller til forholdet mellem færøerne og danmark for den sags skyld som et lillebror storebror forhold

vi har nået en tid hvor vi bør være ude over denne retorik vi bør kunne se hinanden i øjnene som lige værdige sådan som selvstyreloven foreskriver det er et af de mål der har drevet mig til dette ting som repræsentant for mit land

jeg også rigtig glad for at se hvor stor interesse der er blandt de forskellige folketingsudvalg og medlemmer for at tage til grønland og opleve vores forhold på nært hold

for at høre at både statsministeren og andre ministre planlægger at besøge grønland i den kommende tid vi vil byde jer hjerteligt velkommen

når vi vender tilbage håber jeg at vi i fællesskab kan tage fat på flere af de sager som præger det grønlandsk danske forhold og hvis udfald mærkes blandt grønlændere både her i danmark og i grønland lige nu står de sociale projekter som de fire grønlandske huse i danmark administrerer på usikker grund det på trods af at mange her i folketinget har udtrykt at arbejdet for socialt udsatte grønlændere i danmark

skal sikres i disse dage raser også debatten om

nye rapport om det påståede dobbeltspil jeg har læst rapporten det er en grundig og god rapport som lever op til det opdrag

at agere på de klare ubesvarede spørgsmål som rapporten blotlægger jeg vil hermed opfordre den grønlandske og den danske regering til sammen med den amerikanske regering at nå til fælles forståelse om den fremadrettede amerikanske garanti om disse forhold jeg ser frem til det kommende år og glæder mig over at være blevet disse erfaringer rigere

en diis udredning så

ias helt klare holdning

god og grundig og den lever op til det opdrag

nogle meget meget klare ubesvarede spørgsmål tilbage

det er der selvfølgelig rigtig mange af os fra grønland inklusive ia som har lyst til at få svar på hvordan de svar præcist skal gives og om de overhovedet nogen sinde kan gives kan jeg

og i så fald hvorledes vil man følge op på de ubesvarede spørgsmål

udspørge udenrigsministeren så jeg vil høre om man forventer en opfølgning

til diis var ia og fru sara olsvig meget kritiske over

vil bare spørge til hvordan opfølgningen bliver i forhold til de ubesvarede spørgsmål som rapporten helt klart rejser

i den forbindelse bør vi se på forholdet mellem færøerne og danmark rigsfællesskabet er vores

fællesnævner og stemningen om

redegørelsen i dag siger statsministeren at vi kan være stolte af vores samarbejde i rigsfællesskabet her er jeg ikke helt enig vi døjer nemlig med sager som vi godt kunne undvære den såkaldte makrelstrid i nordatlanten deler vandene færøerne bliver

sidestillet med udlandet i visse henseender og der er problemer

i to omgange har regeringen

første gang i nyere tid kunne parterne ikke rejse sig fra forhandlingsbordet med en løsning der tilgodeser begge parter

regeringen vil ikke imødekomme landsstyrets ønske om at justere

blev dog genindført og det vil jeg gerne kvittere for

man kunne have løst sagen for eksempel med en køreplan for hvordan tilskuddet

det er kun rimeligt efter hele ti års fastfrysning og reduktion

og fastfryse bloktilskuddet nu ti år senere vil regeringen ikke lytte til et nyt ønske fra et nyt landsstyre med en anden politik regeringens holdning er uforståelig

og færøerne i fællesskab løfter nogle velfærdsområder på færøerne vi finansierer fællesområderne sammen det drejer sig blandt andet om sundhedsvæsen særforsorg og pensioner

ikke er overtaget af færøernes hjemmestyre historisk set har danmark og færøerne delt udgifterne til fællesområderne nogenlunde

af bloktilskuddet betyder dog at færøerne nu bærer en uforholdsmæssig stor del af udgifterne

i to tusind og to afholdt færøerne ni og fyrre procent af de samlede udgifter til

har en forpligtelse til at indgå en aftale med landsstyret så finansieringen kan blive fordelt efter hensigten det drejer sig om velfærd det drejer sig om hvordan vi løfter i fællesskab det drejer sig om vores samarbejde

til efteråret forhandles der igen om bloktilskuddets størrelse her må danmark og færøerne enes om en mere rimelig måde at løfte fælles

som bekendt er der uenighed om fangstrettigheder færøerne og island står på den ene side

færøerne har man selvfølgelig en forventning om at danmark

må jeg desværre konstatere at regeringen har været passiv

for to uger siden blev færøerne og norge enige om at løfte forhandlingerne op på politisk niveau og det er positivt men hvad havde regeringen gjort for at få eu ind på samme forhandlingsspor

så vidt vides har regeringen ikke

foretaget sig noget som helst siden

to tusind og tolv

eu har bebudet en boykot af færøerne til efteråret

hvis det kommer så vidt at danmark

færøerne kommer til at stå på hver sin side af en

får vi nye problemer i fællesskabet

dette er tilfældet selv om makrelstriden i grunden intet har med rigsfællesskabet at gøre

bekymring for at færinger der flytter

de har boet på færøerne

en respekteret jurist på færøerne påpeger

at denne praksis er ulovlig derfor bør den ikke finde sted

i rigsfællesskabet løser vi fælles udfordringer

benytte lejligheden til at gøre status for tiden siden mit uventede valg til denne forsamling

rolle jeg fik ved valget den femtende september

der er ikke foreskrevet nogen regler og der er ingen faste traditioner hver enkelt må hver gang definere sin egen rolle formelt juridisk står vi

helt lige med alle andre medlemmer men reelt politisk er både vores udgangspunkt vores forudsætninger og vores opgaver meget anderledes

grundlag end tingets andre medlemmer og når vores bedrifter på

det kan få uheldige konsekvenser den situation kan jo sagtens tænkes at de fire

danske politikere får regeringsmagten mens flertallet

ender i opposition

ved sidste folketingsvalg havde fået et mandat mere end

støtter fru helle thorning schmidts tropper omvendt ville

selv om hun vandt i danmark hvis vi tre havde støttet

lars løkke rasmussen vi

ud over de en hundrede og fem og halvfjerds danske

er der ved hvert folketingsvalg fire ukendte faktorer når valgets regnestykke skal gøres op der er fire løse missiler hvis retning danske vælgere ikke kan bestemme

at vælge side og dermed være med til at bestemme noget

til at bestemme nemlig den politiske retning i danmark

med regeringen men ud over det blander jeg mig ikke i debatten om rent danske anliggender jeg tror det ville være ilde set både på færøerne og

så vidt spektrum af opgaver som

ud over de daglige gøremål hvor henvendelser fra borgere jo fylder meget har vi på mit kontor i de sidste syv måneder arbejdet med omkring femten forskellige sager hvoraf mange er løst helt tilfredsstillende og andre er godt på vej jeg vil gerne takke de respektive ministre for deres velvillighed i de mange forskellige sager som jeg har bragt

deres bord men der er som bekendt en sag som både internt internt her i huset og offentligt har fyldt mere end nogen anden

den såkaldte here we go again makrelkrig

som en del af eu og færøerne er endt som modparter

været ganske svært for begge parter så synes jeg at vi har haft en god dialog om den og jeg synes også at regeringens politiske linje er til at leve med

eu modstandere brugt i den generelle kritik af forholdet mellem danmark og eu og på færøerne indgår den i den generelle kritik

forholdet mellem danmark og færøerne danmark tager ikke nok hensyn til færøske interesser i denne for færøsk økonomi så vitale sag lyder kritikken men hvis man forsøger at se objektivt

er konflikten en utilsigtet konsekvens af at forholdet mellem danmark og færøerne

at stå uden for ef og har siden gradvist overtaget den del af danmarks riges udenrigspolitik som handler om færøernes fiskeriaftaler med andre lande blandt andet eu og dermed

er altså et resultatet af færingernes egne ønsker og egne valg det må vi tage ansvaret for og derfor vil jeg ikke kræve at danmark fuldstændig betingelsesløst

ansvar for færøerne det er i københavn at suveræniteten over færøerne ligger og med det følger nogle forpligtelser det er jo danmark der repræsenterer færøerne i de internationale organer

hvis eu indfører sanktioner

eu og eu går jo langt i denne sag rigtig langt så langt

international lov tillader eu bruger den magt der ligger i dens størrelse til at gøre sig selv til en domstol som gennem sanktioner kan straffe dem som efter eus egen subjektive vurdering ikke opfører sig ordentligt eus eget fiskeri som jo har været alt andet end bæredygtigt og når det gælder makrellen i enkelte tilfælde direkte kriminelt kan ikke blive dømt af denne nye i gåseøjne domstol i bruxelles det må danmark på vegne af færøerne forholde sig til

vi har jo haft mange møder og megen dialog om sagen ligesom regeringen også har været i i kontakt med landsstyret om sagen og jeg synes at den politiske kurs der er kommet ud af det er tilfredsstillende at danmark som udgangspunkt ikke vil stemme ja til indførelsen af sanktionsinstrumentet at man vil kræve at det der eventuelt iværksættes er proportionalt

med internationale vedtagelser samt at man på vegne af færøerne er rede til at

og eu domstolen det kan jeg ikke være utilfreds med jeg synes regeringen foreløbig har fundet en fornuftig balancegang mellem eu og færøerne men sagen er ikke slut endnu vi har for at bruge churchills ord kun set enden på begyndelsen danmark alene kan ikke bestemme hvad eu gør men hvad regeringen er villig til at gøre for at sikre den omtalte proportionalitet og lovlighed kan få stor betydning for mange ting rigsfællesskabet kommer først rigtig på prøve når og hvis sanktioner iværksættes så jeg håber at dialogen og balancegangen kan fortsætte i tiden der kommer jeg er lige kommet tilbage fra orlov efter fem inspirerende uger i boston i usa

sagde i en tale at sandhedens største fjende mange gange ikke

uærlige løgn men den vedvarende overbevisende og urealistiske myte myten der giver os den behagelige og komfortable følelse det er at have en mening uden det besvær som det giver at reflektere over tingene det er svært at få øje på de af

egne meninger der bygger på myter det er nemmere

se fænomenet hos andre og en sejlivet myte blandt danske politikere og embedsmænd

er at danmark er en enhedsstat at rigsfællesskabet er en konstruktion som er bygget med den danske grundlov som

manual det er i denne manual vi kan læse os frem til hvad rigsfællesskabet er for en størrelse og det er denne manual grundloven der foreskriver hvorledes forholdet mellem danmark færøerne og grønland kan udvikles fremover det er en myte der giver et forenklet billede af rigsfællesskabet og som forklarer virkeligheden uden refleksionens og realitetens besvær men det er urealistisk at vi nu står med en udenrigspolitisk konflikt der er kørt rimelig meget op og som kan få ret alvorlige konsekvenser

er fanget mellem hensynet til eu og hensynet til en del af rigsfællesskabet det burde være med til at aflive myten om at grundloven er den optik som rigsfællesskabet skal ses igennem hvis grundloven i alle tilfælde skulle tages for pålydende skulle sådan en udenrigspolitisk konflikt mellem færøerne og danmark jo slet ikke kunne opstå som statsministeren sagde i morges bygger samarbejdet mellem danmark grønland og færøerne på langt mere end love og regler

også gælde for selve rigsfællesskabets grundlæggende konstruktion i forhold til

europæiske samarbejde står færøerne helt ude i periferien behovet for at vi i eget navn finder en bedre plads vil vokse i den forbindelse må vi passe på at en rigoristisk fortolkning af grundloven ikke bliver en hindring for gode politiske løsninger så hvis den aktuelle konflikt kunne føre til en mere åben debat om rigsfællesskabets fremtid der ikke tager udgangspunkt i en fundamentalistisk opfattelse af grundlovens bogstav men en pragmatisk forståelse for virkelighedens ønsker og behov

fald kommet noget godt ud af

sidst vil jeg takke for samarbejdet hidtil med regeringspartierne specielt socialdemokratiet det har været fint der er kommet meget godt ud af det

mange flere gode resultater i de næste

en anden retorik der kom fra færøerne

at vælte statsministeren hvis statsministeren ikke leverede bedre makrelkvoter er det fortsat tilfældet og er

er målstregen for hvornår man skal måle om

en forhandling mellem landsstyret på færøerne og

forhandlingskomité som som repræsenterer eu jeg har aldrig sagt at

i valgkampen at hvis regeringen fuldstændig betingelsesløst følger

ville det være fuldstændig umuligt for mig politisk at støtte regeringen fordi så ville jeg jo støtte

på et helt vitalt område sanktioner som kan ramme så hårdt at den færøske økonomi smelter sammen på to uger det vil jeg politisk slet ikke kunne leve med det er fuldstændig umuligt men det er lige det som danmark ikke gør og det er det som jeg er tilfreds med når man siger

har formandskabet og har en speciel forpligtelse stemmer man ikke for det og er rede til på vegne af færøerne

ind for eu domstolen og sikre at der er proportionalitet og lovlighed i

og eu nu er det jo sådan at den statsminister lige nu er formand for eu

på om regeringen har gjort nok for at kæmpe for

om regeringen i ordførerens øjne har

ikke én politiker der støtter regeringen gør det betingelsesløst alle kræver et eller andet

hvis regeringen betingelsesløst havde fulgt kommissionens linje i den her sag

det har den ikke gjort smertetærskelen er om om den stemmer ja eller ikke stemmer ja og den

og har samtidig meddelt at den er rede til

på vegne af færøerne at føre sagen ind for

og kræve at det der sker er proportionalt det der er foreslået er ikke proportionalt

ønsker en total boykot af færøerne som svarer til de sanktioner man indsætter mod iran eller syrien og den slags det er fuldstændig ude af proportioner og derfor er jeg tilfreds med

debatten indtil nu den har

når jeg sådan lytter til folketingets partier

bedst kommer ud af krisen

må man jo være godt tilfreds med dagens debat

rejste i min nytårstale med det klare budskab at vi går en svær tid i møde

vi skal nu forberede os på nogle magre år

udfordring som regeringen tager fat på i vores

og tyve plan danmark i arbejde

opstillet det mål at den samlede beskæftigelse frem mod år

og tyve skal vokse med det der svarer til ethundrede og firstusind flere i arbejde

alt det vi gør har et altoverskyggende mål at sikre danmark økonomisk fremgang og flere arbejdspladser

aftaler og gennemført lovgivning med alle partier i folketinget

i forhold til vores omfattende reformprogram regeringens reformer omfatter et skatteudspil som vil sikre at almindelige lønmodtagere får mere ud af

vi har sat gang i trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter vi har fremlagt et udspil til reform af førtidspension og fleksjob og vi vil fremlægge en reform af kontanthjælpsområdet

af os alle sammen

et trygt og et solidarisk samfund

jeg oplever at danskerne

der skal til for at få danmark i arbejde forårets overenskomster viser at mange er klar over at vi er i krise

derefter jeg kan sige med sikkerhed regeringen er parat

opfordre folketingets partier til også at være det

kunne forestille sig handlet meget om regeringens udspil til en skattereform det er selvfølgelig et emne som optager befolkningen og dermed også alle folketingets partier

at enhedslisten også mener at almindelige lønmodtagere skal betale mindre i skat

på om topskattegrænsen kan hæves

at vinduerne nu er vidt åbne

der så skal luftes ordentligt ud

af de kontorer som man selv havde ansvaret for i ti år jeg deler synspunktet til fulde

som venstre nu er ved at tegne

at de brød skattestoppet at de indførte nye afgifter fedtafgiften for bare at nævne

forhold til folkepensionisterne

sige til fru pia kjærsgaard at hun er kommet til den rette

ligger også regeringen nær

pension og får en større ældrecheck og til fru pia kjærsgaard kan jeg sige

chancen for at være med i en skattereform der letter

almindelige lønmodtagere uden samtidig at skulle skulle sluge skattelettelser til bankdirektører på flere hundrede tusinde kroner

jeg husker fra min barndom et gammelt borgerligt slogan som sagde

og derfor forstår jeg heller ikke helt at glæden over regeringens skattereform egentlig ikke er større hos de konservative

reelle skattelettelser tohundrede og halvtredstusind lønmodtagere bliver løftet ud af den topskattegrænse som vk regeringen indførte for bare tre år siden og det kunne måske godt fremkalde

det vil jeg gerne kvittere for meget af debatten her har

og sådan er det jo med folketingsdebatter

bemærkninger der har været her i debatten

vil jeg også nævne at jeg har noteret mig at der er en del

så langt fra hinanden jeg har bidt mærke i at mange partier er enige i

at tohundrede og halvtredstusind danskere slipper for topskat og får nedsat skatten på den sidst tjente krone med fjorten procentpoint

mange der synes er godt

enlige forsørgere får en tredobling af deres jobfradrag som betyder at en enlig med barn får næsten ni tusind kroner mere om året der synes

flere i arbejde eller at de offentlige finanser vil blive styrket med

forsørgere for pensionister med de laveste indkomster

den linje er mange enige i så

foreslår det er så når vi kommer til finansieringen

og det er selvfølgelig klart

end at finde finansieringen til det men finansieringen skal naturligvis

skal være fuldt finansieret sådan må det være

og siddet og lyttet spændt efter hvilke alternative finansieringsforslag der ville komme frem her i dag

vil have en skattelettelse på tretten milliard kroner men hvordan skal de tretten milliard kroner så finansieres

med at sige at jeg selvfølgelig er meget glad for venstres tilsagn om at de vil være med til at finde penge til en årlig vækst i det offentlige forbrug

er det så venstres egen diskrete måde

vil finansiere skattelettelser med effektiviseringer af den offentlige sektor

man at den offentlige velfærd skal tilføres flere penge for

procent minus fem milliard

ikke sammen

hvorfor venstre taler så meget om at flytte penge fra den ene lomme til den anden for det er tydeligvis en kunstart som man mestrer til fulde

som måske også har siddet og kigget med

at tohundrede og tredstusind folkepensionister vil få gavn af at vi vil forhøje ældrechecken med op til fire tusind fem hundrede kroner

som har de laveste indkomster

cirka ottehundrede og halvtredstusind folkepensionister

indfaset

som har store ekstraindkomster men der er altså en stor gruppe på ottehundrede og halvtredstusind

forhøjet deres pensionstillæg

egentlig ganske enkelt svaret er

i regeringen med vores skattereform vil skabe vækst og flere arbejdspladser derfor øger vi beskæftigelsesfradraget

at forhøje topskattegrænsen for personer over folkepensionsalderen sparer vi ganske enkelt nogle penge

mest erhvervsaktive aldersgrupper

et større arbejdsudbud flere i arbejde

det tror jeg er vigtigt at få sagt på en dag som i dag at personer over folkepensionsalderen

få forhøjet deres topskattegrænse

og andre andre har harceleret meget over

der er særligt rettet mod pensionister

på store pensionsudbetalinger

pensionsudbetalinger der ligger lige under topskattegrænsen

regeringens skattereform er socialt afbalanceret

tusind kroner mere til rådighed om året

forbedringer til førtidspensionister og folkepensionister

afbalanceret vi aftrapper børnechecken for familier med meget høje indkomster

på arbejdsgiverbetalt fri bil og familier med meget store renteudgifter som jo typisk

vil kunne trække mindre fra

at alle yder deres til finansieringen

at den mindre stigning i indkomstoverførslerne som vi har lagt op til

får mindre end de gør i dag man kan nogle gange få det indtryk når man lytter til debatten men det er ikke tilfældet

skal det jo ses i lyset af den nuværende situation hvor vi haft en stor tilbageholdenhed i

udsigt til

de kommende år vil stige mere end lønningerne

og regeringen er ikke i tvivl lige præcis lønmodtagernes løntilbageholdenhed

at vi samtidig foreslår at lønmodtagerne yder

med en lidt længere arbejdstid

fremmest

det vigtigste for dem der står uden for arbejdsmarkedet

at regeringen og enhedslisten som bekendt har afskaffet fattigdomsydelserne det vil sige at

indkomster har fået flere penge

som regeringen tog sammen med enhedslisten

særlig fra den borgerlige side haft nogle ret knubbede ord om vores forslag om

her vil jeg også i al fredsommelighed minde om hvordan det var

som vk regeringen selv

et skattestop vk regeringen nedsatte med forårspakke

rentefradraget fra cirka fire og tredive procent til cirka seks og tyve procent det sker og tolv

præcis de her ændringer af rentefradraget reduktionen af rentefradraget

jeg kan simpelt hen ikke lade være

millioner boligejere så man kan ikke lave en skattereform der ikke påvirker boligejere

at ganske almindelige boligejere kommer pænt ud af det men det skal vurderes i sammenhæng også for boligejere regnestykket skal gå op

og nuværende formand for venstre og det er jo egentlig ganske rigtigt

at vi fastholder skattestoppet for ejendomsværdiskatten

skattevilkårene for ejerboliger mange år frem i tiden

skabe tryghed og ro på boligmarkedet og husk så på at vi samtidig letter skatten

for de tre millioner danskere der er i arbejde

at at afskaffe noget der ikke findes længere det svarer

have slået en død mand ihjel vk regeringen sagde godt nok at der var et skattestop men det var jo kun ord

skattestoppet flere gange

mod tredive milliard kroner

det brud på skattestoppets princip om

skatterne hævet med otte milliard kroner

skattestoppet reelt blev begravet

igen

ok men når den nuværende regering går samme vej

det er venstres logik jeg synes ikke det hænger sammen

rig lejlighed til at drøfte de enkelte forslag til lempelser og forslag til finansiering og det bliver uden tvivl også et emne hvad det øgede råderum i dansk økonomi kan bruges til

at den øgede vækst som reformer kan give i det danske samfund

kan bruges til at investere i mere uddannelse og forskning som jeg startede med at sige

og ting der skiller regeringen ønsker en så bred aftale som muligt

desværre blevet vedtaget med snævre flertal og det er ikke det regeringen sigter efter store reformer

at diskutere i trepartsforhandlingerne det er forhandlinger som skal lede frem til en

danmarks svækkede konkurrenceevne sikre

er der brug for at gå fordomsfrit til værks og finde praktiske løsninger der bringer danmark videre

og jeg håber selvfølgelig også at folketinget vil tage godt imod en aftale

hendes indlæg jeg sætter stor pris på de gode råd om hvem der skal tages en samtale med det

jeg sige tak for kvitteringen for udredningen vedrørende anstalterne det skal jeg bringe videre til justitsministeren og

fru sara olsvig fik sagt her i dag blandt andet med

at man ønsker at gøre noget i forhold til de grønlandske huse i danmark og dermed løfte og hjælpe de mennesker af grønlandsk herkomst der befinder sig i danmark det synes vi også er en god idé og det er noget som jeg egentlig tror at samtlige satspuljepartier er optaget af at vi får taget hul på i vores satspuljeforhandlinger til efteråret

er som fru sara olsvig siger at udvindingen af mineralske råstoffer

og herunder de sjældne jordarter kan bidrage betydeligt til ny vækst og beskæftigelse i grønland men

som fru sara olsvig bringer op at man tager hensyn til den sociale side af det og tager hensyn til at det grønlandske samfund er et lille samfund selvstyret har jo overtaget

en eventuelt kommende udvinding af sjældne jordarter og de spørgsmål

mellem landsstyret og regeringen som vi er meget tilfredse med og også tak for det

edmund joensen som også tog ordet

er et godt samarbejde men at det kan forbedres det er

enig i herre edmund joensen var lidt ærgerlig over at vi ikke kunne gå længere i forhold til bloktilskuddene jeg synes jo egentlig

en fornuftig løsning vi fandt hvor vi pristalsregulerer fremadrettet og hvor vi har en aftale om at vi igen tager spørgsmålet op

i efteråret i forbindelse med drøftelsen om bloktilskuddene

gjort mere skulle vi have reguleret med tilbagevirkende kraft det var en diskussion

har rejst sagen om makreller til herre

sige meget tydeligt

for de nuancerede synspunkter der blev givet udtryk for fra folketingets talerstol

kvitteres for det samarbejde vi har haft jeg synes at

man både har syntes på færøerne og i danmark men jeg synes egentlig også at regeringen har fundet en fornuftig løsning i forhold til eu

ville ikke ændre ved at det forslag der var om sanktioner ville blive vedtaget

afskære os fra at have indflydelse

den løsning der skal findes i forbindelse med makrellerne

findes ved forhandlingsbordet

være færøerne og ikke danmark der fører ordet sådan er det jo blevet og sådan tror jeg egentlig at alle er enige i

når herre edmund joensen så fremfører det synspunkt at han er skuffet over at danmark ikke har bidraget mere til forhandlingerne

og hvis det færøske landsstyre ønsker at vi kan bidrage så er vi selvsagt positive over for det

har en ordning som sikrer at det er færøerne som skal forhandle det her og det tror jeg

er godt tilfredse med

det er jo også der hvor vi tager den slags diskussioner op jeg skal slutte formanden kigger også på mig

indtil nu jeg er sikker på at den fortsætter i nogle timer endnu

og så tager vi middagspausen

rasmussen pia kjærsgaard per clausen simon emil ammitzbøll lars barfoed ellen trane nørby inger støjberg benedikte kiær tina nedergaard bent bøgsted johanne schmidt nielsen mads rørvig gitte lillelund bech martin henriksen joachim b olsen torsten schack pedersen karina adsbøl sophie løhde preben bang henriksen peter skaarup esben lunde larsen stine brix mike legarth thomas danielsen hans christian schmidt jan e jørgensen birgitte josefsen karsten lauritzen peter juel jensen erling bonnesen anni matthiesen og louise schack elholm

god statsministeren ridser på polemisk facon nogle fronter op og og vi kunne så stoppe her og markere afslutningen på et

tre tusind fire hundrede kroner for en almindelig lo familie afgiftsstigninger målrettet dele af dansk erhverv der har kickstartet grænsehandelen syd for den dansk tyske grænse

set er starten på den politiske sæson nu skal der laves skattereform nu skal skatten

det er de mig bekendt ikke vi har brug for at få afklaret om der er basis for at forhandlingerne kan gå i gang vi deler ambitionen om at sætte skatten ned men ikke bare på overfladen hvis danskerne skal arbejde mere skal det kunne betale sig at arbejde

det er baggrunden for at venstre klart har tilkendegivet at en skattereform som alene er en omlægning ikke har noget perspektiv og derfor skal jeg bare stille det helt simple spørgsmål nemlig om statsministeren er indstillet på at de besparelser fra regeringens besparelseskatalog

egentlig nedsættelse af skatten der tages jo elementer ude fra skattesystemet og derfor er det ikke bare en omlægning som man ynder at sige fra v og ks

ud af døren ovre på stengangen og jeg opfatter sådan set at man er gået i gang

stille spørgsmål fra folketingets talerstol men jeg vil så prøve at udlede noget af det

trække fem milliard kroner fra tretten milliard kroner og ikke længere er optaget af at give tretten milliard kroner i skattelettelse men sådan set har fundet ud af at vi er nede på otte milliard

for at være i tæt dialog med regeringen

regeringen kom med sit forslag og svaret på det spørgsmål vil være bestemmende for

om venstre ønsker at opstarte forhandlinger

regeringen bestemmer jo selv om den har lyst til at forhandle med venstre spørgsmålet som jeg egentlig forventer et klart svar på er i al sin

på i alt to og tyve milliard kroner

milliard være for at holde en vækstprocent på nul

i den offentlige sektor spørgsmålet går på om regeringen er indstillet på at alle eller dele

er regeringen ikke det jeg nødt til at sige at så har det ingen interesse der er intet perspektiv i blot

lo familie som har hævet skatter og afgifter med seks milliard

jeg forstår at statsministeren har en ambition om at være en afslutningsdebat men starten på en helt ny måde at gøre tingene på det vil vi meget gerne hvis regeringen er indstillet på at forhandle skattereformer med reelle skattelettelser hentet fra de reformmilliarder som regeringen selv har bragt i

venstre har lavet en regnefejl for i går kom man og sagde at man vil have skattelettelser for tretten milliard

offentlige forbrug på nul

så tager man jo fem milliard kr som egentlig er omprioriteringer i den offentlige sektor og vil bruge dem til skattelettelser og så er man nødt til at trække de fem milliard

så venstre har lavet en regnefejl men fred være

man skaber i fællesskab gennem reformer skal bruges til og er regeringen villig til at diskutere

vores folkepensionister jeg vil egentlig ikke tale om det

at man meget meget kraftigt

uden diskussion egentlig uden forhandling

er i forhold til folkepensionister vi kvitterer selvfølgelig

at kroner i pensionstillæg selv om man så havde lovet fem tusind altså det er

en eklatant fejltagelse det duer simpelt hen ikke så det er bare min anmodning og mit spørgsmål til statsministeren ikke noget krav ikke noget om forhandling

folkepensionisterne sag ikke mere klart og entydigt kvitterer for de her tiltag i forhold til pensionisterne det er mig en total gåde at man ikke vil træde skridtet frem ind til forhandlingsbordet og sikre forholdene for ottehundrede og

berørt af nogen af de ændringer som vi i øvrigt foreslår for dem der modtager overførselsindkomster jeg synes det er en gåde

at tohundrede og tredstusind folkepensionister vil få gavn af at vi forhøjer ældrechecken med for nogle op til fire

og halvtredstusind folkepensionister skal have forhøjet deres pensionstillæg med syv

nogle andre ting end det jeg lige har sagt jeg har kvitteret

det jeg siger til statsministeren er

og talerstolen

lige så dårligt fra det som statsministeren gjorde det hænger ikke sammen det er ikke til at forklare tag det alvorligt

med at komme med et enkelt familietypeeksempel for jeg tror

en ejerbolig og har supplerende privatpension på under trehundredetusind kr jo faktisk vinde med det her forslag

forstå at dansk folkeparti ikke er mere positive over for det

og halvtredstusind folkepensionister på en fornuftig måde selvfølgelig afhængig af deres indkomstforhold

jo også være det er jo en god ting at gå ind til forhandlingsbordet og sikre de folkepensionister

man jo også forklare de folkepensionister hvorfor man ikke vil være med til det i forhold til det her med at vi ikke ændrer topskattegrænsen for dem som

jo netop sammen med at vi har prioriteret at få tohundrede og halvtredstusind danskere flyttet

og vil bruge finansieringen maksimalt der

det største arbejdsudbud det er det der giver flest

bruge meget energi på at forsvare de mest velhavende pensionisters interesser

vil vi heller ikke bruge meget energi på at korrekse statsministerens fremtoning og måde

det er om statsministeren mener at det er rimeligt

bliver halveret

en ny regering ny og anden politik de gamle forringelser bliver ved med at

og tretten kan konstatere hvis man

og tyve har man samme købekraft som i dag og helt frem til

hvis der skulle komme en velfærdsstigning i vores land så går den fuldstændig hen over hovedet på de arbejdsløse

arbejdsløse som har betalt en enormt høj pris for denne krise særlig de unge som ikke kan komme ud på arbejdsmarkedet betaler en meget høj pris og på sigt

at det altid vil være en socialdemokratisk ledet regerings fremmeste mål at sikre at vi skaber arbejdspladser

give nogle få eksempler vi har sat gang i kickstarten det har vi jo gjort sammen med enhedslisten det sagde vi før valget det gjorde vi efter valget

her skattereform

til at beskatte bankerne noget mere og bruge pengene til at afskaffe den iværksætterskat som erhvervslivet har tordnet imod

så de her og nu får et tilskud til at komme i gang med at investere i maskiner et produktionsapparat som skal sikre flere arbejdspladser så mit svar til herre per clausen er selvfølgelig at det vi skal gøre for

og dagpengemodtagere er

at der er positive elementer i det udspil der kommer og et af de positive elementer er at man faktisk trækker nogle penge ud fra for eksempel kapitalpension og fra bankerne og bruger dem til at skabe arbejdspladser vi kan diskutere udformningen af den måde man så vil skaffe

men selve intentionen og ideen og holdningen og den måde

politik på er vi helt enige i og jeg er også enig i at det udgør en afgørende forskel på den nuværende regering i forhold til den tidligere ingen tvivl om det men det ændrer

fremgår meget tydeligt af regeringens egne fremskrivninger det som bare er fuldstændig ubegribeligt for mig er at man tager penge fra arbejdsløse kontanthjælpsmodtagere

når nu statsministeren ser hvor lidt glæde det skaber hos venstre

så ikke være en idé at skabe lidt glæde i enhedslisten og blandt de arbejdsløse

om at man tager noget fra nogen

det man lægger op til er at have en mindre regulering af overførselsindkomsterne fordi for den arbejdsløse

er mindre end det de har i år og sådan er det jo

netop op til at hver eneste kontanthjælpsmodtager og hver eneste dagpengemodtager hvert eneste år skal reguleres i deres

og sådan set har været meget tilbageholdende med at kræve lønstigninger og hvis vi

vil vi have en situation over de kommende år altså bare

en højere stigning i deres overførselsindkomst

der er på arbejdsmarkedet

og derfor skal vi selvfølgelig finde en rimelig balance

der kan komme flere til herre simon emil ammitzbøll for en kort

det ikke i samme grad kan betale sig at spare op til egen pension

under en vis alder

jeg forstår simpelt hen ikke at en statsminister som er gået til

om at ting skal være fair

vi lægger en særskat på de fem og tres årige det gør vi jo ikke

fem og tres og er på arbejdsmarkedet hvordan kan det blive en særskat for de fem og tres årige at vi giver en stor lettelse til de tohundrede og halvtredstusind danskere som ryger ind i topskatten

en særskat til nogle andre

prioriteret at få så mange som muligt så mange det nu kunne lade sig gøre ud af topskatten det er blevet til

og halvtredstusind det koster nogle penge og derfor har vi prioriteret at det skal gælde for den her gruppe

den her gruppe jo stadig får forhøjet topskattegrænsen over de næste år fra trehundrede og niogfirstusind

til firehundrede og nitusind

det kan vel næppe kaldes en særskat for de lidt

en bestemt alder lige meget hvordan statsministeren vender tingene men ord

bliver grund til at ingen politiker fremover kan bruge ordet fair uden at vælgerne trækker på smilebåndet for det er jo bare et kodeord for at man ikke vil holde det løfte man giver

sætter det ned til gengæld for at hæve

til egen pension

for deres egen livssituation

som har taget ansvar for deres eget liv

vores velfærdssamfund

præcis de mennesker som sådan set havde de lange arbejdsuger

den her generation

sparet så meget op til deres egen pension

vi vil sikre at dem som ikke har så meget

vil tage en seriøs dialog om de elementer der ligger i regeringens eget skattereformforslag jeg ville egentlig have spurgt om noget andet

at følge op på det herre simon emil ammitzbøll netop sagde for jeg synes statsministeren slipper for let her altså vi burde kunne blive enige om at vi har brug for at udvikle det her samfund så det kan betale sig at spare op så vi belønner dem der er ordentlige gør en ekstra indsats yder noget for sig selv og for danmark klarer sig selv og sparer op til en pension som de kan klare sig for

skattereform er det ikke rigtigt at hvis man er over folkepensionsalderen

andre topskatteregler end for andre

man kommer ud for at man skal betale mere i skat

og opnår en folkepensionsalder pludselig skal man betale mere i skat hvis man har sparet godt op til en god pension er det ikke rigtigt

en ny skat for en gruppe det

i skat som de hele tiden har gjort bortset fra at vi altså får forhøjet topskattegrænsen som den tidligere regering selv

som den tidligere regering har lagt op til

er det også godt nok for denne regering ud over det en særlig gruppe nemlig dem i den erhvervsaktive alder

dem vil vi gerne løfte ud

at prioritere at de tohundrede og halvtredstusind danskere der rammer topskatten skal løftes ud

på de lidt ældre medborgere de får præcis

sad i regering vi gør bare tingene bedre for de helt almindelige lønmodtagere med små og mellemindkomster som knokler hver eneste dag det

fra en åben talerstol at det bliver sådan at opnår man folkepensionsalderen og har

skal man pludselig betale mere i skat fordi man har nået en bestemt alder jeg kalder det for aldersdiskrimination og jeg vil egentlig få undersøgt

i overensstemmelse med diskriminationslovgivningen at gøre noget den retning jeg kan garantere statsministeren

skal lave aftaler med regeringen om skattereform

det her noget vi skal diskutere og lave om på for det går simpelt hen ikke statsministeren sagde jo i sin tale når vi giver penge et sted

når vi finder penge et sted bruger vi dem et andet sted altså det er som om regeringen kun vil finde på finansieringselementer som har at gøre med listige ekstra skatter på nogle grupper af befolkningen i stedet for at tage en dialog

at spare penge så mit sidste spørgsmål

overveje om der måske var steder vi kunne spare på de offentlige budgetter i det land i verden der har den største offentlige sektor så vi kan få flere reelle skattelettelser i stedet for at

fremmed for de konservative at have lovgivning særlig rettet mod pensionister for man havde jo selv i forårspakke to

skattesystemet men jeg tror nok er andre områder hvor man har forskellige skattesatser afhængigt af folks aldersgruppe jeg tror personfradraget er lavere for dem der er under atten og så videre

og jeg synes det klinger en lille smule hult at man glad stemte for en udligningsskat

en eller en form for ekstraskat eller særskat

fordi det er transferering og ikke offentligt forbrug

hvor hundrede

om transfereringstingene udenfor er reformmilliarderne i spil

reformere det danske samfund og skaffe

holdbarhed men også ekstra milliarder til det danske samfund selvfølgelig også kan gøre gældende det synes jeg er

godt synspunktet

have indflydelse på hvorledes de midler anvendes det

men jeg synes samtidig også at venstre skylder en forklaring på

så samtidig kan fastholde de nul

øger deltagelsen på arbejdsmarkedet modsat vk regeringens skattereformer

hvor meget regeringens

hvor meget vk regeringens skattereformer

deltagelsen på arbejdsmarkedet

flere folk deltager på arbejdsmarkedet eller om man bare arbejder flere

rigtig godt om vores skattereform blandt andet fordi deltagelsen er så høj

for vores vores skattereform

det er lige præcis det danmark har brug for

ikke besidder evnen til at

om forringede betingelser for folkepensionister

en anden minister om at komme op og svare på spørgsmål

inger støjberg som ikke stillede et præcist nok spørgsmål eller også svarede jeg bare for præcist for fru inger støjberg spurgte hvor stor bliver deltagelsen på arbejdsmarkedet sammenlignet med det

gennemførte og det var lige præcis det jeg svarede på for en af de gode ting ved vores skattereform er netop at man øger deltagelsesfrekvensen på arbejdsmarkedet

for det skatteudspil der er kommet fra regeringen

jeg kvitterede også i min ordførertale for at

man letter skatten på arbejde

at øge marginalskatten for bestemte grupper

at børnechecken bliver indtægtsgradueret

og det mener jeg for det er jo dér man finder den slags slags ting jeg er meget enig i at hvis det teknisk kunne lade sig gøre

burde man også have ugifte par med i den her opgørelse men som jeg har forstået fra skatteministeriet

er det meget vanskeligt teknisk at gøre det her og derfor har vi ikke kunnet tage det med

skatteaftale så side tre og halvtreds netop af det her

er nogle der vil arbejde mindre det fremgår

har på de offentlige finanser jo kun svare til en hundrede og tyve million

fjorten milliard kroner

som jeg har forstået de konservative igennem ganske lang tid så har man egentlig været optaget af at de mest velhavende i vores samfund og vi taler altså om ret høje indkomster langsomt skal have nedgradueret børnechecken jeg tror egentlig det har været noget de konservative har sagt jeg kan tage fejl

har forstået de konservative sådan at det egentlig var noget

optaget af jeg anerkender at det havde været bedre

gøre det her for alle par det har jeg forstået er teknisk vanskeligt men jeg må også sige at jeg

forståelse for at ja vi skal have børnechecken og det skal ikke

sådan at hvis man så ønsker at

vurdere om børnechecken falder bort men jeg tror nu egentlig godt at det for den indkomstgruppe vi har lagt det

vil være et nogenlunde rimeligt tiltag det er en indkomstgruppe som måske ikke engang lægger så meget mærke til om børnechecken kommer ind og det er derfor at vi har lagt snittet der

en undtagelse og håber på forståelse herfor

sådan at debatreglerne er ændret således at man kan bede om at få en ressortminister op

det område og det var det fru inger støjberg benyttede sig af

dialogen med statsministeren optager mig naturligvis mere her ved afslutningsdebatten jeg oplever en statsminister som i sin retorik

spørge til ved statsministeren hvordan udviklingen har været i praktikpladstallet siden statsministeren blev

ved statsministeren hvilken effekt

nuværende tidspunkt det er snart et halvt år siden finansloven blev vedtaget

to tendenser

vi har vedtaget og som også er omdelt siger at hvis en minister ønsker at

noget af det som vi har lagt vægt på helt fra starten for

at finde en balance mellem at man på den ene side bringer orden i budgetterne og på den anden side også sætter gang i dansk økonomi

med enhedslisten netop

er noget af det danmark har brug for ud over det har vi så også en lang række andre tiltag vi har jo vores energiaftale som vi har lavet sammen og som også skaber nye arbejdspladser der er tiltagene her i skattereformen som også vil skabe nye arbejdspladser og større arbejdsudbud

som gør at vi kan sige at vi har sat skub i dansk økonomi

at dansk økonomi har været langsommere om at komme op i gear end man forudså for bare en

to år siden på grund af de internationale konjunkturer

hvordan udviklingen har været i antallet af praktikpladser siden statsministeren blev statsminister og at hun faktisk heller ikke ved hvilken effekt finansloven for to tusind og tolv har haft på antallet af ledige og beskæftigede i

samfund i perioden fra statsministeren blev statsminister til dags dato der er rent faktisk gået et betragteligt antal måneder

unge uden praktikplads unge der

interesseret i og optaget af

regeringens politik virker eller om man bare tror at den vil virke på sigt for der er himmelvid

og ser at vi har skaffet tre tusind ekstra praktikpladser

er i tvivl om at det er det de har brug for

ligesom de har brug for den kickstart som utvivlsomt sætter gang i dansk økonomi det

i en meget vanskelig tid

vores produktivitet bestemt ikke i topform

job i den private sektor er forsvundet ud af danmark det er en kæmpestor opgave og jeg kunne egentlig

men ikke det hele så vi står i en meget vanskelig tid og konjunkturerne

sig langsommere end vi egentlig havde håbet på men vi prøver jo

sammen noget der har fokus på at sætte gang i danmark og fokus på netop de unge

en

på dagligvarer men de afgifter

er på dagligvarerne og dermed får kontanthjælpsmodtagere og dagpengemodtagere en

det sige at de får mindre at købe dagligvarer og madvarer for til familien end de ellers ville have

at have beholdt loftet over kontanthjælpen

med den anden hånd det er det der kommer til at

lægges for dagen her

fjernede de ydelser var at sikre at der ikke skulle være fattige mennesker i danmark primært fattige børn men vi har så

anden udfordring vi skal løse den udfordring handler om at når lønmodtagerne har været særdeles tilbageholdende med at kræve mere i løn

de næste par år

synes vi er et problem som under alle omstændigheder bør tackles af politikerne altså lønmodtagernes løntilbageholdenhed bør tackles af

når vi tager beslutninger derfor foreslår vi at mennesker der er

i prisniveauet det vil sige at de får råd til de samme ting næste år som de har råd til

en ordentlig måde gøre

at det skal kunne betale sig for flere mennesker

yoghurt med de afgifter lagt på vil stige fra femten kroner til fire og tyve kroner

kigger på hvordan sukkerafgiften

vil det sige at statsministeren her vil garantere

at der ikke er en eneste kontanthjælpsmodtager eller dagpengemodtager

mindre at købe madvarer for

uanset de afgiftsstigninger der bliver lagt på

kunne købe de samme varer

så kan man gå ind at kigge på

madvarer jeg tror nok at dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er ligeglade med pristalsregulering de kigger på

i butikkerne

har mindre at købe madvarer for om

tør jeg ikke at gå ind i for alle danskere på overførselsindkomst

har været tilbageholdende med at kræve mere i løn

med prisudviklingen jeg synes det er en fair måde at gøre det på fordi

at det kan svare sig at påtage sig et arbejde i danmark

to hensyn vi står med her og jeg synes egentlig det er lykkedes meget godt

hvad rimeligheden er i at man tager tre milliard kroner fra førtidspensionisterne og fra de mennesker der er ramt af arbejdsløshed

fair at tage fra de arbejdsløse og fra førtidspensionisterne

lige bede statsministeren om at bekræfte at

kommer de arbejdsløse førtidspensionisterne til at opleve om to år fordi reguleringen

jeg kan forstå at argumentet for at tage de her tre milliard kroner

man får jo netop en førtidspension

i stand til at arbejde kan statsministeren forklare hvordan det giver mening

at arbejde når nu de ikke kan arbejde

er vi i de næste to år ville se en situation hvor lønmodtagerne var tilbageholdende

vi derved over de næste par år ville få en større regulering af overførselsindkomsterne end den som mennesker på arbejdsmarkedet ville få

har brug for at vi arbejder mere at vi alle sammen er derude

ikke sikker på at det er den rigtige måde

derfor regeringens forslag i forhold til det her med førtidspensionen må man jo

at førtidspensionen lægger sig op af dagpengesystemet derfor

er man nødt til at have et andet godt tilbud til førtidspensionisterne

er på gammel ordning nu får et klokkeklart tilbud om

det er et godt tilbud

der har mindst vil vi gerne give et ekstra bidrag

ville vi gøre det men vi står i en situation hvor vi

har en krise vi skal ud på den anden side af krisen og der har vi altså prioriteret at det nu er de helt almindelige lønmodtagere med helt almindelige lønninger der nu skal have en skattelettelse det

det skal finansieres og vi

kan også få en fyreseddel

en socialdemokratisk statsminister

skal finansiere at topskattegrænsen hæves med næsten firstusind kr

ord i dansk politik

lønmodtagere som har været hårdtarbejdende hele

liv og har betalt deres skat men som så har fået en fyreseddel

af sygdom og som derfor er blevet tvunget

skal betale for

sænkningen af rentefradraget der betaler en del af topskattelettelsen eller andre af de forhøjede skatter vi lægger frem her så jeg synes det er svært bare at lave det kryds som fru johanne schmidt nielsen gør her jeg opfatter

skabe arbejdspladser i danmark og jeg tror at det de arbejdsløse er mest optagede af

på mange måder i gang med at skabe arbejdspladser i danmark vi har vores kickstart vi har vores energiaftale og vi har vores boligforbedringer som kommer her i den kommende tid vi har også vores afskaffelse af iværksætterskatten og vi har det her investeringsvindue til virksomheder hvis de gerne vil investere i maskiner

at hvis man spørger de arbejdsløse

arbejdspladser for alle mennesker vil gerne ind og være med

et sigte for øje i alle de initiativer man tager nemlig at skabe økonomisk vækst

hvordan hænger det sammen med at man indfører en afgift på kaffe

hvor meget vækst er det med til at skabe og hvor mange arbejdspladser er det med til at bibeholde inden for rigets grænser

det er rigtigt at den nye regering i forhold til også den tidligere regering har

at vi gerne vil have at den afgift der er

prisudviklingen jeg må forstå på venstre og konservative at de er lodret imod

nok heller ikke i dag men betyder det at man hvis man vinder et valg i morgen og kommer til

med det samme vil beslutte sig for at man langsomt vil udhule afgiften

for eksempel alkoholsodavand jeg spørger bare om et specifikt emne for jeg synes det er vigtigt at holde fast i

fordi det ikke forbedrer vores sundhedstilstand snarere tværtimod

samme argumentation der blev anvendt

den tidligere regering da man opfandt for eksempel fedtafgiften og det er samme argumentation

ikke hvad statsministeren gør af lagen

glas med asier men

jeg stadig hælde det ud eller smide det ud i hvert fald jeg fik ikke svar på mit spørgsmål til statsministeren nemlig

for dansk økonomi hvad betyder det for væksten enten i absolutte tal relative tal at man lægger

forskellige andre ting sukkervareprodukter nu har vi oplevet at statsministeren ikke kan svare på forskellige ting men så vil jeg opfordre statsministeren eller økonomiministeren eller finansministeren til at gå op og svare

at vi

for at skabe indtægter til samfundet eller lave en skatteomlægning

bedre når v og k laver en fedtafgift end når vi laver en sukkerafgift målsætningen er jo fuldstændig den samme

som regeringen indførte med finansloven 2012

den tidligere regering i to tusind og ti og to tusind og elleve indførte adskillige afgiftsforhøjelser som forventes at have en negativ afsmitning på grænsehandelen

siger at vi har en øget grænsehandel det må vi jo diskutere om vi har

at øget grænsehandel kan man så udelukkende sige at det kommer efter den første januar to tusind og tolv hvor vores afgiftsstigninger er trådt i kraft

med de afgiftsstigninger som den tidligere regering har lagt

og serviceeftersyn af forårspakke

cigaretter og tobak svarende til i alt fem kroner per pakke og jeg kunne blive ved kan vk entydigt sige at

hvis der er en stigning i grænsehandelen så

noget med den nye regering at eller kunne det skyldes de

sige hvilken beskæftigelseseffekt de afgifter som

afgiftsforhøjelser som statsministeren har gennemført med finanslov 2012 hvor mange job

klart og tydeligt at før vi kom til var der en anden regering og den regering indførte fedtafgift og indførte øgede afgifter på cigaretter og tobak og tobaksvarer og sodavand

fra den afgiftsforhøjelse vi nu lægger op til

pendulfart med danskere ned over den dansk tyske grænse for at få dem ned

også være de kan finde en god aftale i

åbningstale i folketinget at man skulle stille rimelige krav til udlændinge det var vigtigt at man stillede krav om arbejde og uddannelse og

som lemper kravene til udlændinges danskkundskaber blandt andet i forhold til permanent

mennesker der kommer hertil også i forhold til deres danskkundskaber som vi så det

var kravene blevet for høje dansk tre som jeg tror det hedder er et ret højt niveau og vi vurderede at dansk to sådan set er tilstrækkeligt så det er fuldstændig rigtigt

dansk en som er endnu lavere det betyder

efter de nye regler kan opholdstilladelse i danmark hvor det næste skridt jo er at blive danske statsborger

integrationen fuldstændig i smadder hvordan hænger det sammen med at statsministeren ved åbningsdebatten sagde at det handler om at stille rimelige

om

lovforslag i folketinget hvor man sænker kravene til udlændinges danskkundskaber

til for at man har lettere adgang til det danske arbejdsmarked og i det hele taget blive en integreret del af det danske samfund det er derfor vi fra starten har sagt at vi ikke ønskede det pointsystem som man havde fået opbygget med vko vi ville tværtimod indføre en ny regel som sikrer at man fra

danske sprog er hele nøglen til at blive integreret på det danske arbejdsmarked så jeg skal ikke kunne føre statistik om det men jeg vil vove den forsigtige påstand at vi faktisk får lagt mere vægt på at man fra starten skal tilegne sig det danske

til de mennesker som kommer til danmark og som ikke frivilligt vælger at bosætte sig i danmark

omkring den økonomiske politik i danmark det ene mål går på at der skal være ligevægt på den offentlige saldo i

og tyve og det er den målsætning man prøver at nå med

og tyve planen det er derfor man øger arbejdsudbuddet med tredstusind så har regeringen et andet mål og det er at finanspolitikken i danmark altid skal være holdbar positiv holdbarhed

langsigtet positiv holdbarhed på de offentlige

og ti års perspektiver og vi har netop lagt vores

på de offentlige budgetter at der både er holdbarhed og strukturel balance og det er meget meget afgørende nu er vi så oven i købet også i færd med at få vedtaget en budgetlov som yderligere vil skærpe de balancer som skal være i vores offentlige økonomi det er en god ting for vi har jo netop set hvor skadeligt det er hvis

og tyve er nogle nye udfordringer og det bliver blandt andet beskrevet i den seneste vismandsrapport og dem skal man jo også på et tidspunkt tage stilling til som jeg forstår vismændene anbefaler de sådan set at man ikke går for hårdt til værks i forhold til at løse den udfordring som ligger efter

og tyve men ja der er også udfordringer efter

udfordringen rammer danmark og det er en kolossal udfordring der er underskud på de offentlige finanser så langt øjet rækker så en ansvarlig regering vil lave reformer der møder den udfordring i tide mit spørgsmål er derfor vil den her regering hvis den har et mål om at

fremlægge yderligere reformer som øger arbejdsudbuddet

den her udfordring

arbejdsudbuddet med firstusind oven i de tredstusind

for det er en kolossal udfordring vil der komme yderligere

enorme udfordring

og tyve end vi ellers ville have gjort derfor skal man også være varsom med at bruge alle reformpengene i skattelettelser når det vi i virkeligheden burde bruge nogle af reformpengene på var at geare danmark til fremtidens udfordringer

at blive bedre uddannet sikre at børnene kan det de skal i skolen og så videre og så videre

frem jeg skal spare herre joachim b olsen for at gennemgå det igen

når ordføreren så spørger om vi kan forestille os flere reformer end dem vi har lagt frem

jeg sige at hvis jeg husker nogenlunde korrekt så var venstre med til at indføre indkomstskatten i nitten hundrede og tre og det betyder ikke at

statsministeren og regeringen nu vil foreslå at man øger indkomstskatten så kan

sige ahr men det er jo bare i forlængelse af det venstre historisk har gjort

bare lige for at vi har den begravet jeg kunne godt tænke mig at vide hvad statsministeren mener grænsehandelen må stige med før den er

den koster for mange arbejdspladser hvor meget må grænsehandelen stige

vanskeligt at sætte tal på men man skal selvfølgelig være meget varsom med hvad man gør i forhold til grænsehandelen og der er også nogle varer som er mere følsomme over for grænsehandel end andre varer

har undtaget de mest grænsehandelsfølsomme varer fra vores skatteoplæg det gælder spiritus og det gælder tobaksvarer som friholdes for regulering

at vi skal finde en balance mellem at beskatte det vi vil have mindre af og få flere indtægter til vores samfund og grænsehandelen den balance går jeg ud fra at den tidligere regering syntes den fandt da den introducerede nye afgifter blandt andet fedtafgiften og den balance mener jeg også at den nuværende regering har fundet

varer det er ikke spiritus eller tobak det er øl

se det er jo ret centralt

særlig centralt når vi forleden kunne læse at skat må indrømme at mængden af solgte øl og sodavand syd for grænsen

det giver åbenbart ikke anledning til at man så revurderer sine

mange danske arbejdspladser der mistes i detailhandelen men noget tyder jo på at udviklingen er meget voldsommere og hvis man ser på omsætningstallene for øl og sodavand i i danmark siden nytår ja så er det for øl faldet med ni en halv procent og for læskedrikke med seks

statsministeren er bekymret for at det er øl og sodavand der er det mest grænsehandelsfølsomme og ikke

må man selvfølgelig også skele til hvad det betyder for grænsehandelen jeg går ud fra at det gjorde den tidligere regering også da de forhøjede

og så videre jeg går ud fra at man også i den tidligere regering skelede til grænsehandelen

afgifterne og jeg går ud fra at man kiggede på grænsehandelen det gør vi også og det er netop derfor at vi har taget cigaretter og spiritus ud af reguleringen

mener venstre virkelig at i forhold

er et marked der har appel til vores unge i danmark

regulerer afgifterne i takt med prisudviklingen hvad mener venstre egentlig

og billigere over de næste mange mange år det må

så længe den holder det interessante er så hvor længe

er fuldstændig uden realitetssans

siger ministeren at regeringen er kommet godt fra start hvis regeringen vitterlig mener at den er kommet godt fra start ved at holde befolkningen

jeg kan citere fra ministerens udtalelse før valget

hjælpepakken til boligmarkedet

betalingsringen

der var en kvik journalist som spurgte om ministeren kunne være sød at genopfriske for vælgerne hvad det var for to klokkeklare løfter ministeren kom med i valgkampen endnu en gang kunne ministeren ikke svare

ministeren klokkeklart i dette forum om ministeren kan bekræfte

er meget klart hvad vi har sagt i forhold til boligbeskatningen vi har sagt at den ikke bliver ændret i den her valgperiode det står også i vores regeringsgrundlag og jeg skal bare minde om at den ændring af rentefradraget som vi lægger op til starter i to tusind og sytten

i øvrigt i procentpoint er mindre end den ændring af rentefradraget som den tidligere regering og dansk folkeparti lagde op til

nå så må jeg spørge ministeren om en anden ting

og førtidspensionister hører til samfundets svageste og hvis ministeren mener det vil jeg gerne spørge ministeren om hun har god samvittighed over at ville finansiere

er netop at de dårligst stillede førtidspensionister skal have nogle bedre muligheder

sige at de førtidspensionister som er på gammel ordning nu for første gang får mulighed for at vælge om de vil være på den nye ordning

håbet på at dansk folkeparti ville synes det var rigtig spændende

det faktisk en stor ændring at komme fra gammel ordning for nogle af dem vil det være en stor økonomisk ændring at komme fra gammel ordning til ny ordning så jo vi er optaget af de dårligst stillede folkepensionister det er derfor vi gør noget særligt for dem og vi er optaget af førtidspensionisterne dem der er dårligst stillede

sundhedsydelserne i forhold til at overveje prioriteringen af forskellige former for offentlige

borgernes sundhed så jeg vil

danskerne selv betale for

er en god ting på andre områder er vi jo gået helt i den modsatte retning

kun er dem der har råd til det og derfor giver vi nu ufrivilligt barnløse mulighed for at få hjælp

det mener jeg er den helt rigtige prioritering i sundhedsvæsenet hvis det så også kræver en diskussion i forhold til brystforstørrelser synes jeg det er en vigtig diskussion

selvfølgelig ikke afskære kvinder som for eksempel har

også at få operationer

er vigtigt at tage en en diskussion om det her i et afmålt toneleje og have en prioriteringsdiskussion i vores sundhedsvæsen

vi har foretaget en prioritering og

til deadline her for under fem måneder siden udtalte regeringens linje er klokkeklar på det her spørgsmål vi piller ikke ved boligskatterne eller rentefradraget

gerne høre om om statsministeren mener at man

rentefradraget når det sættes ned med fem procent

man selvfølgelig ved rentefradraget præcis som den forrige regering gjorde det

ændrede man forringede man rentefradraget med otte procentpoint det vil boligejerne mærke allerede til næste år når de får et mindre fradrag for deres renteudgifter

har sagt er at vi ikke ændrer nogen boligskatter i denne valgperiode vælgerne får

derved mulighed for at tage stilling til det fordi vi

de otte procentpoint som borgerne vil mærke ændring i rentefradraget de næste år skyldes udelukkende

det her kan vi jo konstatere bare er en fortsættelse af de løftebrud som vi har haft hele vejen igennem på boligpolitikkens område det begyndte med en boligpakke som statsministeren lovede og det blev ikke til noget det er nu foreløbig kulmineret med rentefradraget her som så nedsættes jeg spørger derfor her statsministeren kan statsministeren garantere at man ikke yderligere hæver boligskatterne i danmark i regeringens tid

helt fint da vk gjorde det det var helt fint at ændre på rentefradraget det sker allerede fra næste år så vil man opleve hvis man er boligejer at man får et mindre fradrag for sine renteudgifter det var noget den tidligere regering besluttede uden at have et valg imellem med løfter om at man ikke ville gøre noget ved boligskatterne

besluttede man det otte procentpoint ændrede man rentefradraget med

vi har så sagt at det fortsætter vi fra to tusind og sytten der ændrer vi også rentefradraget det

det vi har besluttet i vores regeringsgrundlag

at boligskatterne ikke bliver ændret i denne valgperiode

er en af de uskrevne regler jo at man respekterer

der er indgået for ikke så lang tid siden

i dansk folkeparti meget kede af at regeringen valgte ikke at respektere

forlig der blev indgået omkring

indgik en aftale med enhedslisten selv om

en hel del områder

omkring overførselsindkomsterne for

er når det gælder folkepensionens grundbeløb

der respekterede man ikke det forlig der

noget der berører et område hvor der er

andre grupper fordi man vil lave denne regulering mindre end det er aftalt i folketinget og så er

hvor der jo også er et forlig med andre partier i folketinget vil man respektere det altså vil man vente med det til efter næste valg

samme partier ikke er med i en aftale omkring den skattereform som regeringen har lagt og

nævner selv udligningsområdet som et af de områder hvor der var et forlig det kan man jo så diskutere vi har vurderet at eftersom den tidligere regering ændrede på et element i udligningsaftalen vedrørte beskæftigelsen

et forlig på det område vi inviterede dem som tidligere havde

beslutning om det her spørgsmål men de radikale blev faktisk udelukket fra den ændring der vedrørte beskæftigelsen

på de forskellige områder

respektere de forlig der er

fælles bedste gerne vil have mere adgang til naturen i danmark

derfor har vi lagt en lovgivning frem om randzoner jeg

over at vi ikke kunne få flere med på det her forslag for det er jo dybest set et forslag som sikrer at der er mere adgang til naturen for flere danskere det er en god ting og det er selvfølgelig en del

det kan statsministeren så måske svare på i anden omgang

overrasker mig lidt at statsministeren ikke ved hvad bræmmer er nu kom der så klarhed over det da

er måske fordi statsministeren har en tendens

at bevæge sig mest på de bonede gulve

statsministerens svar om det med at få flere med

tænker på den harske kritik som advokatrådet som realkreditrådet som mange andre har rejst af regeringens politik på det her område ikke mindst af det problem at statsministeren med

penge ud af det danske landbrugs konkurrenceevne

en finansiel lånefacilitet til netop landbruget som kan afhjælpe nogle af de udfordringer man står over for

at nogle af de sunde landbrug vi har får en hjælpende hånd og det kan de få med de her tiltag

jo også nødt til at kigge på naturen og jeg synes at det er en god ting at man i respekt for vores vand som er så vigtigt for danmark

nu går ind og diskuterer de her randzoner det er vigtigt for os alle sammen at vi har adgang til naturen og det er det regeringen sætter stor

til eftermiddag i debatten at det som dagpengemodtageren og kontanthjælpsmodtageren og førtidspensionisten

det rigtigt forstået at regeringens udspil til

og tyve vil være lavere end den er i dag og at det vil sige

næste år og helt frem

er ved at man hvert eneste år får mere end man fik

får man mere end man fik det foregående år

med priserne priserne i danmark det betyder at det rugbrød man har råd til i dag vil man også have råd til næste år

tiltænkt de får en mindre udvikling

ifølge regeringens plan

og det vi siger er at vi ikke vil forringe købekraften for

er gået forrest og har været tilbageholdende

mærkeligt og på sin vis uforklarligt i at man har en

afhjælpe med det her forslag og jeg synes godt at man kan stå på mål for

ikke forringer nogens købekraft

udsætte mødet mødet genoptages præcis klokken nitten fem og tredive

glip af så meget i dag til vores såkaldte afslutningsdebat som nok mest af alt er en åbningsdebat

udspil frem otte måneder er der gået siden regeringen steg ned fra det berømte sorte tårn og befolkningen kunne se at den boulevard der går langs tårnhotellet var blevet brolagt med bristede løfter og svigtede forventninger jeg må sige

til regeringspartiernes ordførere særlig dem fra socialdemokraterne og sf at man kan stå

det man mener nu har man altid ment selv

løfte som statsministeren gav efter valget den seksogtyvende december to tusind

regeringen har ingen planer om at ændre

som hyrdedrengens brug af ulven kommer i historien om peter og ulven der er ikke længere nogen der tror på regeringens garantier

og redder fårene socialdemokraternes politiske ordfører

hvor flertallet ikke længere vil give danskerne en garanti for at skattefar ikke kommer midt om natten og kræver endnu et hug i pengepungen mere end seks milliard kroner i ekstra skatter og afgifter er det blevet til siden regeringen trådte til for otte måneder siden en helt almindelig arbejderfamilie

vi er i en helt ny politisk virkelighed hvor regeringen har gjort det mere attraktivt

vi er i en helt ny virkelighed hvor statsministeren tror at der bliver skabt job

er ikke nogen som kommer og fjerner en kulisse

bladrede rigtig meget rundt i sine papirer da hun fik stillet spørgsmål

at matchede de spørgsmål der blev stillet

statsministeren skulle løfte blikket og kigge ud i verden omkring

men verden ser altså anderledes ud end det der står i det statsministeren læser op fra sine papirer efter debatten i dag må man

at regeringen nok desværre ikke er enig med venstre i at hvis vi skal løse danmarks udfordringer

gennemfører en perspektivrig og ambitiøs skattereform

så de kan skabe flere job til danskerne vi skaber ikke flere job til danskerne

ved at hæve en afgift for så at sænke en anden

gennemføre en perspektivrig skattereform hvor vi giver reelle skattelettelser til dem i bunden dem

indsats og til vores virksomheder som gerne skulle have mulighed for at skabe job

men jeg håber på at jeg kan få et svar her i anden runde om hvorvidt regeringen er klar til at sætte reformmilliarderne i spil så vi kan se en skattereform i en sammenhæng og ikke bare som et isoleret initiativ

foreløbig fem indtegnet til korte bemærkninger og den første er

er så sjældent vi hører venstre komme med en reel politik vi

you tube video med venstres formand her i fredags

skulle indeholde en ny toptopskat

ville være rigtig fint hvis venstre kunne

som ligger eller som man tænker på at lave

vi ser faktisk en historisk mulighed i at sf og s nu er vendt hundrede og firs grader når det drejer sig om skat før valget skulle skattelettelser rulles tilbage

jo så kommet med et udspil hvor vi siger at den her skattereform skal være perspektivrig

tyve plan kunne man bruge til reelt at sænke skatten på arbejde

hæve beskæftigelsesfradraget markant så det kan betale sig at gøre en ekstra indsats

vi sikrer at vores virksomheder får bedre rammevilkår og bedre mulighed for at skabe job til danskerne og så vil vi gerne have hævet grænsen for topskat sådan at det kun er dem der tjener allermest

på novo ikke den ledende sygeplejerske på rigets kræftafdeling men dem der virkelig tjener mange penge og ikke den helt almindelige dansker der mener vi ikke der er perspektiver nok i det udspil som regeringen er kommet

når

hvordan vil venstre finansiere det hvad er det

detektor som faktatjekker politikere

et hul i venstres regnestykke der mangler mindst fem milliard kroner så vi aner ikke

vi aner ikke hvor pengene skal komme fra

vi vil godt gribe den historiske mulighed der ligger men vi vil gerne være sikre på to ting

ud over den vækstramme som vi er enige om

erkender at der kan findes penge i det danske offentlige budget

nul ekstra skatter

brudt skattestoppet og sat skatter og afgifter op med seks milliard kroner må jeg minde om at det er regeringen der er kommet med et skatteudspil

ville det jo også være befriende hvis regeringen i dag ville svare på om den reelt set har nogen ønsker om at se den her skattereform i en sammenhæng og bringe reformmilliarderne i spil eller om det kun skal være en lille omlægning

været ni en halv minut til at forklare hvor pengene skulle komme fra

sige at de ni

det ville gøre det lidt nemmere i forhold til debatten men i dag har vi så set som herre

og som venstre nu gerne vil

en teknisk diskussion hvor perspektiverne forsvinder det forsøger man jo at gøre for egentlig at få fokus væk fra at man har et meget meget stort problem at regeringen ikke ønsker

er jo skatteomlægning hvor man flytter fra den ene lomme til den anden lomme

af regeringen siden den trådte til for otte måneder siden hvor den har sat skatter og afgifter op med seks milliard kr hvor den har forringet incitamentet til at tage et arbejde hvor fire tusind fem hundrede mennesker er faldet ud af beskæftigelsessystemet skal

noget perspektivrigt som faktisk sikrer at flere danskere der kan komme i arbejde at vores virksomheder kan udvide produktionen

tretten milliard kr som regeringen også selv peger på

og tyve plan og pengene er jo ikke mærket

pengene med en farve et sted

jo fortsat i gang med at diskutere de her reformer og vi

provenuet for eksempel fra en førtidspensions og en fleksjobreform

jo fortsat ikke nået til enighed om

gå ind i en ny globaliseringspulje

men venstres folketingsmedlemmer er

det kan måske også være fordi minutterne er ved at rinde lidt ud for ordføreren men jeg kunne bare godt tænke mig igen at vende tilbage til det her

og de to milliard kroner

om tres procents målsætningen altså at tres procent af vores unge skal have en videregående uddannelse hvis venstre også er ved at

der er altså nu allerede åbenbart syv milliard

sammen på de der to en halv minut

kunne godt tænke mig nu

hvem er det der skal betale regningen

de derfor heldigvis har bedre ting

at i dag er der fire og halvtreds

vi vil gerne være med til at kigge på om man kan udvide det tal til tres

ikke ske på bekostning af kvaliteten det skal ikke være sådan at man laver en pølsefabrik på vores universiteter hvor man øger optaget med titusind uden overhovedet at anvise hvordan det skal hænge sammen

jo det regeringen har gjort indtil videre i forhold til de tretten milliard

og s ordførere gerne vil gøre det her til en teknisk diskussion som handler om alt andet end det det reelt set bør handle om regeringen og venstre er enige om at

offentlig velfærdsvækst

procent derudover har regeringen peget på at der kan findes et provenu efterfølgende

i en af verdens største offentlige sektorer eller om vi skal bruge det til at lave en perspektivrig skattereform hvor vi sænker skatten på arbejde

venstres formand gav udtryk for at venstres krav til at gå ind i de her forhandlinger

oppe imod hvad vi skal matche og hvor store overbudskrav vi

vi har i dag prøvet at få en afklaring fra regeringen af hvorvidt regeringen kan se mulighederne for at lave en skattereform som bringer reformmilliarderne i spil en skattereform som ikke bare er isoleret

vores skattesystem sammen sådan at det gør det mere attraktivt at arbejde

det gør det mere attraktivt for danske virksomheder at investere i produktionsjob i danmark fordi det forbedrer konkurrenceevnen det er

hvorvidt den pris er høj eller lav tror jeg at herre clausen må må vurdere ud fra det

om det gør at enhedslisten kan hæve retorikken endnu højere

jeg vil

langt mindre omfang

jeg gerne sige så så jeg vil da overveje om vi ikke straks må

selvfølgelig fru ellen trane nørby for at være

vi har klart og tydeligt sagt at vi går til de her forhandlinger med et ønske om at de reformmilliarder som vi forhåbentlig i fællesskab kan skabe gennem reformer

til at sænke skattetrykket i danmark for vores virksomheder så de kan skabe job så de mennesker der har mistet deres arbejde under krisen kan komme ind på arbejdsmarkedet

de mennesker der i dag står uden for arbejdsmarkedet og ikke har et økonomisk incitament for at gå ind på arbejdsmarkedet

have til at gøre en ekstra indsats i det danske samfund det kemiingeniøren eller sygeplejersken eller nogle af de mange andre danskere som hver dag gør en stor indsats

se den her skattereform i en sammenhæng eller bare som en isoleret skatteomlægning

entydigt fast detektor har

men vi er faktisk i tvivl om hvor stort det her

jeg synes det er vigtigt at spørge ind til det er den udtalelse som

er altså relativt simpelt nemlig tilslutter venstre sig tres procent målsætningen altså den målsætning der er om at tres procent skal gennemføre en videregående uddannelse grunden til at

er selvfølgelig at det er afgørende for

at det kræver en gentagelse i dag er der fire og halvtreds

vi synes sådan set det er fornuftigt at man kan kigge på om det skal være tres

men det skal jo ikke gå ud over kvaliteten derfor er det jo nødvendigt at man også diskuterer hvordan

i formiddags efter sigende

håber da på at det når vi nu har en anden huldiskussion her til aften

jo klart og tydeligt fremgår at der ikke er noget hul hvis vi gik på ferie i dag og holdt ferie frem til

en diskussion sådan en fiktiv taldiskussion fordi man ikke vil forholde sig til de politiske forskelle som handler om

som er transferering for eksempel et eu bidrag for eksempel børnechecken for eksempel su for eksempel udviklingsbistanden som

synes jeg egentlig man skal lade finansministeren tage inde bag dørene i forhandlingslokalet og så må vi forhåbentlig få en politisk diskussion

hvor det mest interessante jo er vil regeringen

i den skattereform vi skal diskutere

svar som vi får i dag så næste spørgsmål er

naturligvis tilslutter venstres politiske ordfører sig den holdning som blevet givet udtryk for af herre peter christensen nemlig at når der er et hul på syv milliard kroner i venstres skatteplan så er det som herre peter christensen formulerer det

at venstres krav er at regeringen skal lukke det hul

er ikke noget hul man kan godt finde penge uden at det påvirker nul procent målsætningen der er forskelle i det offentlige budget på det der påvirker det offentlige forbrug og det der ikke gør de tretten milliard kroner udgør jo kun knap en en

fuldstændig umuligt at forstå

til en teknisk afkoblet diskussion

og regeringen vil være med til at lave en perspektivrig og ambitiøs skattereform hvor man sænker skatten på arbejde hvor man hæver beskæftigelsesfradraget markant hvor man sænker skatten på vores erhvervsliv sådan at de kan konkurrere med udlandet og skabe arbejdspladser hvor man sikrer at kemiingeniøren eller den ledende sygeplejerske får en ekstra gevinst ved at gøre en ekstra indsats

negative kommentarer og surheden

sejler simpelt hen for venstre der er ingen sammenhæng overhovedet

hver gang man prøver på at gå det bare en smule på klingen

hvordan et eller andet servietregnestykke eller to minutter på youtube hænger sammen

forfladiger man den politiske diskussion noget der har med teknik at gøre når man kommer og siger at man vil give skattelettelser for tretten milliard kr så må man da forvente at man bliver holdt op på at det passer

og fem milliarder for så har man skrottet sin egen målsætning om udviklingen i det offentlige forbrug der er to mere man ikke kan bruge for så løber man fra målsætningen om at få uddannet vores unge som vi ellers havde en idé om at venstre stadig væk stod vagt om det sejler fuldstændig

det der sker når man i otte måneder gemmer sig lægger sig i hængekøjen fører tea party politik så kommer man jo i problemer på et tidspunkt

kan vi få at vide nu om det her betyder

retoriske begreber og sætte labels på alle mulige andre partier vi beskæftiger os sådan set med seriøs politik og er bekymrede for danskernes hverdag den hverdag de møder derude er at regeringen har afskaffet skattestoppet det er at regeringen har sat skatter og afgifter op med seks milliard kr at der er skubbet fire tusind fem hundrede mennesker ud af beskæftigelse

os at konkurrenceevnen er presset at grænsehandelen vokser det er derfor vi siger at når regeringen nu har sagt en mindretalsregering

som virkelig gør noget godt for væksten i danmark hvad bliver vi mødt med sure miner og den ene beskyldning

den anden om at det sejler derudad

det nye samarbejdende folkestyre så tror jeg nok at jeg havde nogle andre forventninger

dengang jeg hørte de flotte højstemte taler før valget

konstruktivt for den her debat hvis man prøvede at forholde sig til den politiske substans og ikke gjorde debatten

en teknik som jo ikke er relevant for det der jo

er det politiske spørgsmål vil eller vil regeringen ikke være med til at kigge på reformmilliarderne

hvert eneste svar ender med at man siger at vi ikke skal gøre det her til en teknikdiskussion og

til nye skattelettelser man har sikkert alle mulige ideer som

blev omtalt før om at topskatten skal lempes og alt muligt som den gamle regering selv foreslog i sin tid er måske de forslag der kommer igen vi får se

at de penge vi kan skaffe når vi er færdige med at lukke det hul venstre efterlod

de ufaglærte der ellers bliver tilovers om ti år faktisk har mulighed for igen at komme ind på arbejdsmarkedet

optaget af at bruge de penge som lønmodtagerne vil lægge i

for at der er nogle rammevilkår som gør at danske virksomheder kan skabe flere arbejdspladser i danmark

gælder de skatte og afgiftsstigninger som regeringen har lavet i

konsumis øl en lang række produkter

betyder at grænsehandelen er steget og så betyder det at det koster arbejdspladser herhjemme

da jeg gik herned til debatten

at regeringen havde lagt et skatteudspil frem og havde lagt op til at nu skulle

være helt nye tider i dansk politik vi skulle tale sammen

har vi jo oplevet at den ene ordfører efter den anden har gjort

enige om for eksempel nul procents målsætningen forskningsmålsætningen

uddannelse og dem som har behov for efteruddannelse

gøre til sådan nogle stereotype tegneseriebilleder i stedet for at

at der er vi enige men der er en politisk uenighed om

vi i dag har hørt at de konservative vil gå til

kommissionen med det her med at vi har en topskattegrænse som vi ikke flytter for pensionister og vi har hørt

gå ganske hårdt til os her i salen i dag

nogle grænser i skattelovgivningen i forhold til alder og lige nu behandler vi faktisk et forslag i skatteudvalget

man går ind og giver en skattelettelse til pensionister

kunne stemme for den her skattelettelse til pensionister

i øvrigt også en skattelettelse til seksten til atten årige der er mit korte spørgsmål til

og halvfjerds som var en del af den tidligere regerings oplæg og som jo nu

så hvis herre thomas jensen sigter på om det kan legitimere at regeringen nu har lavet et forslag der er aldersdiskriminerende

nogen måde er aldersdiskriminerende det følger fuldstændig en tradition i dansk skattelovgivning hvor man godt kan gå ind og lægge aldersgrænser

så kras en retorik at

aldersdiskrimination og konservative

at kalde det aldersracisme jeg synes at det der står tilbage i

venstres

ved hvor vi har venstre borgerne uden for de her vinduer

i skattepolitikken man søger efter nogle symbolske hår i suppen sådan at man kan stå og kritisere regeringen jeg synes det ville

omkring topskattegrænsen for

fuldstændig i tråd med en tradition i dansk skattepolitik og jeg synes

rigtig rigtig spændende at se hvad venstre så stemmer når vi får det i folketingssalen snart vi

jeg synes står tilbage efter i dag er jo netop at vi har en regering som man ikke kan stole på jeg læste heroppe nogle af de citater der var fra både statsministeren og skatteministeren efter valget altså ikke noget af løftebrudsdiskussionen om hvad man

hvad man har sagt efter valget og som man siden siden er løbet fra i venstre er vi meget klare i mælet vi har grundlæggende den samme politik som den vi gik til valg på og som vi præsenterede ærligt for danskerne ved godt at det forekommer meget gammeldags for sf og s at man faktisk kan stå ved sin politik

har hævet skatter og afgifter for seks milliard kr som har afskaffet skattestoppet og som har gjort det dyrere for danske virksomheder og dyrere for danske familier at få hverdagen til at hænge sammen

vi siger at skal vi gå ind i en skattereform skal det være en perspektivrig og ambitiøs skattereform for den er nødt til at lappe på de problemer og ulyksaligheder

som fru ellen trane nørby præsenterede for et par minutter siden

store overskrifter til forsiden kan jeg sige at vi jo

for et par måneder siden og det var noget som jeg også nævnte i min første tale i den første runde

en opfølgning på den globaliseringspulje som vi skabte i to tusind og seks

har vi foreslået at man fornyer den pulje

ambitionerne sætter grænsen for hvor mange ressourcer der

til nye investeringer i uddannelse og forskning og

milliarder vi får ud af reformerne

det koster to milliard

hvis man så samtidig vil sikre mere

hvor de går ind for skattelettelser må de åbenbart ikke gå ind for velfærd

sådan tingene hænger sammen der er heldigvis mulighed for at vi gennem reformer kan sikre et provenu så vi kan forlænge en globaliseringspulje skabe en ny globaliseringspulje hvor vi i fællesskab investerer målrettet vi har forpligtet os på at vi skal nå op på en nul procents målsætning det kræver at vi i fællesskab finder ni milliarder eller otte milliarder med det nye udspil der er kommet fra finansministeriet i dag

set fra venstres side meget interesserede i at vi i fællesskab finder de penge vi kan investere i forskning og uddannelse

så kan vi nemlig fortsætte den strategiske satsning på uddannelse og forskning som vi lavede fra to tusind og et og frem til to tusind og elleve hvor vi brugte mere end atten milliard kroner mere på uddannelse

er herre magnus heunicke socialdemokraterne

til skamme der er jo kommet nye meldinger

tallet tretten milliard er jo næsten

sket det at venstre er i gang med

skifte strategi og politik i går lød det ultimative krav fra venstres formand herre lars løkke rasmussen at man kun vil møde op til forhandlinger

tretten milliard kroner blev gentaget i morges af venstres ordfører mens landets økonomer undrede sig mens folketingets partier undrede sig for vi har jo fået dokumenteret nu at der er et hul i venstres plan på fem milliard kroner faktisk er hullet større kan vi høre nu efter sidste runde for

mener venstre også man skal finansiere og så er hullet oppe på syv milliard

kom der to telegrammer det ene var fra ritzau og jeg citerer overskriften økonomer tvivler på løkkes regnestykke og programmet detektor som lever af at faktatjekke politikere skrev at venstre

er nok derfor vi har set venstre her til eftermiddag

være i færd med en manøvre der lige så stille

det synes jeg kun er fint

fortjener ros venstres ultimative krav om tretten milliard

på en lars løkke video på internettet før weekenden

for der var jo ingen regnestykker bagved i dag står det afpillet tilbage end ikke venstre selv vil nævne de tretten milliard kroner mere

et for et har partierne meldt sig ind i forhandlingerne om skattereformen et for et har de erklæret at de er klar til forhandlinger det gælder naturligvis enhedslisten det gælder også til højre i folketingssalen jeg tror at det er det man kalder borgerlige stemmer der arbejder det er fint men vi har jo også nogle borgerlige stemmer der strejker

her til aften om venstre overhovedet gider at møde op til de næste forhandlinger i finansministeriet det skal vi have et svar på inden vi slutter

på venstres hjemmeside har venstres tidligere skatteminister herre peter christensen været ude med

en nyhed på venstres hjemmeside hvor han kritiserer vores skatteudspil han synes det simpelt hen er uambitiøst og han siger

topskatten og lettet marginalskatten mærkbart for syvhundrede og femogtyvetusind danskere i stedet smører regeringen et tyndt lag ud over danskerne i form af øget beskæftigelsesfradrag

at regeringen prioriterer skattelettelserne

fjernet topskatten vil venstre

at arbejde længere bede de studerende om at studere hurtigere for at fjerne topskatten vil venstre

på at give de bedst betalte bankdirektører skattelettelser på

den enlige far eller enlige mor at de kan skyde en hvid pind efter fordoblingen af beskæftigelsesfradraget og sige til de pensionister der har mindst at de alligevel ikke får det velfortjente løft

stillet i udsigt det er ikke den vej vi vil det venstre hånligt

at smøre et tyndt lag ud over danskerne er det vi kalder et beskæftigelsesfradrag det betyder at alle danskere i arbejde får glæde af reformen

meget godt med den halve time der er til korte bemærkninger den første er

at hverken statsministeren eller regeringsordførerne

regeringen er jo særdeles aktiv på udlændingeområdet man sænker

reglerne om permanent opholdstilladelse man gør det vanskeligt at udvise kriminelle udlændinge om man har sågar også tildelt dansk statsborgerskab til kriminelle udlændinge

dansk folkepartis indflydelse på netop dette politikområde til lov til at tage overhånd efter vores smag derfor synes vi at det det var fornuftigt og

påkrævet at der kom et nyt flertal i folketinget

kommet nu hvad gør det nye brede flertal på det her område det

så danmark stadig væk har

behandler mennesker ordentligt det er vi stolte af det kan ordføreren spørge om

at vi har fået genoprettet den balance

at man gør det sværere at udvise kriminelle udlændinge at man er stolt af

at tildele statsborgerskab til kriminelle udlændinge og at man er stolt

bruge dagen på at definere hinandens politik

dansk folkepartis politik og så være godt hvis dansk folkeparti lod være med at definere socialdemokraternes politik især når det drejer sig om spørgsmålet om integration

det ville være på sin plads hvis dansk folkeparti holdt

også acceptere at der er et andet flertal der vil en anden vej

det er jo en markant anden vej det er en vej som fik opbakning af befolkningen ved folketingsvalget det er jeg stolt over og glad for

dejligt at der sniger sig realiteter ind i debatten det vil jeg også prøve på

om han ikke efterhånden er nået til den konklusion at det ville være fornuftigt

i muligheden for at lave en aftale hvor man

det er nu forskellen bliver større og større år for år

lønindkomsterne men hvis vi kunne tage det udgangspunkt at vi

sikre at købekraften set over en årrække ikke bliver udhulet og det bliver den netop ikke det er nemlig sådan at

dagpengemodtagere tilsvarende faktisk

man knokler for at finde sig et arbejde

vi kæmper for at skaffe dig arbejde vi er i gang med at skaffe nittentusinde og femhundrede arbejdspladser i den private sektor næste år og

mellem lønindkomster

der hvert eneste år øger den forskel og så vil

to tusind kroner mindre i købekraft end arbejdsløse har i år

er kommet i arbejde men hvad med de andre det betyder

de må købe noget mindre det vil sige at

og det skal danmark så skal skabes arbejdspladser men vi er også

man har indgået nogle historisk stramme overenskomster nogle historisk ansvarlige overenskomster med en

ikke bliver styrket tværtimod i den situation er det kun rimeligt kun fornuftigt og kun god logik at sige til overførselsindkomstmodtagerne

jeg sige at stigningen for dagpengemodtagere

man følger med prisstigningerne endda lidt mere

at også især på grund af

svare på mine spørgsmål i første runde

og det kunne være

skal man betale mere i skat end andre det er diskriminerende det er konkurrenceforvridende det er uretfærdigt og det rammer

er målrettet til at få skabt arbejdspladser og give en ekstra hånd til dem der er på arbejdsmarkedet derfor

i den arbejdsdygtige alder vi

lettelserne i bunden bunden og lettelserne i topskatten dem der bliver fri for at betale

topskattegrænsen bliver hævet

det er glimrende med hver og en der arbejder

det er jo altså ikke den største procentdel af dem der er over syv og tres år

det der er sagen og derfor er

vi får mest effekt på arbejdsmarkedet

nu spørger til det dårlige

en bestemt alder skal betale en særlig strafskat

ikke at nævne de gode ting der er i reformen

som vi gør i reformen skal jo finansieres fuldt finansieres fuldt

svært at svare når man ikke vil sige hvad der er godt i det

fornuftigt at gøre fordi det er en lille procentdel af dem der er over pensionsalderen

men det er en lille procentdel og derfor er det fornuftigt

folk med ekstra høje pensioner de mest velstillede pensionister med ekstra høje pensionsopsparinger som

de store vindere af vores reform og det er ikke dem denne reform er designet til

særlig i sin første runde nævnt

men jeg vil egentlig gerne høre ordføreren om det så er særlig klogt særlig

forbrugsvarer stige og stige

her med finanslovaftalen med enhedslisten

lige kommet oplysninger frem som fortæller at hver fjerde

danmark faktisk bliver hentet syd for grænsen

det går ud over omsætningen og det

ikke forklare den store visdom i at man lader afgifterne stige og stige hvilket betyder

job i detailhandelen fordi omsætningen simpelt hen får

som jo er tidligere formand for

da hun begrundede forårspakke

sagde hun følgende og jeg citerer derfor er det nødvendigt at vi bruger afgifter til at sørge for forebyggelse at vi får et sundere samfund derfor lægger vi op til at indføre en forhøjelse af afgifterne på en lang række varer det er is chokolade og sukkerholdige sodavand og derudover bliver afgiften på tobak også sat væsentligt op det mener jeg er sund fornuft citat slut det var altså fru lene espersen fra de konservative som udtalte dette i

meget interessant ja vi sætter nogle afgifter

på de varer som er usunde er det nyt nej gjorde de andre det selv ja hvad betyder det for grænsehandel det betyder jo altid noget men men så

grænsehandelen var på cirka tolv milliard kroner under vk regeringen skatteministeriet vurderer at stigningen

blot fordi man lader nogle afgifter stige på et tidspunkt skal

tobaksvarer stige så meget som

interesseorganisationer gerne ville have vi skulle gøre

illegalt salg af tobaksvarer

har regeringen egentlig også overtaget den politik

i alle de her famøse planer som man har lavet og som hedder fair løsning og hvad ved jeg

ned i den her vogn og det bekymrer virkelig detailhandelen

netop også som ordføreren nævnte en

grænsehandelen det var det som den tidligere regering

og det er også det vi vælger at gøre men det er også et valg tag en vare som for eksempel alkosodavand altså

teenagevenlig smag hvor man ikke rigtig kan smage alkoholen men bliver beruset af

følger prisudviklingen vi skal ikke forhøje afgiften

vil konservative virkelig have at det skal være sådan at alkosodavand

blive billigere og billigere

skal det være ekstra billigt at drikke alkosodavand og købe

jeg faktisk er en dårlig udvikling lad os da sige

det er jo sådan at det står i regeringsgrundlaget at man skal øge udviklingsbistanden til en procent

efter det i den finanslovaftale der er lavet for

man skal jo indfri den her en procents målsætning og det koster lidt penge

hvilken rolle udviklingsbistanden spiller i regeringens to tusind

der fastlagde rammer og strategier for hvad vi gør med dansk udviklingsbistand

et område som man sagtens

jeg synes det er fornuftigt glimrende og godt at vi som et af de rige lande på kloden er med til at sikre stabilitet er med til at give en hånd til dem der ikke har så meget

er et godt spørgsmål som man kan gennemdebattere

flere penge til udviklingsbistand og løftet i regeringsgrundlaget om en procent

og vi synes ikke det er holdbart at skære ned på hjælpen til verdens fattigste det sker over en årrække det det der står i regeringsgrundlaget målet

derop igen hvor danmark var tidligere og hvor andre lande også er på vej hen den udvikling vil vi kun støtte den synes vi er god globalt set og det

at danmark er med på det hold af progressive lande der gør det

at vi når det i næste finanslov men det kan vi så tage til åbningsdebatten

sikker på én ting vi arbejder fremad med de værdier som vi har skrevet

vi mener at ulandsbistand er en god dansk værdi og

og han diskuterer også med de tidligere regeringspartier de her finjusteringer som skal føre til et mindre antal arbejdspladser der på ingen måde kan udfylde det store hul efter de cirka

hvis man skal

vil sige at vi sætter os ned og håber på at det går

altså

arbejdspladser som stammer fra

der stammer fra den tidligere regerings initiativer og så firstusind som handler om håb for bedre

denne positive tilgang

og det er det som debatten i dag blandt andet handler om er jo at sige kan vi gøre noget for at skabe ny optimisme skabe gang i hjulene når vi laver en skattereform

for at skabe ny optimisme for at skabe gang i hjulene i danmark når vi kæmper

vores politik i danmark og vores politik i europa

ligger der i vores politik at ja vi skaber arbejdspladser næste år

det er vi hamrende stolte af her i danmark der ligger også i det at vi uddanner vores arbejdskraft så vi bliver bedre og dygtigere fremover så danmark kan blive en vindernation som netop får medvind på konjunkturerne

at firstusind job stammer fra en normalisering af konjunkturerne hvad menes der med det hvis

kurven ligesom skal rette sig op af sig selv og der ikke er koblet nogen initiativer på

job stammer fra regeringens egne

det gør en forskel hvad vi beslutter det gør en forskel hvad vi sætter i gang det gør en forskel hvordan vi indretter vores samfund

arbejdskraft har det gør en forskel hvordan vi bruger energipolitikken hvordan vi satser

på energipolitikken det gør en forskel for hele samfundsforretningen og det smitter jo af hvis mennesker får et arbejde det smitter jo af hvis der bliver tryghed om menneskers arbejdssituation hvordan smitter

det ved at man tør gå ud og bruge nogle penge at private investorer tør gå ud og investere konkret har vi jo lige nu lagt op til at fjerne iværksætterskatten hvorfor

fordi det giver en konkret effekt og fordi det skaber gang i hjulene og ny optimisme i hele samfundet

gerne lige citere ordføreren ordføreren

arbejde vil få glæde af reformen og her til sidst

er det for at skabe arbejdspladser og i hjulene det er jo ikke rigtigt

en ekstraordinær indsats for at bekæmpe social dumping det er et problem som har

ofte østeuropæisk arbejdskraft ind

det var altså et skattesystem som på forskellig vis begunstigede og tilskyndede

gøre det på så kunne man både få meget lavere løn end

få nogle skattebegunstigelser det går vi ind og stopper nu og vi synes det er på tide at vi får

håndværkere og det er det rigtige at gøre og derfor er den samlede effekt af det forslag hamrende god for danmark

danske håndværkere har stor glæde af det fradrag at rigtig mange danske håndværkere

pendle ud af kommunen og

arbejdskraft kommer ud og arbejder og samtidig gør vi noget som man

ekstraordinær indsats mod social dumping

i den grad manglede i den tidligere regerings politik

gør så vi skaber arbejdspladser og vi bekæmper social dumping det er et fremragende

overvejet om det var umagen værd at gå op i anden runde for jeg synes godt nok her kører noget i tomgang jeg synes ikke rigtig at vi har fået svar på de mange mange spørgsmål som er stillet

i løbet af dagen men så gør man selvfølgelig en indsats og tænker ok så

regeringen blev presset så skete der et eller andet man kan jo altid gøre et forsøg og det fornemmer jeg

jeg må sige til statsministeren at jeg

et forlig i stand og det er da helt klart min opfattelse at det vil man gerne

den skattereform som vi nu står og diskuterer her ved en afslutningsdebat hvilket jeg i sig selv synes er absurd vi skulle jo egentlig diskutere hvad der er sket fra september hvor vi havde folketingsvalget

fra oktober hvor samlingen blev indledt og så til nu det plejer at være det normale i

en afslutningsdebat men sandheden

sket noget som helst

ikke andet end triste ting synes jeg hvor man har undret sig

med den regering der sidder og dens parlamentariske grundlag og så videre

mig lidt fanget af på en måde lidt bondefanget men ok vi spiller alle sammen med på det

gerne gøre noget godt for danskerne som statsministeren har sagt i rum tid efter at dansk folkeparti har sagt det danske folk og danskerne i stedet for befolkningen og vælgerne så siger man danskerne

har rullet så mange ting tilbage som den forrige regering sammen med dansk folkeparti

hvorfor i alverden afskaffer man starthjælpen som netto koster tre

indvandrere som hurtigere kommer i arbejde end hvis de bare skulle ligge hjemme på sofaen uden at søge et arbejde jeg synes det er

den foranstaltning for det er jo rent faktisk det man har beskæftigelsesministeriet har tidligere beregnet sig frem til

hundrede personer det er jo ganske mange hvorfor afskaffer man pointsystemet

også berørt her i anden runde de samlede udgifter til ulandsbistand og udlændinge i år er

det er jo helt fantastisk når man samtidig siger at man gerne vil have penge ind på budgettet men der er desværre ikke nogen politikere som rigtigt ønsker at diskutere den del af det og nu trænger jeg altså faktisk til vand

som jo har sejlet frem og tilbage

det fik vi reduceret til at det var antallet af børn man skulle give til

er ikke ligegyldigt om man har to eller tre børn eller om man har syv

hvorefter regeringen igen er begyndt at tale om at nu skal man lave andre reduceringer i børnechecken som

såmænd lyder fornuftigt nok men det at man har genindført at alle kan få en børnecheck uanset hvor mange børn man har

og tolv tre hundrede og ti million og fjorten og tre hundrede og halvfjerds million

hvor pengene skal komme fra hvorfor i alverden tager man så ikke fat på de her områder

danskerne nye afgifter

til hele

som jeg ser bliver ret katastrofal altså den her sukkerafgift jeg var

man kan ikke hele tiden tale om udbud af arbejdspladser og så samtidig nedlægge arbejdspladser som man gør når man pålægger nye afgifter som vil øge grænsehandelen som vil betyde flere arbejdspladser på den anden side af grænsen men ikke i danmark og det er jo det vi rigtig gerne vil have et glas marmelade vil stige fra fire og tyve kroner

stille sig på talerstolen endnu en gang i dag og der må jeg sige at

alle de andre ting på udlændingeområdet i stedet for at fokusere på det problem vi i virkeligheden står med

folkeparti ser som løsninger på den udfordring på vores arbejdsmarked at der er danskere der ikke kan komme i arbejde

hyret af arbejdsgivere der simpelt hen ikke spiller efter vores fælles regler

at arbejde i danmark og at vi skal søge nogle begrænsninger

mærkerne nu hvor det er et kæmpe problem med østeuropæisk arbejdskraft

men vi kan søge begrænsninger hvis vi snakker med det store almægtige

har fået øjnene op for problemerne og ikke mindst ligesom trækker hovedet

et og det kan jeg sige helt ærligt som mit partis ordfører på det her område

arbejdspladser og kontrol med vores eget arbejdsmarked fordi man i ti år har set passivt til

man har fokuseret på kamphunde man har fokuseret på

det her problem seriøst hvad med at komme med konkrete ting som ikke handler om

ind i kampen og sætte sig ved bordet nu når vi endelig har fået en regering der tager det her problem seriøst

bliver taget fra danske håndværkere det er ikke alene skatteindtægter

ikke kommer her til landet men tværtimod bliver sendt et andet sted hen

er masser af problemer så det kan vi godt være fælles om

som man udtaler sig så negativt om det synes jeg er lodret forkert at gøre jeg tror ikke socialdemokratiet har

jeg hører rundtomkring hvis vi nu havde

grænsebomme som aldrig har været på tale man forestiller sig

så kunne det jo være at masser af illegal arbejdskraft ikke kom til danmark

men faktisk også den illegale

b olsen lotte rod eigil andersen julie skovsby

schmidt nielsen christian juhl og liv holm

til at spørge fra alle partier

inde på det i sin tale nemlig at regeringen har foretaget en række tilbagerulninger af de gode initiativer som blev foretaget i et samarbejde mellem den tidligere regering og dansk folkeparti på udlændingeområdet i den sammenhæng har regeringen gjort det

fra danmark

dansk folkeparti i de forhandlinger der var må jeg spørge fru pia kjærsgaard

sig snydt af mig eller føler

sådan set at regeringen snyder den danske befolkning for det er jo rigtigt som herre søren pind siger at regeringen har talt med to

i de de arabiske lande og noget andet når de kom til danmark det er bestemt ikke i orden

er rigtig glad for at både dansk folkeparti og venstre er gået videre med

set ikke at sagen slutter her jeg synes det

til danske folketingspolitikere det er nok noget hvor man burde være lidt mere på dupperne og

konfrontere ministeren med om det er rigtigt på den måde at føre folketinget bag lyset det er faktisk en ganske alvorlig sag

ikke er til stede på nuværende tidspunkt men han sidder måske et og hører mig

jeg er ganske overbevist om at han skriver sig det bag øret

klare svar og hendes konstatering af at det er den nuværende regering der har snydt den danske befolkning og ikke mig der har snydt dansk folkeparti det er

denne klare tilkendegivelse den er jeg glad for jeg glæder mig til at se

nok mest som støtteparti for dansk folkeparti men man skal jo

tak for det når jeg stiller

der betyder at reguleringen forringes

skrevet op på mit papir her jeg nåede det bare ikke inden de fem minutter var slut det er jo en fuldstændig mærkelig situation at enhedslisten sidder som parlamentarisk grundlag

regeringen burde da have sit parlamentariske grundlag

sådan som det er foregået ganske uprofessionelt

jeg føler at det er meget naturligt i de sager man gør det men har man slet ingen indflydelse kan man ikke gøre sin stilling gældende

er jo regeringen der er parlamentarisk grundlag og ikke i den her omgang dansk folkeparti

samlet og hvor vi jo har været til en forhandling det er bestemt ikke noget der som

er groet i vores have det omkring overførselsindkomsterne men jeg fornemmer at enhedslisten er meget

for det er jo enhedslisten der har

har vagten som der blev sagt under valgkampen

jeg tror at jeg gentager spørgsmålet

svare på er det sådan at dansk folkeparti er villig til at stemme

et forslag i folketinget der betyder at overførselsindkomsterne og reguleringen af dem forringes i stil med det regeringen har

sit skatteudspil eller kan dansk folkeparti garantere at det vil de ikke

han skal sige kom dog selv på banen det

uacceptabelt at vi har danske job som bliver undermineret af udenlandske firmaer som snyder med skat og moms og blæser på alle arbejdsmiljøregler og så videre der skete så det omkring den første maj at dansk folkeparti

men at dansk folkeparti skulle være helte på det område betragter jeg som jeg som lige så troværdigt som da det kom frem at nordkoreas kim jong il slog verdensrekorden i golf med elleve gange hole in one

mente noget med at man vil kæmpe mod social dumping

formentlig gjort det mens man havde magt nemlig mens herre lars løkke rasmussen var statsminister

arbejdstilsynet politiet og skat

firmaer som man mistænker for at have svindlet med skat og moms i af manglende betaling

og man vil uddele tre og tyve bøder for manglende tilmelding til rut registeret

gjorde dansk folkeparti under herre lars løkke rasmussen for at

er nuværende statsminister

tidligere oppositionsleder

en meget givtig ting at sammenligne ord og handling dengang dansk

statsminister gjorde man ingenting den nye skattereform som vi har foreslået indebærer yderligere

imod social dumping der sker det at udenlandske arbejderes rejsefradrag bliver nedsat

ikke længere er så attraktivt at arbejde i danmark til en lav løn og der sker også det

at arbejdskraft som udenlandske firmaer udlejer til danske firmaer skal betale dansk skat og ikke betale lav skat til det land de kommer fra eller slet ingen skat

gang i den under den nye regering men hvad gjorde dansk folkeparti mens man havde magt

også venstre og konservative de tillod østeuropæisk arbejdskraft og det er der hele humlen ligger

blev begrænset det synes jeg da var en fremragende indsats jeg synes også det ville være godt

det egentlige problem er at man har tilladt østeuropæisk arbejdskraft og uanset hvor meget man sætter ind over for social dumping

og dansk folkeparti enige i at hæve grænsen for hvornår man

punkt i den her fremlagte skattereform og

vi synes det er godt med beskæftigelsesfradraget det er faktisk

noget som vi har opfundet det synes vi er rigtig rigtig godt men når man går ind og siger at nu skal vi have topskattelettelser og at vi tager det fra dem på overførselsindkomst

topskatten jeg ved ikke lige absolut

klogt det er og hvor meget vi ønsker at gå ind i den debat vi har andre prioriteringer som jeg synes er meget mere fornuftige de

burde ligge til socialdemokratiet og socialistisk folkeparti det beskæftigelsesfradrag

milton friedman nobelprismodtager i økonomi

vi nogensinde ser

og tyve plan eller en økonomisk plan der rækker længere ud i fremtiden en hvor dansk folkeparti kommer med nogle selvstændige bud på hvordan vi løser de helt enorme udfordringer dansk økonomi står

er underskud så langt øjet rækker

menneske så jeg er slet ikke i tvivl om at det er en oprigtig interesse og

kan godt være milton friedman har opfundet

det dansk folkeparti der har opfundet det i danmark sådan

hvis det skal være efter liberal alliances model

der skal fyres så og så mange offentligt ansatte der skal være så og så mange der ikke skal betale skat ingen topskat og så videre det anerkender vi ikke og vi respekterer det faktisk heller ikke særlig meget må jeg så sige jeg synes det

har vi sådan set været i ti år men vi er endnu mere i opposition nu vi har

vi er i ekstra opposition nu men man skal aldrig nogen sinde som jeg føler liberal alliance er

det er også derfor vi gjorde os den umage at vi

som jo er finansieret af økonomi og

den plan indeholdt i øvrigt ikke at vi ville fyre fyrretusind ansatte det var naturlig afgang over

vi ligesom siger at vi har verdens største offentlige sektor og vi kan måske godt klare os med en lille smule mindre offentlig sektor i danmark men lad nu det ligge

vi nogen sinde en selvstændig plan fra dansk folkeparti hvor dansk folkeparti kommer med nogle bud på hvordan man øger arbejdsudbuddet og så videre for at møde de kæmpestore udfordringer som

mindes jeg fra fordums tid og det gik jo slet slet ikke

det blev ikke nogen succes

jeg vil ikke anbefale at liberal alliance hvis de ønsker at blive et stort parti hen ad vejen

fortsætter ad den vej men det er jo helt op til liberal alliance

noget at man begrænser arbejdsudbuddet ved de ting som man har gjort i forhold til udlændingepolitikken altså at man lader folk blive hjemme på sofaen

noget arbejdsudbud overhovedet så arbejdspladserne forsvinder

nogen regeringspartier at komme med en målrettet plan det jeg set andre partier få stor fiasko med altså vi så

og den fair løsning altså nu vil man endnu mere end de tolv minutter man

helligdage hvilket jeg synes er en skandale og en katastrofe

andre ting nu har man tilsluttet sig tilbagetrækningsreformen

synd for den sosu assistent og arbejderen som under valgkampen var noget af det mest nedslidte

svaret klart jeg tror ikke at man ligesom liberal alliance skal forsøge at komme med en plan som ikke er gennemførlig

stemme for en skattereform hvor man har en lavere regulering af dagpengene kontanthjælpen

til at man bare kan sige nej eller ja

regeringen at vi kommer og at vi har nogle punkter blandt andet

regeringen at bevæge sig ind på ganske forkert vi synes at spørgsmålet om pensionisterne er ganske forkert vi synes at spørgsmålet om rentefradragsretten er ganske forkert vi synes at spørgsmålet om grænsehandelen er ganske forkert

være andre partier de borgerlige

slipper alt for nemt om ved det og det tror jeg faktisk godt regeringen ved

igen og grunden til at

om man skal tage penge fra den fyrede sosu assistent om man skal

det går ud over

førtidspensionister og en del arbejdsløse

holdning er og om man vil stemme ja eller nej

parlamentarisk grundlag

samme måde sige til enhedslisten vil enhedslisten stemme for en skattereform som reducerer folkepensionisternes grundbeløb vil enhedslisten stemme for en skattereform

og man kunne jo få den mistanke at enhedslisten allerede har en aftale med regeringen om

noget enhedslisten får sådan som

ytre sine synspunkter det der undrer mig lidt er at

skattereform vi taler om sket noget men samtidig bekymrer hun sig om alle dem der er arbejdsløse vil fru pia kjærsgaard slet ikke kvittere for

på at lave en kickstart der sætter gang i hjulene og skaber flere job og på bedre uddannelsesmuligheder for de mange som har brug for det

arbejdsløse hver evig eneste dag

vis respekt fordi den gør nogle ting

den her regering det vi har oplevet

har rullet ganske fornuftig ting tilbage som den tidligere regering

at opfordre statsministeren til når hun går på talerstolen at udskrive valg

deltage med fuld styrke og det ville være velgørende og er rigtig mange mennesker der ønsker

for dem der rent faktisk sidder derude og mangler et arbejde hvor er respekten henne for dem som faktisk rigtig gerne vil have nogle af de uddannelsestilbud der nu bliver mulige

får mulighed for at få et job på den skole der skal renoveres eller på det jernbaneanlæg der skal anlægges eller på den vej der skal anlægges

regering som faktisk knokler for det her apropos de her ord som

der er et job til dem der desværre er arbejdsledige

man holder overhovedet ikke det man har lovet nu nævnte herre rasmus

set en kommunal opgave men hvad skete

var det socialistisk folkeparti der lovede den ene kommune efter den anden

målrettet ud til de forskellige lokalblade og fik kommunalbestyrelsesmedlemmerne til at promovere

i lokalaviserne intet er der sket det var halvtreds million kr det var to og halvfjerds million kr det var tres million

jeg kan ikke bruge ord til noget som helst

og

sker nok vide at kvittere

og vi er i gang med anden

set været en rimelig forsonende afslutningsdebat

ja ja de kan være meget meget anderledes end det vi har oplevet i dag derfor har jeg tænkt

lige været henne at fedte for venstres generaler der sidder

fået slik af dem så nu er humøret rigtig godt

og jeg har spurgt venstre som jo er opfinderen af opsat folkepension

hvad jeg egentlig får ud af at få opsat folkepensionen

kan få en præmie på fem og tredive procent af folkepensionen

og blive ved med at arbejde uanset

bare for

dyrket venstre lidt

sidst var på talerstolen og fundet nogle rigtig gode citater fra venstres formand og jeg mener det

femogtyvende maj to tusind og tolv og det er dog ikke så lang tid siden siger herre lars løkke rasmussen og jeg citerer venstre har valgt side vi vil en skattereform der skaber arbejdspladser og holdbar vækst vi er klar er regeringen det også så har vi en historisk mulighed for at lave en skattereform med perspektiv for danskere og danmark vi har slet ikke råd til at lade være citat slut det kunne være sagt af mig

et rigtig godt udspil og herre lars løkke rasmussen

tusind og tolv og jeg citerer beskæftigelsesfradraget skal forbedres markant så det bedre kan betale sig at arbejde topskatten skal ændres så langt de fleste danske lønmodtagere slipper fri og får en lavere marginalskat og en ny erhvervsskattepakke skal sikre at danske virksomheder igen kan skabe arbejdspladser og holdbar vækst citat slut det ligner næsten strukturen i det skattereformforslag regeringen lige har lagt frem der er faktisk noget at bygge på der er nogle fælles takter i det her som jeg synes er ganske interessante

herre lars løkke rasmussen formand for venstre det er fra den korte avis den niogtyvende januar to tusind og tolv og det er godt nok også nogle måneder siden

så hvis vi sagde

vil kun være med hvis i sænker skattebyrden ville vi næppe have udsigt til noget resultat det ønsker jeg ikke en omlægning af skatten der lemper skatten på arbejde er i sig selv en god idé derfor vil vi afvente at regeringen kommer med et udspil om det citat slut

ganske godt citat

bedre lide end noget af det jeg har hørt i dag

venstre vil insistere på

har helt andre planer med

uddannelse og forskning og andre centrale ting ud over de nul

som vi har reserveret til en stigning i det offentlige forbrug hen over de næste år

bare appellere til at vi ikke taler os for langt væk fra hinanden

er hensigtsmæssigt for danmark for det er faktisk det det handler om

danmark og danskernes muligheder i fremtiden

så vil jeg meget kort sige om trepartsforhandlingerne

tradition som vi har haft for uanset regeringsfarve har der været trepartsforhandlinger og det er også et godt udtryk for det samme som jeg synes man kan sige om den økonomiske

forandringer undervejs fordi der forskellige regeringer siden schlüterregeringerne startede

to og firs trepartsforhandlingerne er også en del af den danske kultur og den danske tradition og derfor ønsker jeg regeringen

de trepartsforhandlinger der skal gennemføres nu

håber meget på folketingets partiers bidrag til at det også kan lykkes og derfor har jeg fundet et citat igen fra herre lars løkke rasmussen som siger følgende til bt den femogtyvende maj to tusind og tolv og jeg citerer vi medvirker meget gerne til at skaffe nogle friske milliarder men vi har også det grundsynspunkt at skaffer man dem så skal de bruges til dels at gøre danmark stærkere altså uddannelse og forskning og så ville det også være helt på sin plads hvis nogle af pengene blev sendt tilbage til danskerne

også en meget afbalanceret udtalelse

og erindre mig i den kommende tid hvor vi skal forhandle

man skal være opmærksom på at man ikke ved om chancen kommer igen på et andet tidspunkt og det ville jo være ærgerligt hvis man forspildte den det sidste jeg

og jeg håber der sidder en hel masse seere ude i landet som ser den her titel regeringens resultater folketingsåret to tusind

ser hvad der faktisk er kommet ud af det arbejde er sket herinde og som folketinget som helhed

det kan vi alle sammen være glade for og stolte af

martin geertsen først herre flemming damgaard larsen

gruppeformand herre henrik sass larsen har tidligere udtalt til jyllands posten at store bededag er skabt for at bede og at socialdemokraterne nok skal levere en løsning på hvor pengene skal komme fra men at rode med helligdagene bliver altså for avanceret

trepartsforhandlingerne drøfter den type spørgsmål og så afventer vi hvad resultat der kommer der og vi er sikre på at vi vil støtte det man kan blive enige om i den kreds

her i år blot i år for en ganske

den nuværende regering har sat skatter og afgifter

mindre til forbrug mener ordføreren at det

vil gøre at vi får et større forbrug

for ganske nylig

ekstra rådighed det er også på baggrund af den pakke der er vedtaget i forbindelse med finansloven for to tusind og tolv og det er en regulær skattelettelse

fra venstre det tror jeg kan være en spændende opgave som

kan kaste os over og efter i dag bliver det nok endnu mere spændende tror

fru marianne jelved om hvordan hun mener at det øger udbuddet af arbejdskraft at man sørger for at førtidspensionister

om ti år har tolvtusind kroner mindre

har jeg ikke opfattet det med ændringerne i

jeg mener ikke det fremmer arbejdsudbuddet i den forstand det skaber en større afstand imellem dagpengeniveauet og lønniveauet inden for de år

folkepensionister får reguleret på de gamle vilkår studerende får reguleret på de gamle vilkår

bare fordi man manglede nogle penge for at kunne hæve topskattegrænsen en lille smule mere eller

så må sige og disponeret derfra men

og dagpenge ikke er blivende ydelser men midlertidige ydelser

det handler om at folk skal i arbejde igen og derfor følger de ikke lønudviklingen om jeg så må sige så det er forklaringen på det og førtidspensionen er knyttet

jeg værdsætter meget fru marianne jelveds ærlighed

hendes høje faglighed så derfor vil jeg gerne have bekræftet at hvis man skal nå regeringens andet mål om langsigtet positiv holdbarhed på de offentlige finanser kræver det yderligere reformer af det danske samfund altså yderligere reformer hvor man øger arbejdsudbuddet endnu mere end der er lagt op til i regeringens

for at få italesat den krisebevidsthed som jeg er af den opfattelse stadig væk mangler i forhold til hvor udfordret det her samfund er på sigt

adresseret hvis man kan bruge det udtryk

og tyve men når vi laver den type fremskrivninger planlægninger

sigt og inden vi når

så ved vi noget mere om den fremtid som ligger efter

end vi ved i dag så der vil jo hele tiden komme

svar og et rigtigt svar

man sige bekræftet at skulle den her regering sidde

er det ganske sandsynligt at man vil fremlægge yderligere reformer der øger arbejdsudbuddet endnu mere for at møde den kæmpe udfordring der

altså hvis man skal til at øge arbejdsudbuddet i det omfang som det kræves for

tyve så skal der ganske markante reformer til dansk arbejdsgiverforening som har regnet på det her

siger at arbejdsudbuddet skal øges med firstusind oven i de tredstusind som regeringen har lagt

at vi laver den type planer som vi styrer efter og arbejder efter vi gør det på mellemlang sigt og vi justerer dem inden vi når hen til deadline om man så må sige så vi får

og fem og tyve plan på et tidspunkt for eksempel i to tusind og seksten hvad ved jeg vi må

hvordan tingene udvikler sig så ved vi mere det er svært at sige hvad man skal gøre så langt

for planlæggere og politikere

er endnu sværere at se ti år frem i tiden så for at have

takt vi plejer at gå i uanset regeringens farve

er spørgsmålet om grænsekontrol eu og

at

i forbindelse med at

dannet en ny regering sørget for som en af fortalerne

siden da

meget i oprør over den grænsekontrol nemlig tyskland

man skal få en stærkere grænsekontrol vel at mærke mellem de indre grænser i eu får det ikke selv en

har stolet på at den var god nok bare vi havde

selv har mange politibetjente beskæftiget for eksempel ovre ved den tysk polske grænse på grund af stor kriminalitet får det ikke en radikal til at tænke

vi måske skal genoverveje fra dansk side når

eller frankrig eller begge landene beder om at få schengenaftalen

for det er jo i givet fald den der så skal ændres hvis man skal imødekomme den type ønsker som de har givet udtryk for det har de ikke gjort indtil nu så det må vi afvente og se og så må vi selvfølgelig forholde os til det på det tidspunkt

kontrol af varer mennesker

videre hen over grænserne

interesseret i at der er regler for hvordan den slags færdsel skal foregå

at kontrollere dem der vil snyde og bedrage i den type situationer vi tror bare ikke på

den måde som grænsekontrollen var etableret på da dansk

øge toldernes antal og deres muligheder for at arbejde men ikke med et skilderhus undskyld udtrykket midt på grænsen som en demonstration af at der er en særlig kontrol her ved grænseovergangen som gælder alle

regering hvor det radikale venstre er inkluderet

hvis man havde gennemført den grænsekontrol vi nu

fru marianne jelved på hvilken måde har man så tænkt sig den her kontrol

at der skal være skal foregå

at man kun stikprøvevis må kontrollere

oplysninger om at der kommer rigtig mange hertil

hvordan vil det radikale venstre sikre at vi

være medlem af schengen får en bedre kontrol af den slags ting for det er der gør at der i øjeblikket for eksempel er et pres i center sandholm

og jeg er fantastisk tryg ved den regering jeg er medlem af og sikker på at de kompetente ministre

det ser ud som om alting er endt i fryd og gammen under den her afslutningsdebat og på den anden side har fru marianne jelved jo en slet skjult og noget underspillet trussel om at hvis man ikke lægger stemmer til regeringens politik

at spørge fru marianne jelved hvis man kigger ud over de nul

procent altså de her

ret afgørende regeringsparti være villig til at drøfte om de penge

til skattelettelser altså

i den samlede skattereform er der

med et retorisk spørgsmål jeg betragter altså en

med godt syv tusind kroner

regulær skattelettelse det er et øget rådighedsbeløb der er til den familie hvis skattereformen gennemføres sådan som den er lagt frem

at hvis det er sådan at man

skattelettelser har vi så hermed

skattereform med folketings partier

det er det der er tanken så der er ikke afsluttet noget på nuværende tidspunkt og jeg håber at venstre er ligeså åben

fru marianne jelved fik med

venstres forslag til hvordan man

aktivere reformmilliarderne omkring reelle skattelettelser i den

spørge om fru marianne jelved efter denne rosende omtale som

omkring opsat pension her og nu kan huske hvad

marianne jelved har fantasi til at forestille sig

og på tilsvarende vis se at de elementer som venstre

som det radikale venstre har været så hårde imod alligevel var rigtige

det var fordi det kostede relativt mange penge at få et arbejdsudbud på

det bagefter under alle omstændigheder

de kan laves på mange forskellige måder

at regeringsbærende partier går ind og er med til at prøve at løse de her problemer vi står over for

var vant til mindretalsregeringer der kunne vi lave den slags ting

folketinget altid har brystet sig af at være dem der var mest ambitiøse på

som man kom med i to tusind og ni jeg

i regeringen i dag

det radikale venstre den her forskrækkelse over for at man faktisk sænkede skatten på arbejde og at man faktisk også sænkede skatten for vores virksomheder

at man også kan finde flere finansieringselementer uden for skattesystemet

konkurrenceevne for de tre milliard kr som fru marianne jelved har nævnt opvejes jo mere end til fulde af femdoblingen af nox afgiften og alle de øvrige skatter og afgifter på seks milliard kr som regeringen har gennemført indtil videre

reformer og vi er heller ikke forskrækkede

mange år men vi har bare insisteret på

men vi har lagt det frem som vi mener er fornuftigt derfor er der

gerne ser på de forslag oppositionspartierne kommer med vi afviser ikke noget på forhånd men vi betinger os at det ser seriøst og realistisk ud og at vi ikke skaber huller i økonomien som vi har at slås med

for en sikkerheds skyld skal jeg nævne

noxen og heller ikke sukkerafgiften der er kommet i gang på nuværende tidspunkt de

ikke implementeret noget af det vi slås med lige nu er jo de afgifter og ændringer der

med fedtafgiften tidligere

ikke nævnt noget om før nu men de problemer er der jo ikke på grund af nox eller sukkerafgift og jeg vil gerne

en afgiftspakke i forbindelse med finansloven det vedkender vi os fuldstændig men vi har lagt

som mere end tilgodeser en

man sige opvejning

afgiftsforhøjelsen

blandt andet på sodavand på øl og på en lang række andre grænsefølsomme produkter hvor vi jo har set en meget meget ekstrem stigning

antal der bliver købt syd for grænsen de danske supermarkeder har oplevet

på øl og vand og nogle af de slikprodukter som regeringen har

de danske virksomheder og produktionen på det her område

ind i regeringens politik hvor man sådan set er lidt ligeglad med hvordan konkurrencevilkårene ser ud

har blankt afvist at man kunne kigge på de tretten milliard

om det skulle forstås sådan at det radikale venstre vil arbejde

jeg gerne sige at sådan som tallene er oplyst for mig

være forkert og så må vi korrigere det efterfølgende var grænsehandelen beregnet af skat før regeringsskiftet

som bryggeriforeningen sælger til grænsehandelsbutikker og som købes af alle mulige andre end danskere

også af danskere men også af nordmænd og svenskere og andre derfor kan man ikke bare bruge de tal

meget klar forskel på dem der ligesom dukker

har tænkt sig at gøre

der har to minutter på youtube

skattereform med markante lettelser af skatten på arbejde for helt almindelige lønmodtagere

tale om at have gennemført et meget ambitiøst energiforlig

arbejdspladser

gennemført en stribe forbedringer af uddannelse

sundhedsområdet når vi på et tidspunkt er færdige med arbejdet her inden sommerferien vil vi gå

på ferie med en rigtig god fornemmelse af virkelig at have udrettet noget

sige om om venstre

måttet indrømme

der blev beskyldt for at deres plan handlede om fugle på taget hos venstre er der hverken fugl eller tag i sigte de har et enkelt skattekrav på en flosset serviet

der varer to minutter i løbet af dagen har det så vist sig at de fem

der skulle komme fra moderne omprioriteringer og som venstre gerne ville bruge på skattelettelser

procent de to milliard

der i vores to tusind og tyve plan skal bruges til at løfte vores uddannelser

troede vi delte med den borgerlige opposition kan man vel så egentlig heller ikke bruge af uden at det går galt

bruge reformpenge på at investere i det der bringer vores

grøn omstilling der gør at vi bliver de bedste til at udnytte ressourcerne effektivt infrastruktur forskning ja alt det der kan styrke den produktivitet som

man svækkede vores konkurrenceevne de samme penge der skal gå til alt det for at fremtidssikre vores samfund er venstre stift fokuseret på at skulle bruge på nye

jo så ikke engang enige med hinanden i i blokken herovre nogle vil have minusvækst nogle vil have nul

vil helt af med topskatten

udgangspunkt i at diskutere

relevant spørgsmål at stille når vi er ude over den diskussion om to tusind og tyve planen og reformpengene

ratepensionsopsparinger

afskaffelsen af skattefritagelsen for private sundhedsforsikringer de penge der kommer ind

til bedre efteruddannelse flere praktikpladser afskaffelse af fattigdomsydelserne

så ligesom antage at hvis venstre skulle få magt som de har agt

de fjerne alt det igen indtil vi får et nej

er det det vi må antage vi hører ikke noget fra dem selv men det er ligesom det der må være den logiske slutning er det så forfærdeligt med de afgifter og er det helt urimeligt at sige at de har en folkesundhedsmæssig effekt tag grænsehandelen den vurderedes at være

mens den tidligere regering var ved magten og skatteministeriet vurderer at den vokser med en milliard kroner til tretten milliard kroner med de afgiftsstigninger der er lavet

argumentet om at der faktisk er en meget stor sundhedseffekt af den form for afgifter når man gør varer dyrere

mindre forbrug af dem bliver vi nærmest hånet for i dag

at afgifterne har til formål at øge incitamenterne til mindre forbrug af usunde fødevarer med henblik på at styrke folkesundheden det er det de går ud på det gør de også nu det er en glimrende idé når vi gør det synes vi selv

den gamle regering gjorde det de mente bare før

det det mest åndssvage de nogen sinde har hørt det er ikke spor troværdigt

det der hedder social dumping altså trykket på danske løn og arbejdsvilkår og på danske lovlydige virksomheder

bare spørge hvor mange beslutningsforslag var det dansk folkeparti

skattereform for vi tager ekstra fat på at gøre noget

problem jeg har forstået på debatten i dag at der har vi en ven i dansk folkeparti

notere sig på en dag hvor der ellers kan falde mange

jeg læser dem lige op her i rækkefølge martin geertsen peter skaarup christian juhl simon emil ammitzbøll benedikte kiær jakob ellemann jensen anni mathiesen jens henrik thulesen dahl birgitte josefsen preben bang henriksen

joachim b olsen

præcis gengivelse af venstres politik

i regeringens to og tyve plan har vi sagt at vi

have de reformmilliarder op til de to og tyve

som reelle skattelettelser jeg skal bare spørge

sfs ordfører om det er sådan at hvis venstre står fast på det krav i forhandlingerne betyder det så

om en skattereform det synes jeg det er er man afviser overhovedet at møde op til nye møder hvis

på forhånd har fået sin vilje

til nye diskussioner men det der er vores udspil det der er vores oplæg er ikke at bruge de såkaldte reformmilliarder på nye skattelettelser det er tværtimod at investere i alt det der bringer vores samfund fremad som jeg nævnte før uddannelse efteruddannelse

så mange danskere der ikke fik en uddannelse mens tid var som nu

bliver tilovers om få år på det arbejdsmarked der vil være der dem vil vi da hjælpe det er åbenbart de penge der skal bruges på skattelettelser i stedet for vi siger aldrig nej til en

med venstre men stil ingen ultimative krav det vil jeg mene er uklogt og find så lige ud af hvor mange milliarder det egentlig drejer sig om man roder

et forhandlingslokale

er for nogle penge vi snakker om inden man overhovedet

i løbet af dagen er det blevet færre og færre milliarder kroner man faktisk kan pege på det handler om og så må det jo også være sådan at de reformer der tilvejebringer de penge vi taler om her

bare kommer ud af den blå luft men for eksempel ved at danske lønmodtagere siger

bidrage lidt mere for at det her samfund

kan hænge sammen og det er de penge man vil inddrage

bestiller venstre jo ikke andet end at forsøge at trække tæppet væk under og truer med at fjerne de

jamen er de penge der overhovedet eller er venstre bare begyndt at bruge af dem inden reformen overhovedet er lavet det giver jo mindelser om de ufinansierede skattelettelser i sin tid det kom der ikke noget godt ud af det skal

regeringspartierne beskylde dansk folkeparti

og centraleuropæiske lande kom ind i eu ønskede dansk folkeparti en syv års

det ville de nuværende regeringspartier sammen gamle regering ikke være med til og derfor lavede man en østaftalekreds

det ved vi så i dag det mislykkedes for de partier men dansk folkeparti var sat uden for indflydelse

man nu forringer grundbeløbet for folkepensionisterne når man nu

de forlig og de aftaler man har

jesper petersen enig

lave en skattereform der samtidig indebærer at man giver

brugt er jo et der ikke er ukendt for dansk folkeparti vi vil både øge pensionstillægget og øge ældrechecken den supplerende pensionsydelse på en måde så de dårligst stillede pensionister får mere end fem tusind kroner om året det er altså en konkret effekt

selv om man forbedrer ældrechecken

den her velerhvervede rettighed som de fleste danskere vel har gået i sikker forvisning om at

med det udspil der ligger det er der forlig om der aftale om

partier der står bag involveres så vi

fuldstændig som de skal i forbindelse med de traditioner vi har for forlig i folketinget der er ikke tale om nogen brud på

resultatsøgende det her ville være et område hvor man faktisk kunne gøre rigtig meget for de fattigste

spørge ordføreren om ikke det kan brænde noget i en socialists hjerte

og give dem til dem af os der betaler topskat

at hæve grænsen for topskat og hvor mange arbejdspladser det giver at forringe reguleringen

det udspil til skattereform vi er kommet med og som

den reform skal skabe job det handler ikke kun om

vi laver et investeringsvindue der vil frigive femten til tyve milliard kroner privat kapital de kommende år vi afskaffer iværksætterskatten

bliver givet og i kombination med det energiforlig vi jo har lavet sammen

den kickstart vi har iværksat sammen med enhedslisten er det alt sammen noget der skaber tusindvis af job

det der skal ske med dem der er på dagpenge eller på kontanthjælp det skal de jo ikke blive ved med at være de skal jo i arbejde og det tror jeg gerne de vil

det vi så gør de kommende år

dagpenge og kontanthjælp for der er fortsat en stigning

på en og tyve procent de næste ti år i stedet for syv og tyve procent det er så det element i hele den samlede skattereform der altså også gør at vi kan gøre alle

mistet mere end fyrretusind kroner i forhold til lønstigningerne fordi man har taget nogle af stigningstakterne nu indrømmer

det vil ske igen selv om det hedder danmark i arbejde må man jo spørge om

ikke er en borgerlig tankegang og mangel på tillid til de arbejdsløse at der skal

der argument med øget forbrug hvordan hænger det sammen hvis man tager reguleringen og forringer deres indtægter i forhold til i dag hvis deres reguleringer altså bliver ringere så har de et mindre

lige så vigtigt at de arbejdsløse bruger nogle penge som at dem i arbejde bruger

er jo så at man kan købe lige så meget som man kunne før og forhåbentlig er der ikke den situation at der om ti år som jo er det det handler om her er en stor del af dem der i dag er uden for arbejdsmarkedet som som stadig væk

det er få undtagelser blandt dem der er på kontanthjælp eller dagpenge som er arbejdsløse som

også derfor at den her skattereform og regeringens øvrige initiativer sigter på

at skabe flere job

i modsætning til at dem der så faktisk tager det sure slid på trods af at de er i en situation hvor man ikke ville få ret meget ud af det økonomisk

billedet af den enlige mor der jo bliver

med en let patetisk stemmeføring og så videre uhh de skulle afskaffes og hvad ved jeg når man nu indfører en anden

overførselsindkomsterne og samtidig lader afgifterne stige

ved afskaffelsen af kontanthjælpsloftet

gang på jord man vil af med fyrretusind offentligt ansatte skære som fik opklaret halvfjerds milliard kr

en helt anden politik end den vi gerne vil gennemføre den vil

konsekvent holdt nogle mennesker i fattigdom fordi man troede det var det eneste der kunne gøre at de kom ind på arbejdsmarkedet

er særlig patetisk

ikke afgifterne stige med den her reform vi sørger bare for at de ikke bliver udhulet det er det der sker med det her udspil til skattereform der

informere mig noget mere om bagefter det tager vi så der

at man laver en lavere regulering af

man samtidig lader en række afgifter stige

fra de mennesker som sf så gerne igen med næsten grådkvalt stemme vil gøre sig til forsvarer af glem min flabede retorik

arrogant over for de mennesker som vi prøver

løfte ud af fattigdom at man på den måde

en liberalistisk sekt bare ser ned på dem

ikke nogen afgifter stige med den her reform

at vi holder op med at lade dem udhule det er det der sker og de skal nu følge prisudviklingen de mest grænsehandelsfølsomme afgifter stiger ikke det er gennemtænkt spiritus cigaretter tobak stiger ikke en række andre varer der ellers ville blive udhulet

vi nu følge prisudviklingen den samme prisudvikling som forskellige overførselsindkomster skal følge de stiger faktisk lidt mere end prisudviklingen

der ikke bund i herre simon emil ammitzbølls spørgsmål jeg er ked af at det kan forekomme som om jeg ikke svarer på det

om at læse skatteudspillet igennem en gang til for jeg vil lige tage fat

afgift stige for det er ligesom det man giver udtryk for i skatteudspillet nu ved jeg jo at socialistisk folkeparti

nu vil sørge for ikke bliver udhulet længere

dieselbiler som fru benedikte kiær

det er gennemtænkt det økologiske råd har også

omlægning af registreringsafgiften

ressourcestrategien fra miljøministeriet og altså det her element i skattereformen

det økologiske råd for at være et

fru benedikte benedikte kiær vil tage vores

i forhold til benzinbiler at de kan køre længere på literen og hvis man samtidig også har

man egentlig mener at det er en god idé at gå ind at lave den her øgning af afgiften hvilket egentlig

vil købe en dieselbil

at en større andel af dieselbiler vel at mærke med et partikelfilter

en gavnlig effekt på miljøet så det er faktisk den modsatte vej man går men kan

ekstra til finansieringen at man egentlig tager fat på det her og at det bare har fået sådan et

det igen det økologiske råd roser altså

det udspil der er er kommet det synes jeg da vi skal tage som

en meget stærk grøn anbefaling af at der faktisk er

et miljøfremskridt også på det her punkt

færdig med den gennemgang der skal til og det store forarbejde der skal laves

ligger de konservative på sinde og jeg håber da at det er noget de vil være med til

til den tid jeg ved godt at det er et meget stort spørgsmål der også optog den

regering i mange år uden at det kom i mål nu har man chancen godt nok fra

som den tidligere regering vk regeringen

mulighed at opnå den rabat og de afklaringer af

i i planen også det er

bruger de penge før vi ved om vi har dem det er stadig væk et åbent spørgsmål der bliver forhandlet om hvordan midlerne skal fordeles jeg kan love så meget

bruger dem før vi har dem er det forsigtighedsprincip vi kører frem efter men det jeg kan høre i den offentlige debat er jo at venstre allerede er gået i gang med at bruge dem på at give skattelettelser så hvis man synes det er så uforsigtigt

måske holde sig en kende tilbage med

love folk dem i skattelettelser inden man har dem i hånden

omkring god regeringsførelse her på det seneste

lovarbejdet og at det er vigtigt at der er tid

når det sker heldigvis er det så ofte sådan at der efterfølgende er tid til en diskussion til en yderligere granskning inden et forslag kommer i

jeg kan ikke love at vi bliver perfekte det kan jeg ikke

til hvordan lovarbejdet er det er

er bekymrende i forhold til demokratiet og jeg synes egentlig at det

om det ikke er noget man vil forsøge at leve mere op til også i forhold til at sikre

money som blev omtalt af den forrige spørger

mulige penge eller hvordan man egentlig vil skaffe dem som jeg husker det var det jo planen i den forrige regerings plan

gå så vidt som til at nedlægge veto mod budgettet

kan være sikker på

det også er den nuværende regerings plan at kræve at få den rabat

i rabat det er fortsat et krav vi gør gældende den konkrete forhandlingsstrategi

og så videre vil jeg ikke gå ind i

med at sige at den der har en ambitiøs plan

fra sfs hjemmeside et regeringsskifte er et opgør med illusionen om at danmarks problemer kan løses med skattelettelser og forringelse af efterløn og folkepension jeg erindrer at man har lavet om på efterlønnen den er nok blevet lidt ringere og nu står vi med

om folkepensionen og

man måske ville skrive de samme argumenter igen hvordan er det

plan blev lagt frem i valgkampen meget dårligt hvis han mener

ændringer af skattepolitikken er fuldstændig på månen i forhold til hvad vi

det indgår jo også i den plan at man gerne

forhandler vi jo der hvor der kan dannes flertal om hvordan regeringen skal laves der bliver højere beskæftigelsesfradrag de fattigste pensionister bliver løftet

så forhandler vi en anden skatteplan der var flertal for at lave

folkepensionsændring

vilkårene bare nu kommer der så en regering der har sat adskillige skibe i søen lægger en klar to tusind og tyve plan frem kommer med en ambitiøs skattereform

hvad vi skal og det er vi så de eneste der har

jens henrik thulesen dahls parti kan levere

højdepunkter det er ganske ofte fru pia kjærsgaard

var det også i dag da hun meddelte at debatten var gakgak det var en kommentar til at hun ikke ønskede at svare på et konkret spørgsmål og hvad kan man så lære af det

uden for dansk folkepartis forståelse af debatter i folketinget at man stiller konkrete spørgsmål og

det er måske et meget godt udtryk for hvordan debatten har været i dag men det er alligevel usædvanligt at man udtrykker det så tydeligt jeg bemærkede også at fru pia kjærsgaard var meget optaget af forholdet mellem enhedslisten og regeringen jeg tror nok at

fik at vide at nu skulle hun sørge for at opdrage de uvorne unger i enhedslisten noget bedre ved andre lejligheder har dansk folkepartis medlem af folketinget belært mig om at jeg skulle

håndfast over for regeringen men kunne næsten få det indtryk at dansk folkeparti havde en særlig interesse i at der skulle opstå stridigheder mellem enhedslisten og regeringen

til det så bliver min tålmodighed med regeringen en lille smule større

set ingen grund til at arbejde videre med synes jeg realiteten er jo bare den helt almindelige at vores forhold til regeringen er det at regeringen siger hvad de mener og fremlægger deres forslag det gør vi også

siger til hinanden hvad vi mener om hinandens forslag og så prøver vi at blive enige og det er vi blevet rigtig rigtig mange gange i det her år der er gået og det er jo det andet sådan lidt sjove ved debatten i dag at

så gået i gang med at fortælle om alle de ulykker

god idé vil jeg sige

synspunkter om hvad debatten handlede om og hvad den skulle have handlet om og det kan man jo altid have

at den rigtige udfordring vi står over for i danmark nemlig hvordan vi håndterer det at naturressourcerne i de kommende år bliver mindre i omfang og væsentlig dyrere bruger vi ingen tid på at diskutere og der må man sige at der er fælles fodslag fra regeringens

oppositionens side det der virkelig er udfordringen det der virkelig

olsen op i det røde felt og kræve at man lavede nogle planer og tog nogle initiativer diskuterer vi ikke og det er rigtig ærgerligt for

hvis man var i stand til at håndtere den opgave som handler om at omstille vores produktion sådan at vi kan klare os med færre ressourcer i fremtiden

vi både økonomisk og miljømæssigt stå rigtig rigtig meget bedre der er dog én positiv ting man kan sige om regeringen sammenholdt med den tidligere regering og sammenholdt med

at regeringen har indset at

den udvikling vi gerne vil have i vores samfund udelukkende ved at give skattelettelser og så satse på at markedskræfterne nok løser det hele man arbejder faktisk på at skaffe nogle penge og bruge dem til at investere i udvikling og arbejdspladser

man skulle være lidt mere opmærksom på at grøn omstilling skal være andet end læbebekendelser

festlige lejligheder det skal være en integreret del af den økonomiske politik og det er vel også vores budskab til regeringen altså at det ville være rigtig godt både når man snakker om kommuneaftaler kommunaløkonomi og når man snakker om skattereformer

nogle venstrepolitikere der tog det i deres mund

i dag har vi da vist fået et ganske præcist indtryk af hvad funny money er når de er allermest funny og det var de tretten milliard

fra venstres side

bare sige afslutningsvis til hele diskussionen om

nogle mener at vi nok allerede har lavet en aftale med regeringen så det hele er på plads at jeg ville ønske det var rigtigt jeg har spurgt dem der er

det skjult for mig for at holde min galde flydende

desværre dementeret ærgerligt jeg

i dag reguleres sådan at forskellen på løn

bliver større hvert eneste år taber førtidspensionister

sådan er systemet i dag det vil man så gøre endnu værre

er at man næste år vil give mennesker som er pensionister

mindre forbrugsmuligheder end de har haft i år og disse mindre forbrugsmuligheder vil man opretholde frem til

tyve hvor de så får de samme forbrugsmuligheder som de har nu jeg tror man må erkende at det er at gøre mennesker

dårlig økonomi fattigere hver eneste dag

det er jo sådan at virksomheden som ligger i det nordjyske

at danmarks fødevareproduktion fremover fokuserer på sunde fødevarer

ved det ikke men vi arbejder på at den bliver klogere indrettet end den fedtafgift

hundrede arbejdspladser i fødevareindustrien er i fare som følge af den sukkerafgift som bliver udvidet og skal give en milliard i statskassen det må dog gøre indtryk selv

aner det ville være rart

er det kun sundhedsdagsordenen der

skal være afgørende for hvor man lægger afgifterne

to hundrede arbejdspladser i fare

der forsøger at forklare mig hvordan vi skal indrette sukkerafgiften så den ikke bliver helt så dum som den fedtafgift

er gået lidt galt i byen når han begynder

spørge mig om jeg mener at man altid skal leve sundt jeg tror bare vi må erkende at der har jeg meget at lære men jeg synes sådan set ikke der er noget galt i at vi indretter afgifterne

vores fødevarer på en sådan måde at vi fremmer

det arbejder vi sådan set hele tiden på

er sikker på at herre karsten lauritzen både med folketingsydelsen eftervederlaget og pensionen nok skal få råd

man kalder det et fint ord at

man ser på en øget brugerbetaling inden for

prioriteringer som statsministeren

at man siger so sorry det er ikke længere en offentlig opgave det er noget

enhedslisten enig med regeringen i det punkt

før valget så det mener hun sikkert stadig

glade for at vi nu alle sammen vil prioritere

i at det nok var en rigtig rigtig dårlig idé hvis man lige pludselig begyndte at sige at kvinder der har fået gennemført en brystoperation i forbindelse med at de har haft kræft

grundlæggende spørgsmål i venstre ok

enhedslisten er enig med venstre i at det ikke er her vi skal sige

som man skal betale for fremadrettet men nu har vi heller ikke

om at der skal afsættes tretten milliard kroner til skattelettelser

det godt være man får hårdt brug for en prioritering der kommer til at være langt mere brutal end det fru sophie løhde overhovedet har

og det var meget interessant at følge hvordan et støtteparti har det med sit bagland

og derudover var det også interessant at se hvad det egentlig er enhedslisten mener om forskellige ting

partiets program og det blev

et andet sted siger man man må frem for alt opløse politiet og militæret der gang på gang har vist sig som kapitalmagtens sidste alt for effektive allierede

per clausen

havde truffet nogle nye vidtrækkende beslutninger som han gerne ville gøre sig interessant

et konkret eksempel på at vi havde været under pres på årsmødet

at vores medlemmer ikke opdager det vil jeg sige at jeg ikke oplevede at jeg var under pres på det her årsmøde men det er kun hvis det kan blive mellem os

jeg bare i al stilfærdighed sige til herre peter skaarup nej enhedslisten har ikke nogen planer om at opløse militær og politi i hvert fald ikke politiet vi tror nok at vi

spare rigtig rigtig mange penge på militæret så det kan nok komme tæt på det herre

men måske nok opløse militæret

også er støtteparti for den siddende regering

debatten ude i fædrelandet tænker nå det var da

med x antal tusind mand hvad

ville man få mulighed for at gennemføre den her revolution

det er en væbnet revolution men den tanke

nogle tanker man går med hos enhedslisten eller hvor langt er vi ude altså væk fra almindelig sund fornuft som

kan udelukke det er da rigtigt at vi gerne vil lave

det bliver mere demokratisk og sådan at beslutninger som i dag træffes af nogle ganske få mennesker dem der har pengene træffes på demokratisk vis det er jo fuldstændig rigtigt

være ingenting så det var måske et lidt voldsomt ord at

betyder at man skal lave noget om

set går ind for at det danske militær skal reduceres drastisk

form for politi i vores samfund at det er uklart kan godt være men hvad er det for nogle af ordene

dansktop hit som herre per clausen måske kan huske og som gik noget i retning af dette hvor længe vil du lade dig ydmyge hvor længe vil du finde dig i det og den tekst kom jeg sådan set til at tænke på

meget imod herre per clausens vilje

at få overbevist regeringen om at vi skal have markante skattelettelser ud af det økonomiske råderum

den situation hvordan analyserer herre per clausen den situation hvad tror herre per clausen enhedslisten

regeringen gennemfører en række aftaler med borgerlige partier som fører til voldsomme forringelser for mennesker som vi ikke synes skal udsættes for forringelser så får det den konsekvens at det er umuligt at forestille sig at vi kan lave en finanslovaftale sammen det tror jeg regeringen har forstået

det behøver herre per clausen jo ikke bekymre sig om jeg vil sige

folketingets behandling af

en professionel attitude man skal have for at gøre karriere i venstres

men lad mig bare sige helt klart til herre martin geertsen ja det er da klart at hvis regeringen fører en politik som er fuldstændig uspiselig for os og laver et finanslovforslag som er uspiseligt for os så stemmer vi imod det det har regeringen vidst fra første dag så igen må jeg sige det er ikke noget nyt for regeringen

regeringen fremlægger sin politik vi fremlægger vores vi diskuterer det undertiden ret heftigt og forsøger at blive enige

på overførselsindkomster

ikke betale sig at tage et arbejde

godt spørge

enhedslistens ordfører om enhedslisten ikke er enig i

skal have et skattesystem

i det her land at han mener at det der med om man har tusind to tusind kroner ekstra

betjening af folketinget skal være i orden og og i top

er gået den ene gang efter den anden

enhedslistens ordfører om enhedslisten

vil gøre en effektiv indsats for

ikke ville gøre noget for det dengang de var regeringspartier

er acceptabelt at man har de her meget korte høringsfrister

vistnok også på baggrund af en henvendelse fra de borgerlige partier som jo er blevet optaget af den slags efter valget henvendt sig til statsministeren og jeg er sikker på at når herre mogens lykketoft henvender sig til statsministeren og siger

og det kræver sin mand eller sin kvinde derfor vil

det siger heller ikke så meget vil jeg sige

men men pointen er jo at enhedslisten sådan set har lavet en finanslov sammen med regeringen en finanslov som er den første finanslov i rigtig rigtig mange år der øger ligheden en finanslov

på dansk folkepartis indlæg her i dag indeholder en række aftaler om hvordan man skal føre en mere fornuftig

udlændingepolitik som giver flere penge til uddannelsesområdet som gør noget ved aktiveringen så man på en række områder har fået bedre forhold

en række resultater og så har vi hørt meget om at regeringen meget gerne vil lave nogle aftaler med venstre om at lave nogle ulykker det går bare enormt langsomt

de udspil regeringen kommer med ikke er helt så dårlige som vi selv tror eller det bare er fordi venstre

ikke har evnen til at indgå aftaler mere

dagen i dag været rigtig rigtig god set fra

i grunden snakkede om men jeg tillader mig at

mange gode ting ved finanslovaftalen og så må man

er galt med forholdet mellem enhedslisten og regeringen for vi

fru pia kjærsgaard at nu måtte regeringen tage sig sammen og sætte os på plads

set fint nok for mig det klarer vi nok

jeg tror at hvis regeringen har den idé at de vil ydmyge mig så er det helt i orden

ikke slæbe rundt på i politik men hvis de har tænkt sig at gennemføre borgerlig politik

schmidts parti så kommer de til at betale for det

enhedslisten i virkeligheden står for

og forsvare netop et kapitalistisk samfund det var dog utroligt og jeg

vil den rolle som enhedslisten har nu

det gælder stadig væk det står i partiprogrammet og man vil ikke ændre det altså en opløsning af politiet og militæret i danmark og ikke bare en reducering

samfund grundlæggende om det har fru pia kjærsgaard

mulighed for at udtrykke det synspunkt men den giver også

det synspunkt at vi faktisk synes at den måde vi har indrettet vores samfund på i danmark skal ændres radikalt fordi vi faktisk har den opfattelse at man på mange områder kunne give befolkningen langt større indflydelse

hvordan man organiserer tingene både på arbejdspladser og i lokalområder og så videre en omfattende demokratisering af vores samfund

set lidt vanskeligt ved at se at det skulle kunne ophidse nogen så meget

efter demokratiske valg er blevet slået ned af kup som er gennemført af militær og politi det er jo en kendsgerning chile er et eksempel og der kan nævnes flere den kendsgerning forholder vi os til fru pia kjærsgaard synes åbenbart at det er ligegyldigt

arbejder registrerer folk ulovligt og så videre registrerer lovlig politisk aktivitet og hvilken rolle politiet spiller

det vi snakker om er at vi nok på nogle områder gerne ser at politiets rolle bliver ændret og så synes vi nok at danmark fremadrettet skal satse lidt mindre på at føre krige og lidt mere på at hjælpe

fireogtyvende februar to tusind og elleve

der er alt for lidt fokus på diskussionen om vækst virkelig er vejen frem for de rigeste lande mener jeg ikke at vi nødvendigvis har behov for vækst men for omfordeling af den velstand der er

det var det jeg forsøgte at argumentere for to gange i dag både i mit første mit andet indlæg nemlig

sin meget spændende interesse for det lange perspektiv i politik både globalt og nationalt som

fra den banale kendsgerning at en af de største udfordringer vi står over for i fremtiden

hvordan vi håndterer det at naturressourcerne på en række områder bliver en mangelvare

får en udvikling der i langt mindre udstrækning er baseret på materiel vækst men det er faktisk

ud fra en realistisk vurdering af hvilke muligheder vi har og det der med at ressourcerne bliver dyrere

kan herre joachim olsen ikke melde sig ud af det vil han blive konfronteret med

at menneskeheden nok skal overkomme de udfordringer menneskeheden står over for og at det sagtens kan gøres på en måde så

kan få del i den velstand som markedsøkonomien

jo en anden diskussion men jeg vil bare lige

et støtteparti for en regering

enhedslisten også synes at det at vi får økonomisk vækst

så vil jeg bare sige det er vores opfattelse at der skal skabes økonomisk udvikling arbejdspladser i det her land både på den korte og på den lange bane ved at løse den udfordring der handler om

i stand til at opretholde et godt liv i danmark samtidig med at vi bruger mindre af jordens ressourcer og forurener mindre og hvis man ikke vælger at indrette sig så vi kan klare os med en mindre anvendelse af jordens ressourcer så betyder det ikke at vi kan blive ved med at bruge løs nej så betyder det at vi kommer til at stå i en ganske alvorlig økonomisk og social krise om ganske

det herre joachim b olsen og desværre det store flertal i folketinget nægter at forholde sig til

diskuteret primært skat i fjorten timer og det ser ikke ud til at vi har reddet landet i denne omgang ikke meget nyt er kommet frem men det var måske også for meget at forvente og forlange

derfor vil jeg gerne nævne nogle ting som det her land kunne have gavn af færre forbud mindre bureaukrati en bedre balance mellem privat og stat en styrkelse af kvaliteten i den offentlige sektor gennem udbud og valgfrihed en sænkelse af skattetrykket et mere simpelt skattesystem en god erhvervspolitik da det er den bedste form for socialpolitik bekæmpelse af arbejdsløsheden ved at forbedre erhvervslivets vilkår og fokusere på en vækstorienteret beskæftigelsespolitik et opgør med gældspolitikken og mere vækst da det skaber frihed og sikrer fremtiden

bliver betegnet som ekstremt højreorienteret outreret

har en minister endda vist karakteriseret det og senest i dag som i opposition til virkeligheden

af regeringspartiet fdp et tysk midterparti

det meste af forbundsrepublikkens historie på nær seksten

i danmark er det outreret og i opposition til virkeligheden

en meget god grund til at danmark står i de problemer som vi står i

og

alvorligt vi har ikke sørget for

øge vores produktivitet sørge for

men der er jo muligheder endnu

vi har diskuteret meget skat her i dag fra liberal

som regeringen har lagt frem vi har også i skarpe vendinger problematiseret at man går så hårdt efter pensionisterne

som bliver ved med at arbejde også i en høj alder

folkepensionens grundbeløb og tillæg hvor man straffer dem der tager ansvar for eget liv man straffer dem

der sørger for at gøre noget gavnligt både ved at tage ansvar for sig selv og dermed også for andre jeg synes faktisk at vi

vi vil gerne diskutere skat

i liberal alliance mener vi lige meget

skattereform eller ej at man desværre kun kratter i overfladen at man kun laver småtingene derfor har

de seneste år mistet over ethundrede og halvfjerdstusind arbejdspladser

for massive udfordringer med fortsat flere uden for arbejdsmarkedet fortsat ringe vækstudsigter og fortsatte offentlige underskud danmark er de sidste par årtier blevet relativt fattigere produktiviteten er lav det offentlige forbrug fortsætter med at stige og af verdens højeste skattetryk regeringens politik med øgede skatter og afgifter for op mod ti milliard kroner forbedrer ikke fremtidsudsigterne den økonomiske krise burde have været en øjenåbner for den nuværende og forrige regering imidlertid har man ikke benyttet sig af mulighederne for at løse de kort og langsigtede udfordringer for dansk økonomi og derfor står danmark fortsat med ringe fremtidsudsigter folketinget pålægger derfor regeringen at udvise politisk mod og

ved at sænke det samlede skattetryk mindske det offentlige forbrug og øge arbejdsudbuddet for at sikre mere økonomisk vækst

som jeg vil lade indgå i den videre debat jeg fik det oven i købet i to eksemplarer

det er jo den rene vare det er markant lavere ydelser det er markant lavere skat

de andre borgerlige partier for her kan man virkelig få rene ord for pengene

gennemliberaliseret den danske økonomi

stærkere igennem i ens eget land

markant højere produktivitet

en markant fordel i forhold til de lande som vi skal konkurrere med på det internationale marked så havde vi da klart stået os bedre og ikke værre

at man tror at offentligt overforbrug er den eneste løsning på alt man kan spørge sine græske partifæller om det har været en god

danske økonomi så enhver meget mere

slå voldsommere igennem

gøre hvis man har en skandinavisk velfærdsmodel

hårdere hvis man havde gennemført liberal

at mene at det havde været værre for danmark at vi havde stået os bedre det er jo det spørgsmålet dybest set går ud på det giver jo ingen mening at stille det spørgsmål så siger herre ole hækkerup at vi kan være enige om at meget skulle anderledes under vko årene

så langt er vi vel enige men nu husker jeg jo godt hvad det var for forslag socialdemokrater og folkesocialister harcelerede med her i folketingssalen i de år

det var ikke noget der havde været godt for de mennesker der i endnu større tal

været i økonomisk ulykke og været arbejdsløse hvis man havde fulgt herre ole

gjort noget anderledes men jeg kunne

til den tiende april i år altså to måneder og to dage

fire og tredive milliard kroner

liberal alliance har hjulpet venstre med at skrive venstres skatteudspil det

procent i den offentlige sektor

at sige hvad man tror man kan lave af kompromiser

og mere personlig frihed og det skal vi nok

al erfaring viser at det parti en statsminister er afhængig af er det parti der får mest indflydelse

fru i spidsen for dansk folkeparti i nullerne

livet jo det tror jeg at fru julie skovsby kender ret

komme til at virke efter hensigten

som er gennemregnet af uafhængige økonomer og hvor vi fortæller

for cirka halvtreds milliard

mere ambitiøse til næste valg

tyske liberale parti op som sit store og egentlige

liberal alliance

på den måde jo synes man selv er et ambitiøst parti

hvor er det man mener at venstres

vil jeg gerne oplyse spørgeren om den seneste udvikling i tysk politik det gik jo meget bedre for fdp i slesvig holsten end forventet målingerne sagde de ville ryge ud og de endte på over otte procentpoint så vidt jeg husker i nordrhein westfalen

med at få en fremgang og ikke en tilbagegang og derfor er nordrhein westfalen nu den tredjebedste landdag for fdp

det skulle socialdemokraterne måske skrive sig bag øret så blev der sagt noget om dream on modellen det var der også en af ordførerens partikolleger der talte om

jo er de økonomer som regeringen læner sig op ad jeg ved godt man ikke troede på

men efter valget hvor man er blevet mere seriøs bruger man de økonomer som liberal alliance brugte før

det politiske spektrum er bygget op jeg er sikker på at enhedslisten også ønsker at socialdemokratiet skulle gå endnu mere amok i afgifter og statsstørrelse og sådan er det jo med forskellige partier hvis liberal alliance var helt enig med venstre havde vi meldt os ind i venstre i stedet for at have vores eget parti det var der så

at man skal afskaffe topskatten halvere selskabsskatten

har ikke nogen hemmelighed i fordi

vores politik vi forsvarer vores politik

vores glimrende samarbejde om udlændinge og integrationspolitikken

der lige har talt om at være i opposition til virkeligheden

jeg forstår at socialdemokraterne mener at liberal alliance er et farligt parti og det er vel fordi vi vil ruske op i den socialdemokratiske beton som desværre hersker i det her land vi er helt ubekymrede og glade ved at skulle være flertal med venstre efter næste valg vi har en klar politik der handler om åbne grænser og lukkede kasser og selv om vi har lavet nogle minimale ændringer med den nuværende regering er det stadig vores målsætning at gennemføre det der er vores egen politik

kun anbefale også til socialdemokraterne gå dog efter indholdet find ud af hvad

dag derfor vil jeg prøve at putte lidt ekstra på

om pointsystemet sidste år og vil herre simon emil ammitzbøll

pointsystem hvis venstre skulle finde på

også opsummeret her til sidst af herre simon emil ammitzbøll og jeg tænker på det

stillede forslag om

sammen til forhandlinger med regeringen om skattereform for at kunne spille en afgørende rolle

også smart set herre anders samuelsen bliver citeret for at sige at de to partier så vil kunne og jeg citerer

efter hukommelsen pille tidsler ud af regeringens forslag man må forstå

de ting som vi siger for det første synes vi jo at det er en klar tidsel

skal betale en særlig skat alt efter hvilken alder

er vi meget bekymrede over den ændring man vil lave i folkepensionen hvor vi synes at man straffer dem der sparer op til egen pension altså den måde man rokerer rundt

tillægget på og for det tredje vil jeg nævne de markante afgiftsstigninger som jeg er lidt forundret over herre jesper petersen benægtede der var men som dog tæller med med over to milliard kroner i finansieringen i det forslag regeringen

også gode elementer reguleringen af overførselsindkomsterne

noget der er positivt og noget der er negativt og sådan vil det være men vi har altid den tilgang til forhandlinger

i en liberal alliance retning

der er jo har det vist sig rigtig mange eksempler på at der allerede i dag er regler der afhænger af alder

også ligegyldigt men det er der altså så det er ikke i sig selv

inden for skattesystemet men

gerne vil kvittere for i den her omgang er

det trækker i den rigtige retning

aldrig aldrig skal stille ultimative krav

som vi har fremlagt vi vil gerne have at der kommer et lavere skattetryk vi vil gerne have at der ikke er en dansker der skal betale mere i skat i morgen

vi har påpeget nogle tidsler jeg kunne finde på flere men det betyder jo ikke at man ikke kan tale om tingene og se om man kan finde en løsning men det må vi vi se i forhandlingerne

friske reformmilliarder

ønsker jeg ikke at være medie for diskussionen mellem venstre og socialdemokraterne den må partierne sådan set klare for sig selv vi synes i liberal alliance at der er brug for noget meget mere ambitiøst end det regeringen lægger op til det er derfor vi foreslår at man skal halvere halvere selskabsskatten at man skal afskaffe topskatten

to gode eksempler på hvor man kunne starte og det nytter jo ikke noget at man bliver ved med at have et ønske om at det offentlige forbrug bare skal stige og stige både fra den ene og den anden side af salen man burde have et ønske om at det skulle falde

regeringen er grundlæggende uambitiøs på mange punkter men når vi så kommer ud

hvad det er dansk økonomi har brug for selv om de store partier lader som om det er en vigtig diskussion de har gang i det

kan jeg love ordføreren jeg vil gerne kvittere for at venstre endelig efter mere end et årti er vågnet op og taler om skattelettelser

så skal vi nok presse på for at ambitionsniveauet bliver endnu

han snakkede om liberal alliances

det var de tal som kom frem under debatten

set også til sidst fra liberal alliance selv

egne forslag men jeg undrer mig ærlig talt over hvordan man egentlig vi finansiere det her

som herre jonas dahl burde rose liberal alliance for så er det faktisk at vi både har forslag til den ene og den anden side om både udgifter og indtægter det er faktisk i orden

drømmer vi drømmer

et danmark hvor

har meget mere at sige om sin egen tilværelse

tjene sine penge kan tage sig af sig og sine vi drømmer om et samfund

bureaukrati og regler vi drømmer om et samfund der er friere og rigere så ja vi drømmer i liberal alliance

ø hvor herre simon emil ammitzbøll og kompagni må befinde sig

dansker i starten af trediverne

om det er folkeskolelærere eller social og sundhedsassistenter

hvad man i øvrigt måtte svare det er jo et eller andet sted ret morsomt

at de fyrretusind færre offentligt ansatte blandt andet

ude i kommunerne de skal blandt andet findes ved at kommunerne selv finder ud af hvordan man kan klare sig bedre

vi ved at modellen allerede bliver praktiseret i horsens kommune

en venstreborgmester og sig gøre både i borgerlige og socialdemokratiske kommuner

at slukke for drømmene om et bedre danmark

så er det fru benedikte kiær som konservativ ordfører i anden runde

dagens afslutningsdebat stået i skattens tegn hvilket er ganske naturligt efter at regeringen i går præsenterede sit udspil til en skattereform

en reform som er blevet slået meget stort op men jeg må lige i al stilfærdighed nævne at baggrundstæppet er at regeringen i sin otte måneders levetid har hævet skatter og afgifter med godt seks milliard

vores kendte lo familie betydet

hundrede kroner mindre til rådighed om året

i hvert fald givet udtryk for at vi har et rimeligt skattetryk

det konservative folkeparti fuldstændig uenige i at være europamester i skattetryk er ikke en medalje jeg er stolt af for det betyder mindre råderum til familierne ligesom det lægger en tung dyne over væksten for nogle timer siden undrede statsministeren sig i sin tale

til regeringens udspil til skattereform

ligesom udspillet med et højere beskæftigelsesfradrag gør det mere attraktivt at arbejde ja det er sød musik i konservative ører men vores smil stivnede da præsenteret for finansieringen af skattereformen

når det drejer sig om indtægtsgraduering af børnefamilieydelsen

er absurd at der er forskel på om man er gift eller ej

i den ene familie er forældrene gift

de to familier tjener nøjagtig

i forhold til hvornår der skal skæres i børnechecken så

absurd at der bliver skåret i børnechecken hos den ene familie mens

hvis der er noget det konservative folkeparti ikke bryder sig om

at vi har foreslået at børnechecken

bør laves om til et skattefradrag

debatteret godt og jeg må sige at vi

fået nogen særlig gode og klare svar fra regeringspartierne eller for den sags skyld statsministeren

har nået pensionsalderen dem sender regeringen på pension regeringen regner ikke med at de har noget at bidrage med på arbejdsmarkedet jamen

længere vi er sundere og ja min egen far slap først arbejdsmarkedet da han blev otte og halvfjerds år

mange som trods de har nået pensionsalderen stadig er friske og som faktisk gerne vil deltage fuldt ud på arbejdsmarkedet eller fortsat drive deres egen virksomhed

meget at regeringspartierne i dagens debat ikke er mere bekymrede over grænsehandelen

lægger op til at afgifterne kan stige

hvor det er kommet frem at hver fjerde øl som drikkes i danmark er hentet syd for grænsen grænsehandelen

de seneste afgiftsstigninger vil virkelig kunne mærkes på den øgede grænsehandel for det at handle syd for grænsen er ikke kun et fænomen man kender i sønderjylland det er noget der er ganske udbredt over hele landet i regeringens udspil står der også at

påvirke arbejdsudbuddet negativt så det er

kalder for tidsler og som vi mener der skal luges godt ud

skjul på at vores ambitioner er større end dem som regeringen har fremlagt

afgørende at det samlede skattetryk bliver sænket vi kvitterer

at regeringen har taget hul på skattelettelser

vi er enige i at skatten på arbejde skal sænkes men der er

også brug for at marginalskatten bliver lavere for alle

for vi ved at landene omkring os dem vi

er i fuld gang med at sænke selskabsskatten og så mener vi at der også er behov for at der bliver taget fat på en række punktafgifter for eksempel fedtafgiften som vi erkender ikke var verdens bedste idé

og det betyder mere tryghed for den enkelte

fru pernille rosenkrantz theil

konservative på en år har skiftet holdning fra at ville have

procent vækst i den offentlige sektor og øremærke

til sundhedsvæsenet nu går man så ind for nulvækst i stedet for

til sundhedssektoren er røget så lad mig da gå ind og se hvad konservative så har gjort ved deres sundhedspolitik for det må

måde enten har fundet noget ny finansiering

til hvad vi skal gøre med sundhed men nej

psykoseteam lighed i sundhed kræftbehandling genoptræning

fokus på idræt mere undervisning i forebyggelse forebyggelse målrettet de svageste grupper øget forskning øget anvendelse af teknologi pulje til aktiv byplanlægning og forebyggelsespris

vi har oplevet øgede skatter og afgifter og vi står også

er brug for at holde de offentlige udgifter i ro nogle år og så sørge for at der bliver mere plads til det private initiativ og dermed også

bliver vi alle sammen rigere og så vil der

man ikke går ind og fjerner de her ting på mig virker det jo som om de konservative har alle mulige fine

konservatives stærke værdier er sund økonomi

hvis det eneste der har forandret sig er at er kommet ny regering så må det

procent til nulvækst og man stadig væk har så meget liggende herinde jo betyde

det synes jeg måske alligevel er lige flot nok på et tidspunkt hvor vi har krise og hvor den tidligere

jo efterlod et ret stort hul i statskassen der er vel ikke nogen grund til at slå det hul

berolige spørgeren om

nogle holdninger vi har nogle mål og vi har nogle principper

står på vores hjemmeside ligesom det står

at man har nogle holdninger og principper og nogle veje man gerne vil

både her i anden og også første

meget optaget af børnechecken og af den måde den indgår i

der er mange her i salen og også mange ude blandt den almindelige befolkning der interesserer sig for

interessant at få ordføreren til at forklare mig er at

som er til stede her i aften i bt at han var parat til at fjerne børnechecken fra de mest velhavende familier ordføreren har så i går

børnechecken fra de mest velhavende familier

vi altid sagt at vi altså ikke går ind for at marginalskatten stiger så hvis man fjerner noget som betyder at marginalskatten stiger så skal man gå ind at kompensere for det

og fortælle hvad vi egentlig mener der skal ske med børnechecken stedet for vi har foreslået at det hele bare laves om til et rentefradrag

set sagt lige siden den tiende januar hvor vi præsenterede vores

godt nok da sagde ordføreren så ikke

det kunne vi jo så have haft taget lidt tidligere

ordføreren til at definere for mig

den velhavende familie

at marginalskatten stiger for nogle grupper

at marginalskatten stiger for det betyder at

betale sig at de sidder og tæller på knapper

fuldstændig absurd

børnechecken det er dem der har giftet sig mens den anden familie

og det viser sig så med al tydelighed nu

som så siger at vi bare

endnu mindre end det var for et halvt år siden

skal jo ikke begynde at sige at det det så meget meget slemt ud faktisk

vi har en god og sund og stabil økonomi det er jo nok også derfor at vi har så lav rente som vi har i danmark

vi faktisk er mest enige med os selv vi har vores egen selvstændige politik vi har vores egne forslag og vi kommer også med vores forslag til hvad vi synes der skal luges ud

og hvad vi har af ønsker til de her skatteforhandlinger som

er ingen der er enig med nogen som helst og man er heller ikke enig med hinanden dansk folkeparti vil én ting venstre

så glemt finde ud af hvor man hente pengene og

offentligt ansatte og de konservative

mener så det de selv mener det er

for at vi nu får bekræftet også af den konservative ordfører så bare til det underskud der nu var jeg medgiver gerne at det er blevet mindre end det så ud til at

som ligger på den forkerte side af halvfjerds milliard kroner synes de konservative nu ikke at er et problem

hvornår rammer vi så isbjerget

har ansvaret for det med hensyn til at det er fire partier med hver deres politik er jeg meget overrasket over

det er fire forskellige borgerlige partier som har ting vi er enige om og ting vi er

plus nogle af de ting som regeringen har foretaget sig gennem de sidste otte måneder

nu ville konservative igen det sker jo med

nærme sig en flad skat som liberal

noget som

den ultraliberalistiske vej

få en lavere skat end blandt andet i usa

høre ordføreren

her besparelser skulle findes henne

tidligere på dagen spurgte min kollega

at have sammenlagt skoler og sparet på ældrepleje

fjernet topskatten er sådan set en gammel nyhed det var

folkeparti også ude at sige i to tusind og otte

ikke noget nyskabende i det konservative folkeparti at vi gerne marginalskatten

vi kan sørge for at få skabt et større råderum i vores økonomi blandt andet at vi holder det offentlige forbrug

i ro nogle år og måske kommer hen på det niveau

nyruptiden jeg mener faktisk ikke

at man faktisk kan gå ind med effektiviseringer og modernisering og

kunne man jo bruge udbud mere

de forskellige syn på

hvordan skattetrykket skal være så

vi kan gå ind og kigge på hvis man ser

skal ind og finde i forhold til den demografiske udvikling

hvor vi siger det må kunne lade sig gøre ved at man er mere effektiv man bruger mere

hele taget sørger for at modernisere den offentlige sektor

man er ikke enig om ret meget og da slet ikke om hvordan væksten i det offentlige

tretten milliard kroner man glemmer så lige at finansiere en stor del af dem det tiltror jeg ikke de konservative jeg er sikker på at man finansierer alt det man foreslår

med de besparelser der skal til derfor hæfter jeg mig ved at de konservative jo havde en plan om at det offentlige forbrug skulle stige med nul

procent da man havde den plan havde man råd til

at udgifterne til sundhed kunne vokse med op til to milliard kroner om året nu går man så ind for nulvækst så er mit spørgsmål skal udgifterne til sundhedsvæsenet stadig væk stige med op til to milliard kroner om året og hvis de skal det og der er nulvækst i kongeriget

kommunerne så spørger jeg bare på borgernes vegne

af medlemmerne af regeringspartierne at

sammen mente det samme burde vi jo bare fusionere til et parti

blandt andet kan vi sagtens finde sammen om at vi egentlig ønsker at køre danmark i en mere borgerlig retning

med hensyn til det offentlige forbrug

at man kan sætte gang i nogle reformer som også giver et afkast

at vi synes man skal prøve at stoppe den automatik

og de får stemmer nok til det for politikken stritter jo i alle retninger lad mig bare tage et eksempel vi har behandlet i folketinget for ganske få dage siden nemlig et beslutningsforslag fra det konservative folkeparti

som det første spørgsmål også handlede om nemlig svaret til de borgere der sidder derude nu og ikke kan finde ud af hvad de borgerlige mener om grundskyldens fastfrysning for det er man ikke enig om i de borgerlige partier

eller er det ufinansierede skattelettelser

kalkuleret med at man virkelig skal

tingene stige og stige stige vi taler om at der skal være

med hensyn til det

fire forskellige partier men

finde ud af det i ti år så

efter næste valg så

er enig med regeringen

skal der nok følge finansiering med det kan jeg berolige spørgeren

er penge til de tiltag som vi gerne vil sætte i verden så bare rolig på det

stige så meget som en lang række interesseorganisationer gerne ville have at de steg

korrigere der er ikke tale om uddannelsessnobberi

hvis man var under fire og tyve år hvis man opfyldte en række krav så jeg synes da det er helt fornuftigt at man ser på

den konservative ordfører selv var minister i var at der forsvandt en hundrede og tredive job

vores skattereform regeringens skattereform som er blevet fremlagt har vi netop kaldt danmark i arbejde fordi vi simpelt hen skal have skaffet flere job

ordførertale gennemgik ordføreren

alle de ting som man kunne lide i vores

konservative ordfører sige noget om iværksætterskatten som man selv tidligere var med til at indføre og som vi vil afskaffe med den her skattereform og jeg hørte heller ikke den konservative ordfører sige noget som helst om det investeringsvindue som rent faktisk også vil skaffe tusindvis af nye arbejdspladser

det konservative folkeparti i forhold til at afskaffe iværksætterskatten og i forhold til at åbne et investeringsvindue

et oplæg på tre og halvtreds sider minutiøst i forhold til hvad vi synes er ok hvad vi synes

som bliver nævnt om iværksætterskatten

stop and go politik

se på hvordan vi generelt set kunne sørge for nogle bedre rammevilkår for vores erhvervsliv

mange år frem så man virkelig kan se mange år frem som virksomhed og foretage nogle

som man indførte i to tusind og ni og som resten af folketinget har slået regeringen oven i

i forhold til afskrivningsmulighederne

der kunne være med til at sætte gang i den danske industri og

det forsøger vi at sætte i gang med skattereformen så var der også mulighed for at være med til at rette op på

med i en regering hvor der rent faktisk forsvandt en hundrede og tredive arbejdspladser hver evig eneste dag

iværksætterskatten vi vil da gerne erkende nogle af de ting som vi ikke var glade for men til gengæld også hvad vi synes var rigtig rigtig godt det ser vi

et investeringsvindue

men mere bredt så vi sikrer os

er nogle rigtig gode rammevilkår for vores

at forholde sig til at konkurrencen rundt omkring os er rigtig hård og når landene som vi konkurrerer meget tæt og meget hårdt

doris jakobsen bedt om ordet som ordfører jeg forstod at der var en trafikforsinkelse fra grønland

jeg har været politiker i ti år

som grønlandsk folketingsmedlem er det vigtigt at fokusere på de grønlandske mærkesager derfor vil jeg gerne sige et par ord som sagt er jeg også grønlandsk landstingsmedlem der har været stor diskussion om

udenlandsk arbejdskraft og meget mere de grønlandske huse har mistet deres bevillinger til deres sociale projekter de sociale projekter er meget vigtige for de grønlandske boende her i danmark for de giver mere ansvar og vilje til at arbejde derfor har jeg kontaktet socialministeren

håb om at løse problemerne for at støtte fangerne i grønland på grund af sælskindsforbuddet

i eu landene og inuitundtagelsen har jeg talt ved demonstrationen foran magasin opfordret udenrigsministeriet og den arktiske ambassadør til at gøre mere i eu

at great greenland deltager i deres

planlægger jeg en forelæggelse i folketinget omkring

flere milliarder kroner i kassen for at sikre vores land mod skatteflugt har jeg fået tilsagn fra den danske skatteminister om ekspertstøtte hvis vi vil lave en undersøgelse af pengeflugt fra grønland til skattelylande derfor håber jeg på et godt samarbejde mellem grønland og danmark den store risiko i vores farvande er vores beredskab for at sikre den bedste viden om beredskab har jeg deltaget i socialdemokraternes besøg hos det danske beredskab dette besøg har været inspirerende

en katastrofe desuden håber jeg på at danmark og usa vil forbedre samarbejdet

omkring grønland

thulebasen vi har store problemer med vores anstalter på grund af vores lange venteliste for at kunne bidrage med andet end klager over ventelisterne til fængslerne har jeg studeret de løsninger

mere samfundstjeneste i danmark og foreslået tilsvarende nyordninger indført

i grønland vores lovgivning

kriminalitet er bagud jeg vil derfor opfordre justitsministeren

han skal være opmærksom på det alle forbedringer ved lovgivning

jeg mener at diis rapporten vedrørende cia flyvningerne viser at der er et problem hvad angår fælles fortolkning af tingene i den danske regering justitsministeriet og udenrigsministeriet har to forskellige fortolkninger

hvad man gør og dette kan vi fra siumuts side ikke finde betryggende tværtimod det skaber

uro og ubetryggende rammer når det er danmark som står for sådanne aftaler og grønland ikke har egne kompetencer kompetencer til at varetage disse danmark må stå sammen

sådanne vigtige emner for og med grønland til slut vil jeg gerne sige

mellem grønland og danmark foregår på et godt grundlag baseret på vores lange historie sammen med stor respekt for vores forskelligheder og vores fælles historie med respekt for hver vores politikere og politiske målsætninger jeg ønsker alle en rigtig god sommer og jeg glæder mig til at se jer igen

og i den forbindelse var

skaf os nogle ordentlige makrelkvoter ellers vi blive nødt til at gå imod regeringen

vi regne med at det er er noget som ordføreren har en aftale med det socialdemokratiske

det er vigtigt at sikre

jeg forstår at ordføreren siger at hun under alle omstændigheder vil sikre regeringens flertal

med hensyn til hvalfangst

forsvare vores regerings arbejde jeg vil ikke være med til

meget stor betydning for grønland og jeg vil høre om siumut er enig i de meget meget afdæmpede konklusioner der er i den efter min mening

at få oplysninger derfor er det ikke betryggende

høre de andre landes kommentarer til det

jeg

for ordet

at sige tak for debatten

var stor når man sådan hørte debatten for anden gang

i diskussionen og de beslutninger der er foran os og jeg oplever et folketing der er parat til at være i arbejdstøjet i noget tid endnu det er gode ting vi har diskuteret i dag det er vigtige ting og det vi må konstatere efter dagens debat er jo at det stadig er

og den optager selvfølgelig også os her i folketinget detaljer og teknik flyver igennem luften men jeg tror

at vi finder sammen om løsninger

om en skattereform som betyder at færre danskere betaler topskat

får en skattelettelse så det bedre kan betale sig at arbejde at virksomheder får en håndsrækning så de kan investere i maskiner og produktionsanlæg

som bidrager til løsningen

at levere varen det er nu at ord skal følges op af handling debatten om skattereformen i dag har været nyttig

om alt sådan må det også være men jeg tror egentlig at vi alle kan være enige om

skal foretage egentlige forhandlinger om reformen det må ske under forhandlinger i finansministeriet men jeg synes

må kunne blive enige om

videre og sigtet er jo fuldstændig

tohundrede og halvtredstusind danskere slipper for at betale topskat og får nedsat skatten på den sidst tjente krone med fjorten procentpoint det synes jeg der er store perspektiver i

tre millioner danskere

det er der også store perspektiver i

gevinsten ved at være i beskæftigelse

arbejde og færre fastholdes på overførselsindkomster

at hvis vi gør det her så vil hele det danske samfund blive rigere

med næsten femtentusind flere i job

vil blive styrket med tre

det er der også perspektiv i regeringens reformudspil vil øge arbejdsindsatsen gøre danskerne

vi er også i gang med trepartsforhandlinger

har ikke fyldt så meget i debatten i dag

naturligt for de har ikke ramt folketingets bord endnu men en trepartsaftale vil formentlig også skulle udmøntes her i folketinget

er en krumtap i regeringens politik

på vejen et vigtigt mål med trepartsforhandlingerne

den samlede arbejdstid så vi kan

jo vi finde konkrete løsninger på en række konkrete problemer

mere målrettet beskæftigelsesindsats

de unge har

som vel nok er hårdest ramt af krisen

og det skal blandt andet ske i de trepartsforhandlinger vi nu har startet her skal vi forhandle om regeringens ungepakke

i virksomhederne og om bedre uddannelse

tak også til fru doris jakobsen som tog ordet her i den sidste del af debatten

rejser naturligvis nogle vigtige spørgsmål

kritikken af fangerne som man synes er blevet for voldsom

om de anstalter som man er bekymret for i forhold til kapaciteten jeg er fuld af forståelse for at man gør sig mange tanker om hele råstofudviklingen i grønland der er mange perspektiver

og det er godt at vi deler det med hinanden og derfor har vi også tydeligt signaleret at hvis der er noget vi kan gøre så bidrager vi gerne i forhold til anstalterne

har justitsministeren justitsministeren sagt at han vil påtage sig en udredning af hele området så det kommer vi også nærmere tilbage til i vores samarbejde

godt kvittere for det samarbejde vi har med fru doris jakobsen og de nordatlantiske folketingsmedlemmer

det der blev sagt om diis rapporten jeg kan forstå at man ikke er

foretaget en ny udredning

til debatten

vidt omkring i dagens debat fra surdej i rugbrød

mystikken om venstres tretten milliarder som jeg kan forstå må bruges til lidt af hvert

til skattelettelser og bedre uddannelse frem mod

de mange polerede og polemiske morsomheder

i min tale for snart mange timer siden da vi mødtes her klokken nul ni

folketinget rækker ud efter det der samler os og at vi nu lægger en til tider

bag os

partier for at stikke noget under stolen tonen har som sædvanlig været fri

fordomsfri og ligefrem og det er godt

i morgen og

opfordre til at vi bruger til at komme videre

jeg vil opfordre til at vi bestræber os på at nå resultater sammen for det er det danmark har brug

lavet nogen form for regulering af tidligere men jeg har forestillet mig

vi først giver ordførere og gruppeformænd ordet for korte bemærkninger

nørby værsgo

ja men det er fordi vi ikke har haft lejlighed til

godt gøre hvis man gerne vil tale sig væk fra hinanden

statsministeren ser nogen mulighed for at man kan diskutere skattereformen samlet

skatter og afgifter med den anden hånd sammen med enhedslisten på et senere tidspunkt

og at vi kommer til at kigge på skattereformen

til en teknisk diskussion af de her spørgsmål på mange måder har vi jo egentlig haft en god diskussion om fremtidens skattepolitik i danmark og det skal man vel sætte pris på så til det spørgsmål fru ellen trane nørby stiller

og det synes jeg også at jeg gjorde tidligere på aftenen og det synes jeg også finansministeren har gjort både i forhandlingslokalet og uden for og alle steder jeg har ingen problemer med at forstå at de partier som er med til at reformere

også vil have indflydelse på hvad de milliarder skal bruges til jeg synes det er naturligt

og det må vi jo tage videre inde ved forhandlingsbordet jeg kan næsten ikke sige det meget tydeligere jeg forstår sådan set godt det budskab som venstre har givet på det her punkt

vil man også have indflydelse på hvad skal bruges

større tal

at og afgifter med over seks milliard kroner og afskaffet skattestoppet så vi jo ikke taler om at en skatteomlægning reelt set kommer til at kompensere danskerne

hvis det er tretten milliard eller femten milliard

meget svært at finde tretten milliard kr hvis man samtidig gerne vil leve op til det man tidligere har sagt om at man gerne vil have en vækst på nul

procent i den offentlige sektor jeg er bange for at regnestykket ikke hænger sammen men det må man jo også tage

mit budskab synes jeg egentlig er ganske klart jeg

at hvis man er med til at reformere og skaffe nogle midler

have indflydelse på hvad de midler skal bruges til det synes jeg er et klart budskab fra venstre det har vi

et teknisk spørgsmål hvis man kan sige det på den måde der er jo en del af

ordførerne for s og

at udnævne har sagt

model citat slut

at regeringen selv blandt andet

siger at finansministeren har sagt at dream modellen

er rigtigt når herre simon emil ammitzbøll siger det jeg kender ikke selv citatet men det kunne finansministeren sagtens have fundet på at sige så det er formentlig helt rigtigt det er også rigtigt at vi bruger dream modellen i

til de fremtidige åbningsdebatter og afslutningsdebatter

fået regnet vores tal igennem på kan man se at

end hvis vi gennemfører den nuværende regerings politik

på samme måde de ville ikke have fået stigende afgifter og i øvrigt ville de have fået en lettelse i bundskatten

men jeg kan ikke stå på mål for liberal alliances politik og deres beregninger jeg kender dem ikke og jeg vil ikke stå på mål for dem

jeg har forstået er at man ikke vil have så høj vækst i den offentlige sektor at man leger med tanken om at man kan leve uden fyrretusind offentligt ansatte

økonomerne ikke mindst fordi forskningschefen for disse fremragende forskere jo her i

information sagde at når nu det udviklede sig meget anderledes

man måske overveje om det var rigtigt at prioritere det at øge arbejdsstyrken som det absolut vigtigste om man skulle fastholde den prioritering

sagt om troværdigheden blandt disse fortræffelige mennesker

hørte jeg rigtigt sagde statsministeren at hvis man øgede afstanden mellem arbejdsløshedsdagpenge og løn så ville vi få flere i arbejde

arbejdsstyrken tror jeg man skal være meget forsigtig

afmelde eller aflyse hele den debat vi har om at vi kommer til at mange flere hænder for tallene taler deres eget tydelige sprog hvor vi i starten af nullerne var fire mennesker på arbejdsmarkedet for hver gang der var en folkepensionist så kommer vi i og tyve til at være tre mennesker på arbejdsmarkedet for hver gang der er en folkepensionist

og tyve får vi sådan set lidt større udfordringer med de prognoser der ligger på nuværende tidspunkt

men vi bliver også økonomisk nødt til at tage højde for det så derfor vil jeg fraråde at man begynder at afblæse den målsætning vi har har om at vi skal have flere mennesker der arbejder og have flere mennesker i arbejdsstyrken

være rigtig rigtig trist for dem der skal overtage velfærdssamfundet frem mod

når frem til at noget er meget meget vigtigt ud fra nogle forudsigelser om hvordan det vil gå så kommer man nogle år frem i tiden og så viser det sig at det

som man havde forudset men i stedet for

at man skulle korrigere kursen så siger man bare at man fortsætter som man hele tiden har gjort jeg vil bare i al stilfærdighed sige

ikke nødvendigvis lyder vældig klogt det andet spørgsmål jeg stillede var er det rigtigt forstået at statsministeren mener at det at øge afstanden mellem

øger beskæftigelsen og i givet fald hvordan fungerer den

hvis der kom mere arbejde og også godt hvis der kom flere mennesker i

det må da være en god ting at vi hver eneste dag kæmper for at flere mennesker bliver i stand til

være på arbejdsmarkedet det er forskellige ting der skal til men det er jo det vi alle sammen er optaget af at flere mennesker kan blive en del af arbejdsfællesskabet

at gå på arbejde

også skal have

der ikke får en gevinst ved at gå på arbejde

en gevinst der ligger over to tusind kroner for mig at se er det en gevinst at det er sådan for lavtlønsgrupperne og jeg tror også man kan spørge næsten en hvilken som helst person som ligger i gruppen af lavtlønnede om de ikke synes at det egentlig er i orden at de kan mærke at

at de er på arbejdsmarkedet frem for ikke

så finder vi dem et andet sted

når vi finder penge ét sted bruger vi dem et andet sted for det er jo ligesom

tanken om at man jo egentlig også kunne reducere det offentlige forbrug og så bruge det som man sparede på skattelettelser er en

for regeringen

kan godt forstå at statsministeren har haft paraderne

nu at høre statsministeren sige

til side og skulle nu

åbne os for hinanden åbne armene og

gået hjem og seerne har lagt sig til at sove og

sig nu spørger jeg bare forsigtigt

nogle penge som vi så kunne bruge til skattelettelser sådan at vi reelt

parti i folketinget det fuldstændig legitimt

dansk folkeparti stadig deler

fremmed for de konservative

at borgerne får det tilbud de forventer

finde fem milliard kroner i besparelser fordi vi kan modernisere og

jeg vil bare sige lidt alvorligt at det

at vi kan se er noget der mere ligner skattelettelser

rigtige skattelettelser men det er det jo rent faktisk det er

sænke skattetrykket i danmark

det konservative folkeparti vil være tilfredse man vil måske

at det er noget man egentlig gerne vil være med til

få løftet tohundrede og halvtredstusind danskere ud af topskatten

dem har vi nu muligheden for at få løftet ud fordi vi har fundet finansieringen til det

i købet på en måde som er socialt afbalanceret

iværksætterskatten som vi gerne vil afskaffe afskaffe jeg ved godt at det konservative folkeparti var med til at indføre men jeg tror der er mange virksomheder som ville synes at det

spændende at komme af med den

vil måske mene da mange har meldt sig at en anvendelig form kunne være at hver havde en kort bemærkning og så fik alle ordet så det er det jeg vil gennemføre det efter og herre kristian jensen er den første

genhørsglæde under debatten

af den første tale for snart mange timer siden her i folketingssalen jeg synes alligevel at statsministeren var en lille smule mere imødekommende her til sidst end

forstilt uenighed om hvorvidt der skal være

en synes vi i venstre og det synes regeringen der skal være

en ny budgetoversigt for maj måned

er enige om skal vokse

muligheder her og egentlig opfordre ordføreren til at stille

at få svar på men jeg vil gerne sige noget som er principielt i forhold til det der og

siger nu er det fru ellen trane nørby har sagt bliver for teknisk til debatten det er meget meget vanskeligt at kræve skattelettelser for tretten milliard kr samtidig med at man siger at man vil have nul procent i udgiftsvækst

udgøres af omprioriteringer i den offentlige sektor det regnestykke hænger simpelt hen ikke sammen

synes at vi er dumme fordi vi ikke forstår det

i stedet for at lægge sin skattepolitik frem som en youtubefilm

jeg tror det vil være nyttigt for alle

det var i hvert fald det der blev forlangt af os dengang vi sad

regeringen skriver i sit regeringsgrundlag at man vil hæve ulandsbistanden til en procent af bni det fremgår ikke nogen steder

og tyve planen så vil statsministeren ikke redegøre for hvornår man kan forvente at regeringen fremlægger finansieringen

det er også klart at vi er i en tid hvor vi

at få tingene til at passe så vi har stadig den ambition at vi gerne vil op på en procent vi er ikke nået

om makrelsagen på færøerne i sin redegørelse det var for at tage hensyn til rigsfællesskabet og for at tilgodese de store økonomiske interesser man har deroppe i

vil statsministeren ikke redegøre for det logiske i regeringens ageren i

der må man jo sige at

er optaget af at regulere bankerne vi har ikke noget ideologisk problem med at regulere bankerne og vi

gået klart til opgaven i eu for yderligere at regulere

fået gennemført et kapitalkravsdirektiv og vi har også fået gennemført et direktiv om derivater

ikke tobinskatten men tobis

er jo ikke helt i overensstemmelse med sandheden

til virkeligheden at der er nogle arbejdstagere som er meget afhængige af det såkaldte

sted hvor der er mange håndværkere

de vil nu ikke længere kunne have et arbejde i københavn og bo på

det hjørne dernede med at forstå hvad der bliver sagt jeg beklager

her spørgsmål ved

er rigtigt at regeringen har lagt sig i selen

at finde nogle gode løsninger

social dumping et af de forslag vi har lagt frem er at man skærer

kan arbejde på nogle andre vilkår i danmark

min forhåbning at danske lønmodtagere stadig vil bruge det her fradrag danmark har brug for mobiliteten og derfor fastholder vi også et

i vores forsøg på at gå imod social dumping på en rimelig effektfuld måde

inde at diskutere det her fradrag

et tankevækkende indlæg som statsministeren holdt her i anden runde som jo var som flere

statsministeren var på

mindelser tilbage fra min egen ungdom nannas store hit sammenhold du men det ændrer sådan set ikke ved at der jo stadig væk udstår nogle politiske forskelle også i relation

nogle skal i gang med

regeringen indgik en aftale med

at stemme for finansloven

med venstre vil det have nogen betydning vil det ligge som en ånd ond eller ej over de forhandlinger som vi skal i gang med nu ja eller nej

i løbet af aftenen det er altid godt at få det med men jeg må sige at nu forhandler vi

at vi gerne vil forhandle det har vi sagt igennem nogle dage vi vil gerne forhandle og vi tror på at en skattereform som bliver vedtaget bredt i folketinget er en rigtig god ting

en skattereform muligvis være mere værd end det slutresultat der er

jeg vil gerne endnu en gang takke enhedslisten for de mange gode resultater vi har skabt i

man læser regeringens resultater meget af det er skabt med enhedslisten meget af det er også skabt med andre partier jeg tror at det vi skal gøre nu er stille og roligt at sætte os ned komme i gang med forhandlingerne og så koncentrere os om at finde det der samler os

vi har jo stadig et tilknytningskrav

foreslår vi en ændring af rentefradraget med virkning fra to tusind og sytten derfor skulle jeg tage meget fejl hvis det ikke er sådan at der inden to tusind og sytten har været et valg så vælgerne kan tage stilling til det så det er jo egentlig meget klart vi har fuldstændig ro om boligskatterne i den her valgperiode det er også det vi har skrevet i vores regeringsgrundlag og så foreslår vi så en ændring af rentefradraget fra to tusind og sytten i øvrigt en ændring af rentefradraget der bygger videre på de ændringer af rentefradraget som vk regeringen selv gennemførte de starter bare allerede næste år vores starter først i

så det skal statsministeren ikke være ked af sådan har det altid været statsministeren blev

og vi kunne forstå jeg spurgte den socialdemokratiske politiske ordfører om det der står i regeringsgrundlaget at man ville øge udviklingsbistanden til en procent over en årrække hvorfor står der ikke noget om det i regeringens

bare spørge statsministeren i al stilfærdighed når det nu er regeringens politik at man ikke ønsker at

der står i regeringsgrundlaget og må øge udviklingsbistanden over en årrække men først gør noget efter

i regeringsgrundlaget fra

de udviklingslande som berettiget har en forventning om at regeringen

område måske som det eneste lever løfter der bliver givet

øget udviklingsbistanden som vi har sagt vi gerne vil vi har en ambition om at vi gerne vil nå op på en procent

er regeringens ambition men vi må

og hvis man skal op på den ene procent bliver man nødt til at gøre det i den rækkefølge det økonomisk kan lade sig gøre det synes vi er det mest ansvarlige men det ændrer ikke ved at det er regeringens ambition at komme så højt op og at vi har taget det første skridt

fisk og bræmmer

det som statsministeren sagde på sit pressemøde og det

være i forgårs hvor statsministeren sagde følgende denne skattereform er netop en skattereform som også vil øge deltagelsen på arbejdsmarkedet

når det særlige ved regeringens skattereform er at den ifølge statsministeren øger deltagelsen på arbejdsmarkedet

regeringens skattereform deltagelsen på arbejdsmarkedet og hvor meget

tror at fru inger støjberg kløjes lidt i det tidligere fordi hun ikke var tilstrækkelig præcis for man skal skelne imellem arbejdsudbudseffekten af reformerne og

arbejdsmarkedet i vores plan er faktisk titusind personer

var højere med vko men deltagelsen er femten gange højere med vores plan og det gør den jo kun meget bedre for det betyder at arbejdsudbuddet ikke kun skaffes ved at

arbejdsmarkedet arbejder mere men også skaffes ved at nogle mennesker rent faktisk flyttes fra passiv forsørgelse ind på arbejdsmarkedet så deltagelsesfrekvensen og effekten er meget vigtig

mange arbejdspladser forventer statsministeren

grundlag af de reformer som statsministeren

mange flere man kan forvente at der kommer i arbejde med vores reformer og hvis man lægger det hele sammen de ting vi har gjort

på over nittentusind

det er rigtig mange mennesker og jeg synes jo det er værd at tage med at når man lægger vores kickstart energiaftale renovering af den almene sektor og

komme i behandling og så siger man

betyder det i statsministerens optik

diskuterer ikke med formanden statsministeren

har bestemt hvordan debatformen skal være og den forandrer sig også hele tiden så jeg har heller ikke helt overblik over det men jeg gør som formanden

at befolkningen får en udredningsgaranti det havde man ikke tidligere og at man får en differentieret behandlingsgaranti

behandles her og nu men de mest syge skal også behandles først og derfor har vi lavet en differentieret behandlingsgaranti sådan at der for nogle patienter vil gå en måned

andre patienter vil gå to måneder det synes jeg er en rimelig og ordentlig måde at gøre det på

at forstå debatformen her i folketinget og det tror jeg da nok lige kom til udtryk

anmode en anden minister om at komme op på talerstolen og det kunne

hun har fået svar hele dagen på de ting hun har spurgt om

det giver mening at tælle hvor mange lempelser man er i gang med

det er fuldstændig rigtigt at den her regering har skabt en ny balance i udlændingepolitikken og vi har på mange måder bragt den tilbage til der hvor den var for nogle år siden

at kræve nye stramninger på udlændingeområdet det må jeg sige at vi har det rigtig godt med vi har

rigtig godt med at det er ændringer vi har lavet sammen med liberal alliance

som jeg ser det har vi fundet en ny balance i udlændingepolitikken og en stor del af det er noget vi har bragt tilbage

ganske få år siden så vi er tilfredse vi er meget stolte af at vi har gjort det nemmere for

anerkender at dream er en troværdig model at bruge det ville

naturlig afgang over ti år

i den offentlige sektor end planlagt havde man ikke gjort det

der været ethundredetusind flere beskæftiget i den offentlige sektor i dag

kroner mere i disponibel indkomst om året og vores bnp havde været tre procent højere

altså været et rigere land er det egentlig ikke rationelt nok når der har været et overforbrug gennem næsten to årtier hvor den

end politikerne havde budgetteret med at der så er et parti der kommer ind og siger nu prøver vi at rette op

det vil gøre danmark til et mere velstående land faktum er jo at vi lige nu står til at blive det fattigste land i nordvesteuropa

det skal vi da have rettet op på og der er den offentlige sektors størrelse

set godt kan leve uden dem det er et legitimt synspunkt som man har lov til at have vi er bare ikke enige

at vi bliver nødt til at have en offentlig sektor som så at sige følger med de borgere som bor i danmark det vil sige at i takt med at vi bliver rigere og mere velstående i danmark

i regeringen og også andre partier i folketinget har den opfattelse at vi

som er beskeden men som dog sikrer en vis udvikling i den offentlige sektor alt andet ville

i modstrid med hvad der er sket igennem mange mange år

nogle år har det været mere andre år har det været mindre nu lægger vi op til en beskeden og betalt vækst i den offentlige sektor som selvfølgelig vil tilgodese de mange borgere

især fra de konservative og et lille smil som kvittering jeg kan berolige og forsikre statsministeren om at når vi ser resultatet af den kovending

socialistisk folkeparti og selv nogle af vores borgerlige venner har skiftet holdning og nu støtter det der har været en kendt konservativ mærkesag

lavere skatter så kvitterer vi med glæde og et smil årsagen til at smilet ikke fylder hele billedet er jo at et af finansieringselementerne er de øgede afgifter på forbrugsvarer

her vil jeg spørge statsministeren om statsministeren vil være indstillet på at tage ned og se hvor meget grænsehandel der egentlig er i dag jeg anerkender at vi i to tusind og ni indførte nye skatter og afgifter på grænsehandel vi lagde dem efter de anbefalinger vi fik men vi kan se

til kanten og vi er nødt til at gøre noget for at bevare arbejdspladser

det nytter ikke noget at hæve de afgifter

op bliver nødt til at vurdere

at det altså var den tidligere regering som

ville det gamle parti venstre sætte nye afgifter på så

sådan set startede nogle af de her afgifter som selvfølgelig

jeg synes ikke at det lyder sandsynligt at de ændringer der er kommet efter første januar to tusind og tolv

fuldstændig mens de afgiftsstigninger som den tidligere regering

jeg vil nok sige at vk har et stort ansvar her vi skal nok påtage os vores ansvar

følge op på jeg vil gerne bede statsministeren svare

ices anbefalinger når det gælder makrelstriden på færøerne og tobisstriden

makrelsagen er en sag som betyder meget for vores rigsfællesskab og for færingerne det er en sag som har været uløst i ganske lang tid

har budskabet fra os til færingerne været at

i forhold til makrelsagen

at stemme for det sanktionsinstrument som man gerne ville indføre i eu vi har ikke stemt imod vi har undladt at stemme

en vis indflydelse i forhold til hele det her spørgsmål fremadrettet og så har vi også sagt at hvis der bliver behov for det vil vi gerne bistå færøerne i

så meget til den anden sag men makrelsagen har en helt særlig betydning for færøerne det er vi nødt til at lytte til det tror jeg en hvilken som helst regering ville have gjort

afholdes i dag torsdag